og ved i videst muligt omfang at placere de tilbageværende opgaver uden for hovedstadsområdet når statslige enheder

for eksempel rationaliserer og i forvejen flytter rundt på arbejdspladser

også at få nogle af dem placeret uden for hovedstadsområdet det har rigtig mange jo talt om i rigtig mange år jeg tror næsten alle partier

med i deres valgprogrammer og det er selvfølgelig for at styrke udviklingen i landdistrikterne i yderområderne i byerne uden for københavn vi stemmer naturligvis for det når vi selv har

venstre dansk folkeparti liberal alliance og

at man så vil stemme for forslaget

flertal bestående af regeringspartierne og støttepartiet altså socialdemokraterne radikale venstre sf og enhedslisten indstiller det her forslag til forkastelse det synes jeg jo lyder meget

meget grundig også op til at vi fik

og vi fik en landdistriktsminister jo var at man skulle have fokus på netop også at få styrket områderne i landdistrikterne uden for københavn

man skal have særligt fokus på det når man i

at stemme imod det må jeg sige virkelig

velkendt øvelse har vi set at man siger et før valget og så gør noget andet når

kommer til handling derefter og det kan vi så bare tage til efterretning men jeg er glad for at vi fra de blå partier er enige om at indstille det her til

regeringen ikke modstander af at prioritere statslige arbejdspladser i landdistrikterne tværtimod men udflytningen af statslige arbejdspladser skal jo ske på et økonomisk og fagligt forsvarligt grundlag det var også det den tidligere regering opererede

og et det skal jo vurderes afhængigt af om den enkelte institution og arbejdsplads

i to tusind og to gennemført en omfattende analyse vedrørende udflytning af statslige arbejdspladser

sammen med et flertal i folketinget vil opdatere det vidensgrundlag som

at opdatere den analyse der lå som grundlag for udflytning af arbejdspladser inden udgangen af to tusind og tretten derfor synes jeg egentlig

erling bonnesen taler mod bedre vidende selv om jeg gerne vil kvittere for at venstre nu

så synes jeg man skal huske på at vi jo

dk har annulleret de kørselsafgifter

blive til ruiner hvor vi nu i modsætning til tidligere

at lave byfornyelse og komme af med ruinerne her synes jeg at venstre skulle tage arbejdstøjet på og være positive i stedet for

rationalisering det er vi også med på i venstre der skal rykkes rundt på funktioner og arbejdspladser for at optimere tingene

rundt på tingene netop på et område som for eksempel jordbrugskommissionerne at sige at de skal

placeres et sted uden for københavn tæt på de aktiviteter som

så er det jo fint med statistikker og analyser men lad

få sat handling bag ordene så jeg vil opfordre til at man

liberal alliance skal jeg så bare beklage men det fremgik af betænkningen

jeg råde herre hans christian schmidt som følger godt med i dansk politik

i forhold til landdistrikterne ligger en lang række gode initiativer som vi i fællesskab i regeringen vil gennemføre altså fire hundrede million

ekstra til nedrivning i to tusind og fjorten og femten

til kystbeskyttelse tres million

bedre bredbånd på bornholm annullering af herre hans christian schmidt og

af at få ændret deres eget forslag fra

forøgelse af fradrag på hotelmoms som jeg ved betyder rigtig rigtig meget for turismen udeomkring derudover fremrykkelse af investeringerne til

herre hans christian schmidt jo blandede sig i debatten

rigtig god og konstruktiv vis jeg vil godt sige at jeg synes udfordringerne i landdistrikterne er enorme og vi løser dem ikke alene ved det her vi gør det ved målrettet at arbejde for rammeforbedringer og der burde vi i stedet for at bekrige hinanden med retorik

tage arbejdstøjet på og komme videre jeg har bare den ene anke at venstre jo vil føre nulskattepolitik

de offentlige udgifter hvordan vil man finansiere alle de gode ønsker så mangler jeg at se en plan fra venstre om hvad man vil med landdistrikterne så kunne komme ind i en konstruktiv dialog om

erling bonnesen er enig i at vi selvfølgelig skal have et fuldt forsvarligt vidensgrundlag

er vi gør der er en række nye muligheder

for hjemmearbejdspladser og andre ting som vi kan tage en god diskussion om når vi når dertil og det håber jeg også at venstre

et til landdistriktsudvalget nu taler ministeren så om hvordan venstre endelig er kommet i arbejdstøjet men det er da helt håbløst at vi kan have en minister der vil fremme landdistrikternes vilkår og så kommer der ingen lovforslag vi vi kan kommentere og debattere

så kommet et i den her samling men hvor meget vækst og beskæftigelse det skaber

ministeren taler så smukt om kystbeskyttelse hvor meget vækst i landdistrikterne

er ingen tvivl om at vi er glade for kystbeskyttelsen især oppe ved den jyske vestkyst men ligefrem at stå og flashe det i folketingssalen som et vækstinitiativ er måske lige til den gode side

fordelte milliarden hvor venstre ikke var med syv og halvtreds

om året i fem år til kollektiv transport og udvikling af det i landdistrikterne og så håber jeg herre esben lunde larsen har haft tid til at læse

til kystbeskyttelse tres million kroner til bornholm og så videre

lang række initiativer der går på tværs

tager den lidt sure attitude på så lad os da glæde os over

nu sker noget for landdistrikterne der kommer penge til nedrivning og til byfornyelse der kommer penge til kystbeskyttelsen og alt sammen er med til at understøtte rammebetingelserne og sikre at der kommer vækst det håber jeg venstre vil være rigtig

virkelig rammer hårdt i landdistrikterne derudover er der en række målrettede initiativer men samlet set skal det mod to tusind og tyve give og halvtredstusind arbejdspladser jeg

helt ned i beregninger på enkeltforslag

lunde larsen at bruge den mulighed han har til at stille konkrete spørgsmål til

at drøfte regeringens strategi for landdistrikterne

så vi har ikke noget at diskutere ud fra nu kan vi så se at regeringen

en lang række offentlige arbejdspladser ude i vores landdistrikter og sammenlagde kommuner man havde politireformen

der var mange offentlige arbejdspladser der forsvandt fra landdistrikterne nok den mest centralistiske reform i nyere tid så så ud over at kritisere og det er

ret og pligt kunne det måske også være dejligt at høre hvad det venstre vil her

hvad det er de vil så vi ligesom har

i gang med at centralisere igen det er netop

vi kan finde hinanden for venstre sagde jo nej til udligningsordningen man sagde nej til

forbedringer af den kollektive trafik der var man ikke med til at stemme for nu håber jeg på med det nye initiativ med fire

med tres million kroner til bornholm

til kystbeskyttelse at venstre også synes det kunne være rart at

fra vores yderområder eller i provinsen har gjort ondt men det er sådan at det er den enkelte ministers ansvar men

hukommelsen cirka fem og firs procent af de statslige arbejdspladser som

det er gået rigtig hårdt ud over landdistrikterne derfor er vi kommet med en omfattende plan

og halvtredstusind private arbejdspladser som også kan komme landdistrikterne til gode for vi mistede jo så mange

og jeg ser frem til at modtage et konkret spørgsmål fra fru jane heitmann

udgangen af to tusind og femten det ved jeg at venstre også brændte for det andet er at

skabt en særlig løsning til bornholm

hvor hvor markedet ikke ville kunne gå ind bornholm vil gerne være en grøn test ø og det håber jeg også at venstre er meget optaget af at der er vi i hvert fald enige har jeg lyttet mig til til

synes vi skal overveje hvad vi yderligere kan gøre vil jeg damgaard larsen vi har været rundt sammen erhvervs og vækstministeriet og mine folk

haft møder i hver eneste region taget syv kommuner ud for at analysere dem og det betyder selvfølgelig at vi

kan forbedre bredbåndsdækningen og der ser jeg gerne at venstre er med men vi har altså taget en række initiativer vi er ikke færdige endnu men jeg er enig i at det giver ganske mange nye muligheder og det skal vi selvfølgelig

så skal vi selvfølgelig fortsætte det gode arbejde vi i fællesskab har lavet i teleforligskredsen med at udbygge det her

været derovre ganske mange gange ikke er it forbindelserne som er det store problem

rimelig gode forbindelser så det er nogle helt andre udfordringer vi taler om her og der er det at skabe vækst og arbejdspladser med vækstplan dk jo rigtig rigtig vigtigt

og halvtredstusind private arbejdspladser vi gerne vil skabe frem mod totusinde

den kommune hvor jeg kommer fra

til at miste et tocifret millionbeløb fra den ene dag til den anden det er

udvikling og beskæftigelse så har ministeren fra talerstolen af flere omgange

men så har jeg et ganske kort spørgsmål

at der nu er lagt op til at man prioriterer tres million kroner

så skal man jo finde nogle lokale løsninger det må indgå i de forhandlinger

jeg forstår at der er indkaldt til sættemøde

det er jo erhvervs og vækstministeren der står for den del

at herre peter juel jensen kvitterer for at vi jo i fællesskab

har haft det her på dagsordenen og bornholm har været meget aktiv

på bornholm så derfor er det rigtig godt når man gerne vil være grøn testø

gives nogle nye muligheder fra regeringens side

i landdistriktsministeriet for så havde ministeren dog to lovforslag at bryste sig af

af kendisser som kom med et visionsoplæg som ikke engang var ministerens eget for det ville han søreme ikke tage ejerskab til og som handlede om at man kunne sælge grønsager i vejkanten

huse og nedrivning det er da en klar landdistriktspolitik jeg synes også at kystbeskyttelse er landdistriktspolitik jeg synes også at de bredbåndsforbindelser

med herre peter juel jensen er landdistriktspolitik jeg mener også at annulleringen af

v og ks kørselsafgift er god landdistriktspolitik det var jo skat på erhvervslivet ude

i i vores landdistrikter for de skal jo betale den kørselsafgift jeg mener også

jeg ved at de konservative brænder for private arbejdspladser så derfor er det godt at forsøge at genskabe private arbejdspladser i landdistrikterne hvor krisen har været så hård der håber jeg da at vi sammen konservative kan finde nogle gode løsninger

der håber jeg da at man har besindet sig og vil være med og så lad os diskutere de to gange to hundrede million

hård økonomisk krise flyttet nogen

i øjeblikket er det sådan at vi overtog en økonomi med halvfjerds milliard kroner i underskud på de offentlige finanser og det er rigtig vigtigt at have styr på den økonomiske politik og det har vi prioriteret rigtig

er vækstplan dk jo også et udtryk for her prioriterer

lang række midler for at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne samtidig med at vi satser på private produktionsjob

til en ny tænketank ved jeg ikke hvad fru karina adsbøl tænker på

er det fru karina adsbøl mener med hensyn til en kommission som s

spillede ud med før valget vil jeg godt sige at alternativet til det blev at man faktisk oprettede et landdistriktsministerium det mener vi er langt langt stærkere end at have en kommission lige på det her område

tid til at komme tilbage fra baglokalet

går til afstemning om forslagets endelige

nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til

skal virksomhederne have mulighed for at udarbejde årsrapport alene på engelsk for det tredje skal det være frivilligt for små og mellemstore virksomheder at udarbejde grønne regnskaber lad mig starte med at slå fast at regeringen arbejder

at lette de administrative byrder ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder regeringen har for eksempel lige lempet revisionspligten for mange virksomheder og indført mulighed for at små virksomheder kan anvende en såkaldt erklæringsstandard i stedet for den almindelige revision det vil medføre store administrative lettelser for virksomhederne jeg forstår forslaget om tilpasning af årsregnskabsloven til de internationale regnskabsstandarder sådan at forslagsstillerne vil give virksomhederne mulighed for at anvende de overordnede regler i de internationale standarder samtidig skal virksomhederne kunne nøjes med at anvende årsregnskabslovens mere begrænsede notekrav

det vil sige krav om uddybende oplysninger til de forskellige regnskabsposter

derfor indlede med at beskrive forholdet mellem de internationale regnskabsstandarder

årsregnskabsloven de internationale standarder indeholder omfattende notekrav og en meget detaljeret regulering som ofte ændres det er allerede i dag sådan at børsnoterede virksomheder skal anvende de internationale regnskabsstandarder men også alle andre danske virksomheder omfattet af årsregnskabsloven

at benytte denne mulighed det skyldes givetvis de meget omfattende notekrav i de internationale regnskabsstandarder årsregnskabsloven er en langt enklere rammelov det betyder bla at den ikke skal ændres lige så tit som de internationale standarder

mine øjne en styrke og en fordel for virksomhederne at loven ikke hele tiden ændrer sig

halvtreds ansatte det er en mindre byrdefuld standard end de fulde internationale standarder men den stiller alligevel mere omfattende krav til virksomhederne end årsregnskabsloven og standarden er derfor primært relevant for de virksomheder som skal anvende deres årsrapport internationalt eller som af andre årsager ønsker at lave et mere ambitiøst regnskab end det

jeg gøre opmærksom på at der i øjeblikket forhandles i eu om et nyt regnskabsdirektiv formålet med direktivet er en forenkling af regnskabsreglerne som skal reducere de administrative byrder særlig for de små virksomheder jeg forventer at direktivet vil blive vedtaget i eu i løbet af to tusind

skal det implementeres i dansk ret det vil sige årsregnskabsloven regeringens mål er at de danske regnskabsregler er så fleksible og enkle at anvende for den enkelte virksomhed som muligt og reglerne skal være opdaterede i forhold til de internationale regler og standarder vi ønsker derfor at foretage en samlet opdatering af årsregnskabsloven som

højde for hele paletten af nye regelforenklinger frem for kun at se på et enkelt forhold samtidig sætter det kommende regnskabsdirektiv rammerne for om og hvordan de internationale standarder kan indgå i årsregnskabsloven derfor ønsker regeringen at afvente vedtagelsen af de nye eu regler før vi ændrer på regnskabsreglerne ellers vil vi med stor sandsynlighed skulle ind at ændre lovgivningen igen meget kort

det kan virksomhederne ikke være tjent med da det vil udløse administrativt

om at deltage aktivt i det lovforberedende arbejde med hensyn til muligheden for at udarbejde en årsrapport alene på engelsk er reglerne i dag sådan at danske virksomheder skal aflægge årsrapport på dansk regeringen har nedsat virksomhedsforum for enklere regler som udpeger områder hvor virksomhederne oplever de største byrder og kommer med forslag til forenklinger til regeringen virksomhedsforum har i december to tusind og tolv stillet forslag om at det fremover skal være muligt at aflægge årsrapport alene på engelsk og regeringen har besluttet at gennemføre forslaget der er tale om en mindre ændring af loven som jeg forventer at fremsætte

kommende folketingssamling med hensyn til

vil jeg indledningsvis slå fast at regeringen ikke er indstillet på at gøre grønne regnskaber frivillige for virksomhederne de grønne regnskaber

med til at sikre offentligheden adgang til oplysninger om

virksomhedernes miljøforhold og det er vigtigt også mellemstore virksomheder er jo blandt forurenerne i danmark de grønne regnskaber er desuden med til at fastholde og styrke virksomhedernes miljøfokus og virksomhederne skal løbende blive bedre til at handle og producere mere miljø

danmark skal til eus prtr register som er eus register over udledning af forurenende stoffer årligt indberette oplysninger om virksomheders udledninger og affald miljøstyrelsen indberetter data ud fra virksomhedernes grønne regnskaber

vil virksomhederne fortsat skulle indberette dette så besparelserne vil være minimale for virksomhederne men til gengæld vil de forringe borgernes muligheder for at få miljøoplysninger samlet set støtter jeg hensigten med beslutningsforslaget om at gøre det mindre bureaukratisk at drive virksomhed i danmark og som nævnt har regeringen allerede besluttet at fremsætte lovforslag om at det skal være muligt at aflægge årsrapport alene på engelsk det forventer vi at gøre i næste folketingssamling hvad angår de internationale regnskabsstandarder vil vi foretage en samlet opdatering af årsregnskabsloven som tager højde for hele paletten af nye regelforenklinger frem for kun at se på et enkelt forhold vi ønsker

afvente det nye regnskabsdirektiv og i forbindelse med implementeringen af det vil vi gennemføre en større samlet analyse af lovgivningen med det formål at forenkle reglerne og opdatere dem i forhold til de internationale regnskabsstandarder og med hensyn til de grønne regnskaber er jeg som nævnt ikke enig med forslagsstillerne de grønne regnskaber tjener et vigtigt formål og en afskaffelse af dem vil som sagt forringe borgernes muligheder for at få miljøoplysninger uden at give store besparelser for virksomhederne på den baggrund kan regeringen ikke

patienten hvor det gør ondt i stedet for at spørge lægen

vi meget tilfredse med at regeringen har lanceret en række tiltag hvor vi direkte spørger erhvervslivet hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer for dem vi mener at det er god fornuft at basere tiltag på hvad

og forestiller os når jeg siger

er det jo faktisk ikke os her i folketingssalen men derimod embedsfolkene i ministeriet

fuldstændig tryg ved vores embedsfolk og deres lange uddannelser men men det er altså ikke dem der sidder ude i erhvervslivet hvor det gør ondt

sætter vi derefter specialisterne lægen om man vil til at finde løsninger tanken er simpel peger erhvervslivet på en løsning

med det princip som udgangspunkt nedsatte regeringen i to tusind og tolv virksomhedsforum for enklere regler og forummet skal komme med forslag til forenklinger på områder hvor virksomheden i særlig grad oplever administrative byrder processen fra forslag til implementering kan i øvrigt følges på den hjemmeside som hedder

ministeren også har redegjort for det er en hjemmeside

forslagsstillerne giver sig tid til at besøge fra tid til anden

principielle til det mere konkrete beslutningsforslag b tre og fyrre indeholder tre konkrete forslag til ændringer af regnskabslovgivningen forslag som efter forslagsstillernes opfattelse vil lette aflæggelsen af årsregnskaber for små og mellemstore virksomheder

handler det om en tilpasning af årsregnskabsloven til de internationale regnskabsregler danske virksomheder

regnskabsmæssig regulering på forskellige niveauer

årsregnskabsloven som baserer sig på eus regnskabsdirektiver og det er vigtigt at huske at der ikke er noget der forhindrer danske virksomheder i at benytte de regnskabsmetoder der ligger i ifrs men det er jo ikke altid

naturlig følge af virksomhedens størrelse stilles der ikke lige så mange krav til den lille virksomhed som til den store det synes jeg er et godt princip i forbindelse med regeringen og socialdemokraternes kickstart af dansk økonomi valgte man at erstatte revisionspligten med en erklæringsstandard som er særligt tilpasset behovene i mindre virksomheder det betyder at der fra den første april to tusind og tretten altså lige om lidt bliver mulighed for at mindre virksomheder kan anvende en ny standard for aflæggelse af årsregnskab erhvervs og vækstministeriet vurderer at erklæringsstandarden har betydning for cirka

mindre virksomheder og det letter de administrative byrder med med cirka fire hundrede million kroner på den baggrund og med det tiltag for øje er det socialdemokraternes vurdering at den gældende regulering i årsregnskabsloven for langt de fleste virksomheders vedkommende er både

virksomhederne mulighed for kun at udarbejde årsrapporter på engelsk som reglerne er i dag skal virksomheder udarbejde

har dog samtidig mulighed for på eget initiativ at udarbejde årsrapport på andre sprog det er socialdemokratiets vurdering at denne praksis er uhensigtsmæssig og derfor vil

for de virksomheder der i dag udarbejder årsrapport på både

være en administrativ lettelse at de fremover får muligheden for at udarbejde årsrapporten alene på engelsk dette konkrete forslag er imidlertid for længst behandlet i virksomhedsforum og de har da også klart anbefalet at man gennemfører forslaget regeringen har meddelt det nedsatte virksomhedsforum at der vil blive arbejdet for at gennemføre forslaget om udarbejdelse af årsrapport alene på engelsk sådan at forslaget

fremsættes allerede i næste folketingssamling som ministeren også har tilkendegivet jeg glæder mig derfor over at venstre og konservative med dette beslutningsforslag må forventes at ville støtte det bebudede lovforslag

ministeren allerede redegjort for de grønne regnskaber og min taletid er ved at udløbe så jeg vil bare sige at her

mig enig ellers må ordførerne stille nærmere spørgsmål til det af

vil jeg altså understrege at socialdemokraterne ikke kan støtte op om det fremsatte forslag men jeg glæder mig over at der er elementer vi godt kan blive enige om lad mig så bare slutte med at tilføje

det er spøjst at se at vi oplever de her to tidligere regeringspartiers iver efter

fremstå som forkæmpere for en fortidig tilgang til at

vi vil ikke længere spørge lægen men derimod patienten

også være en byrde for virksomhederne derude

rigtig væsentlig og vigtig debat vi får så det ikke alene handler om skat men også

at man vil reducere deres administrative omkostninger men jeg kan forstå på ministeren at det allerede er en mulighed man har

at man vil gøre det nemmere i forhold til årsregnskaberne eller regnskabsreglerne er da ganske fornuftig

punkt to i forslaget er at man vil give mulighed for at man kan udarbejde årsrapporter på engelsk

negativt selv om vi kan forstå at regeringen

der er jo faktisk et godt formål med at regnskaberne er på dansk i dag for

til ejerne men det er altså også fordi kreditorerne og investorerne kan finde relevante informationer som de kan bruge til blandt andet

give lån eller ej der synes jeg altså at det er vigtigt at vi i danmark har vores ting på dansk så alle har en

det er jo lidt i modstrid kan man sige

at man ville beholde de grønne regnskaber netop for at det skulle være let tilgængeligt for borgerne

en virksomhed har en grøn miljøpolitik

det er utrolig vigtigt vigtigt at vi værner om det danske sprog og det gælder altså også når det

vores små og mellemstore virksomheder at udarbejde grønne regnskaber det er jo en rent dansk ordning med de grønne regnskaber så det er

byrde som man har pålagt danske virksomheder og som udenlandske konkurrenter ikke har der synes jeg helt klart at man bør kigge på at

op til det enkelte selskab selv at vurdere om

skabe et bedre image eller hvordan de nu vil

byrde som andre virksomheder i andre lande ikke har og derfor synes vi at det er et rigtig positivt tiltag at man gør det

det er et positivt forslag og at man trods alt gør noget i forhold til

fuldstændig ligegyldigt om

styr på i virksomheden det kan være vurdering af varelager

så der står altså mange andre ting end rene tal i et regnskabssæt som er rigtig vigtige og der synes jeg bare det er

man sidder som investor og skal investere i et selskab

mulighed for at få de informationer som skal være i

skal være certificerede oversættelser

hundrede procent nøjagtig jeg skal bare være helt sikker på at herre dennis flydtkjær forstår konsekvenserne af det her princip om at man så gerne vil holde fast i det danske

ikke enig med mig i at det faktisk er ret omkostningsbetonet og er herre dennis flydtkjær ikke også stødt på den holdning i erhvervslivet at det her er en relativt tåbelig regel som påfører dem ret store omkostninger

i statsadministrationen fordi vi ikke længere skal administrere en masse forhold derfor er jeg rigtig glad for at regeringen

redegørelse der viser at målt

har vi lettet de administrative byrder for erhvervslivet med tre hundrede og halvfjerds million kroner det er jeg rigtig glad for det viser at regeringen både kan og vil

med den plan vi fremlagde forleden også skattebyrderne

jeg vil lige nævne nævne vores holdning til de tre forslag som bliver foreslået i det her beslutningsforslag det første

gennemgået at eu kommer med et direktiv i løbet af i år det vil sige at

den danske regering og det danske folketing kommer til at skulle ændre årsregnskabsloven i løbet af i år fordi der kommer ændringer

derfor synes jeg ikke det vil være en god idé hvis vi i dag laver årsregnskabsloven om det vil ikke være godt for virksomhederne

en ny lov her i foråret og så kommer der endnu en ny lov i efteråret det vil selvsagt være molboagtigt og det vil gøre at virksomhederne skal bruge en masse energi og tid på at lave noget om med kort varsel og så lave det om igen med kort varsel

årsrapporten kan aflægges på engelsk som erhvervs og vækstministeren har gennemgået

vi allerede fået det forslag fra virksomhederne og har sagt ja tak

har vi tænkt os at gennemføre det er sådan at regeringen har nedsat et såkaldt virksomhedsforum hvor virksomhederne og virksomhedernes organisationer sidder og der får vi anbefalinger om administrative lettelser netop det her forslag kom frem allerede sidste år og det tager vi altså med den sidste del handler om hvorvidt virksomhederne skal eller

lave grønne regnskaber de borgerlige partier foreslår at det bliver frivilligt men radikale venstre ønsker ligesom regeringen at fastholde de grønne regnskaber vi mener det er med til at sikre den grønne omstilling af dansk erhvervsliv og det støtter vi varmt op om og derfor ønsker vi at fastholde det

til at se på årsregnskabsloven til efteråret eller senere i år

med at afrapportere på engelsk

gennemfører vi men den sidste del kan vi ikke støtte og derfor kan vi heller ikke støtte det samlede beslutningsforslag

som muligt og at det er så administrativt lidt bøvlet som overhovedet muligt

i regeringen rigtig optaget af det her spørgsmål og i disse timer tror jeg også at der går nyheder ud om at vi rent faktisk har

virksomhederne i omegnen af tre hundrede og halvfjerds million kroner ved simpelt hen at lave simple

det skal vi selvfølgelig gøre hvor det giver mening og hvor det er

handler jo om tre forskellige ting den ene ting nemlig

er et forslag som virksomhederne selv er kommet med det er jo sådan at vi har nedsat et virksomhedsforum for enklere regler hvor vi rent faktisk spørger virksomhederne selv

det her er et af de forslag som de selv har stillet

det der blev lagt frem i december to tusind og tolv og som så rent faktisk også bliver gennemført så er der et forslag om at ændre regnskabsreglerne og som andre ordførere har nævnt

vil det nok være lidt omsonst når der er nogle eu regler på vej

flere gange og eventuelt lave flere lovændringer så det er

forstå at regnskabsrådet er inddraget det lyder som en meget fornuftig ting og så vil jeg bare sige at kravene til årsregnskabet i to tusind og tretten jo

er blevet forenklet og det er noget

regeringen ikke er lydhør på det her område det er vi faktisk

de grønne regnskaber som er den sidste del af forslaget

sikre at der er oplysninger som indberettes

i det her tilfælde skal eu jo også have nogle af dem så hvis vi skulle følge forslaget her

de stadig væk være tvunget til at indberette nogle ting

sikker på at de grønne regnskaber holder virksomhederne på tæerne på det her område og det har vi internationalt set også brug for jeg tror faktisk på at det på sigt kan være med til at give konkurrenceevne fordi danske virksomheder bliver rigtig gode til at håndtere

virksomheder også internationalt må forholde sig til i de her år så på den baggrund

kan vi desværre ikke støtte beslutningsforslaget her men

vi ikke kan anbefale at man går videre ad den vej skyldes det at vi som samfund har behov for at kunne stole på de regnskaber som bliver fremlagt jeg vil bare gøre opmærksom på at

samfundet jo har vedtaget at virksomheder også meget små og også helt nyetablerede virksomheder kan få lov til at administrere meget væsentlige offentlige midler

vi har givet virksomhederne ret til at opkræve personskat og beholde personskatten i en periode og der kan gå ganske lang tid inden man overhovedet opdager at for eksempel hverken moms

derfor er det vigtigt at vi kan regne med at man

vi ser jo faktisk allerede i dag meget store problemer

virksomhederne ikke indberetter korrekt

andre virksomheder skal jo kunne være sikre på at de når de går ind og kigger på en virksomheds regnskaber se det der nogenlunde dækker

investere i man kan godt give dem en varekredit

eller på anden måde

også af hensyn til andre virksomheder synes vi det er vigtigt at man ikke slækker for meget på regnskabs og

vi tager stilling til det

ministeren bebudede vil komme men umiddelbart

om de grønne regnskaber

der er to aspekter i det det ene aspekt er at

i og med at man har en pligt til at udarbejde et grønt regnskab

at vi som samfund kan bruge de regnskaber til at se hvor

det er der er brug for at gøre en ekstra indsats hvor er det der er problemer hvor er det man kan forbedre klimaet

eksempel regelændringer eller ved anden form for indsats så derfor synes vi absolut at man skal opretholde kravet om et grønt regnskab så vi kan

ingen grund til at vente på at vi får den samlede gennemgang

der siger erhvervsministeren at det allerede er tilfældet i dag mit spørgsmål til erhvervsministeren er gælder det også noterne

have et svar på i opsamlingen det håber jeg erhvervsministeren hørte ellers

lige om lidt punkt to er et forslag om at

man skal have mulighed for kun at udarbejde årsrapporter på engelsk det er der sådan som jeg hører det en meget

ikke noget problem hvorfor skulle vi ikke lige så godt kunne gennemføre det nu i stedet for at vente

om at gøre det frivilligt for de små og mellemstore virksomheder at udarbejde grønne regnskaber der tror jeg så til gengæld og det kan vi jo også forstå på debatten her at der er en substantiel uenighed men så meget desto gladere bliver jeg jo ved at

socialdemokraternes ordfører som siger at det er meget vigtigt at man spørger patienten

spørger virksomhederne om hvorvidt det er en byrde eller ikke en byrde at skulle udarbejde

en ekstra belastning så der har vi jo en substantiel uenighed men hvis socialdemokraterne vil være med til at spørge virksomhederne derude nu synes jeg faktisk at det er en rigtig god idé jeg gentager lige mit spørgsmål til erhvervsministeren

årsregnskabsloven i forhold til internationale standarder det at man kan bruge det allerede i dag gælder det også noterne eller gælder det ikke noterne vi synes alt i alt at der

frihedsrettigheder i forhold til udarbejdelse af regnskaber som er rigtig fornuftige der er ingen grund til at vente på den samlede gennemgang som vi hilser velkommen vi synes også det er dejligt at se at der er gennemført en række lettelser

vi er positive over for forslaget som det ligger her og i øvrigt også positive i forhold til det arbejde som regeringen agter

for virksomhederne jeg kunne forstå på

erhvervs og vækstministeren at to ud af de tre forslag som vi fremkommer med her i dag er rimelig fremkommelige det ene af

godt det vil gøre det meget mere fleksibelt og mere muligt for virksomhederne

årsregnskabsloven til international

godt tilslutte mig spørgsmålene fra liberal alliances ordfører

for at implementere den standard

revisionsmekanismer der er når de snakker med revisorerne

dele af det det tredje element som jo har været mest diskuteret her

er rigtigt som den socialdemokratiske ordfører herre benny engelbrecht

til brug for forskellige former for myndigheder men hver eneste mulighed der er for at

et ægtepar sidder og laver

de krav der er til økonomisk afrapportering

partier vil tage vel og konstruktivt imod forslaget her som kun har ét formål

i høj grad har potentialet til at vokse sig store til gavn for både værdiskabelsen og

vi skal handle og vi skal handle så hurtigt som muligt og noget af det vi kan gøre er vedrørende rammebetingelserne vi kan forbedre dem så virksomhederne

krav til regnskaberne

er kompliceret og ude af trit med den virkelighed som

mange af virksomhederne skal forholde sig til konsekvensen er at virksomhederne bruger megen tid på at udarbejde meget komplicerede regnskaber det koster ud over tid også penge det synes vi er ærgerligt og vi foreslår derfor en

række ændringer i regnskabsreglerne som vil gavne de små og mellemstore virksomheder i danmark som nævnt i beslutningsforslaget foreslår vi at tilpasse årsregnskabsloven til de internationale standarder også kaldet international

godt at der er ændringer på vej på området fra eu det er også godt som vi nu hører her i dag fra ministeren at regeringen har planer om at følge op herpå og komme med et lovforslag til efteråret

det er positivt vi foreslår også at det skal være muligt at udarbejde årsrapporter

virksomhedernes virkelighed og det skal afspejle sig endelig foreslår vi at det skal gøres frivilligt

for så vidt angår de internationale standarder

at benytte sig af moderne regnskabsregler virksomhederne skal naturligvis følge

standarden på hele området også når det angår de omfattende notekrav de opfattes af mange virksomheder som

det her vil være med til at reducere regnskabsomkostningerne og det

søge at imødekomme jeg vil også gerne sige at

virksomhedernes årsrapporter skal være udarbejdet på enten dansk svensk eller norsk men internationaliseringen har sat sine spor i landet og og på bestyrelsesgangene i form af datterselskaber for udenlandske virksomheder og med en omfattende handel med udlandet de virksomheder har behov for at benytte et andet arbejdssprog end dansk

det jo ikke er rimeligt at et bestyrelsesmedlem ikke kan forstå den årsrapport som vedkommende er medansvarlig for er der allerede i dag mange virksomheder som aflægger rapporten på både dansk og engelsk men det har naturligvis nogle omkostninger derfor foreslår vi at det skal være muligt muligt

de grønne regnskaber vil jeg gerne slå fast at danmark her er notorisk ude af trit med landene som vi normalt sammenligner os med det er alene her i danmark at vi har kravet om grønne regnskaber det giver ikke den store mening og det er forbundet med nogle omkostninger også selv om man i øvrigt skal indsamle og rapportere de pågældende oplysninger miljømæssig tunge virksomheder

vil i forvejen være underlagt internationale forpligtelser forslaget her vil være en om ikke stor så dog reel lettelse for de små og mellemstore virksomheder det her forslag

har alene det formål at forbedre rammevilkårene for

så de får lettere ved at vækste og dermed skabe job

er fremsat i virksomhedsforum det synes jeg er meget positivt men vi behøver ikke altid at skulle vente på at noget skal implementeres fra eu vi kan godt selv gå foran og agere så bliver de tilrettelser

efterfølgende om en eller to år skal foretage

så meget desto lettere og mindre det her er alene et forslag for

være imødekommende over for et erhvervsliv som er betrængt som har mange administrative omkostninger og som ville have godt af at mærke også rent psykologisk at det politiske danmark er indstillet på at lette vejen for virksomhederne

kan koncentrere sig om udvikle skabe produktion sælge

varer og dermed hente valuta hjem til danmark samt bidrage til øget beskæftigelse det er det vi alle sammen sukker efter

det ville være meget nyttigt og godt for virksomhederne

de oplevede at det også ned i detaljen har en klangbund i det politiske liv derfor

sig glad for de positive tilkendegivelser der er kommet

positiv tilkendegivelse der er kommet for jeg kender jo godt rollefordelingen herinde og jeg ved også at

er noget af det der har karakter af rituel stammedans afhængigt af om man kommer fra regeringspartierne eller oppositionspartierne

jo godt lytte mig frem til at man godt er klar over

området og at man grundlæggende er positiv det vil

så kan jeg tilsige regeringen at venstre vil støtte alt hvad der kommer fra regeringen i forhold til at lette virksomhederne for administrative byrder og skære omkostningerne

fra min side tak for de venlige bemærkninger og fortsat held og lykke med at hjælpe virksomhederne med at koncentrere sig om det der er deres

men lige det faktuelle spørgsmål i to tusind og ti

hvad var egentlig årsagen til at man valgte

revidere loven og modernisere men men ikke at afskaffe

partierne nu foreslår

på intet tidspunkt som det sidste års tid oplevet at fokus har flyttet sig fra den fordelingspolitiske diskussion til en reel diskussion om hvad vi skal leve af i det her land vi er i dag langt mere optaget af virksomhedernes rammevilkår

end vi har været i rigtig mange år og derfor kommer der også et naturligt ændret fokus på virksomhedernes vilkår derfor er der naturligvis også ting som man ser anderledes på i dag end man gjorde for to tre fire år siden

der har jo også i mellemtiden været et valg og der

er fra tid til anden nogle muligheder ad den vej som åbner sig som ikke tidligere

der jo er sket er at der er sket et

til virksomhederne i befolkningen og dermed også her på christiansborg i forhold til betydningen af rammevilkår helt ned i detaljen og det er nu det

som vi skal holde fokus på og hvor vi skal bidrage til også helt ned i detaljen at lette virksomhedernes vilkår og dermed reducere deres omkostninger så de får bedre muskler til at kunne koncentrere sig om deres kerneopgaver nemlig at skabe værditilvækst og beskæftigelse det er sådan set den reelle

der er sket over de seneste år

skam skulle tage den politiker herinde som ikke registrerer det og er indstillet på at følge positivt

til niveauet i to tusind og elleve jeg er enig med forslagsstillerne i at det er afgørende for væksten i danmark at der er gode rammevilkår for danske virksomheder virksomhederne skal bruge deres tid på at drive forretning og ikke på unødig administration

og bureaukratiske processer derfor har regeringen iværksat en ambitiøs indsats

enklere regler som skal lette erhvervslivets byrder

væsentlig på de områder hvor virksomhederne oplever de største udfordringer vores indsats for enklere regler rummer flere elementer og som jeg netop har redegjort for over for folketinget er vi kommet godt fra start redegørelsen om erhvervslivet og reguleringen som jeg sendte til folketinget i går den syvogtyvende februar viser hvordan vi i to tusind og tolv har gennemført en række væsentlige tiltag som har lettet erhvervslivets administrative byrder

resultater fra det forgangne år som jeg vil nævne

er erhvervslivets årlige administrative byrder som opgjort med amvab metoden lettet med tre hundrede og halvfjerds million kroner det skyldes blandt andet enklere regler for mindre virksomheders regnskabsaflæggelse

erklæringsstandarden for det andet

offentlige sagsbehandling på en række områder blevet effektiviseret og der er indført nye smarte digitale løsninger som gør det lettere for virksomhederne at indberette til det offentlige det gælder blandt andet inden for byggesagsbehandling husdyrgodkendelser landbrugsstøtteordninger og virksomhedsregistrering

som fører ordet det er dansk erhverv dansk industri

vi sætter ind og de sender konkrete forenklingsforslag til regeringen i regeringen har vi pålagt os selv et følg eller forklar princip det indebærer at vi enten gennemfører forslagene fra virksomhedsforum eller offentligt forklarer hvorfor forslag ikke

regeringen har taget stilling til de første fyrre forslag fra virksomhedsforum og gennemført fem og firs procent af forslagene helt eller delvis regeringen tager stilling til en og tres nye forslag i næste måned så det høje tempo holdes i to tusind og tretten det forslag som vi behandler her i dag handler om at indføre en amvab reduktionsmålsætning jeg mener at amvab er en valid metode til at opgøre en del

den forrige regering på at reducere antallet af de byrder som kan måles med amvab vi har sat som mål

som erhvervslivet oplever som mest udfordrende ikke kan opgøres med amvab metoden og det er derfor vi har valgt at sige at vi skal rette fokus

oplevede byrder virksomhedsforum som jeg omtalte før er et meget godt eksempel

på det vi gør anderledes i forhold til den forrige regering de forslag som regeringen har modtaget fra virksomhedsforum

viser netop at de udfordringer som virksomhederne selv oplever som mest byrdefulde ikke kan måles med amvab for eksempel har virksomhedsforum foreslået at miljøministeriet ændrer sin kontrolindsats på pesticidområdet

anvendelse af ulovlige pesticider erhvervet finder den eksisterende information på området uoverskuelig og regeringen arbejder derfor nu på at sikre erhvervslivet en bedre vejledning om de gældende

afventer konsekvenserne af den gennemførte kontrol denne usikkerhed vil regeringen nu fjerne ved at reducere erhvervslivets ventetid

det her er blot to eksempler blandt mange på forenklinger som virksomhederne efterspørger men som ikke

kan måles med amvab metoden hertil kommer at virksomhedsforum i to tusind og tretten vil sætte fokus på blandt andet uklar implementering af eu regler og kommunale sagsbehandlingstider sådanne tværgående temaer vil heller ikke kunne fanges med amvab metoden regeringen har altså en anden tilgang til enklere regler vi har givet ordet til virksomhederne selv og beder dem fortælle os hvor vi skal sætte ind derfor mener jeg ikke at en ti procents amvab målsætning er den rigtige vej at gå der er brug for at fokus bredes ud det vigtigste for regeringen er at de administrative byrder reduceres der hvor erhvervslivets udfordringer er størst uanset om det kan tælles i en amvab måling eller ej det tror jeg sådan set at virksomhederne er enig med mig i

er det værd at pege på resultatet af vk regeringens fem og tyve procents reduktionsmålsætning selv om de administrative byrder der kan måles med amvab blev lettet væsentligt så gav virksomhederne udtryk for at de ikke oplevede at det var blevet enklere at drive virksomhed også belært af den historie mener jeg at vi bør gøre tingene på en anden måde af ovennævnte grunde kan regeringen ikke

erhvervslivet oplever som mest udfordrende ikke kan fanges af den her

er det ikke hensigtsmæssigt hvis fokus i indsatsen

indsatsen bliver på at gennemføre forenklinger der kan tælles i målsætning frem for at forenkle

er afgørende for regeringen er at vi får forenklet bureaukratiet på de områder hvor udfordringerne for erhvervslivet er og opleves størst ikke om forenklingerne kan tælle

det vil vi sikre ved at lade indsatsen foregå i et tæt samarbejde

som et element i indsatsen

byrder som opgøres her ved amvab metoden samlet set være lettet i to tusind og femten det vi gør er at vi fortsætter med at følge

at kunne følge en udvikling i de administrative byrder med udgangspunkt i amvab metoden og så anvende

metoden i indsatsen for at forebygge at nye

en målsætning på et afgrænset område vil kunne fange og

som nogle virksomheder har gjort opmærksom på

mener vi at amvab metoden dækker det den kan vi har

kan se en lettelse i byrderne målt ved amvab

at høre hvad det er virksomhederne oplever som byrder og det er det arbejde som vi blandt andet

det nemmere at drive virksomhed i danmark socialdemokraterne mener ikke at en lettelse

erhvervslivets byrder som opgjort ved hjælp af amvab metoden kan stå alene det mener vi

eksempelvis tager amvab metoden generelt ikke højde for de administrative byrder der er i forbindelse med kommunikation implementering og håndhævelse af regler for det andet

vil en overordnet amvab reduktionsmålsætning alt andet lige have den konsekvens at fokus flyttes fra en bred indsats hvor der sættes ind på mange byrdelettende parametre

mere snæver indsats det finder socialdemokraterne ikke er hensigtsmæssigt vi vil derimod arbejde med en bredere og mere sammenhængende tilgang og med de udfordringer som virksomhederne reelt oplever som de største administrative byrder som jeg nævnte

giver det ikke mening for os socialdemokrater at man spørger lægen hvor det gør ondt det giver meget bedre mening at man spørger patienten selv i stedet for

vi tror er en byrde så spørger vi simpelt hen erhvervslivet direkte hvad det er der betyder noget for dem vi tror at et tæt samarbejde mellem dem der formulerer reglerne og dem der lever efter dem

i sidste ende medvirker til enklere regler regeringen og socialdemokraterne lancerede i foråret to tusind og tolv en indsats for enklere regler for virksomhederne frem mod

to tusind og femten og målet for indsatsen er at de administrative byrder lettes væsentligt på de områder virksomhederne oplever som de mest byrdefulde i oktober to tusind og tolv sendte virksomhedsforum de første fyrre forslag om forenklinger til regeringen af dem har regeringen besluttet at gennemføre fire og tredive helt eller delvis det svarer til fem og firs procent det synes socialdemokraterne sådan sagt på godt jysk ikke er så ringe endda regeringen er allerede i gang med at kigge på de næste en og tres forslag der er modtaget fra virksomhedsforum og det forventes at

om de en og tres forslag i marts to tusind

er der da ikke så lang tid at vente til

ikke så ringe endda når man læser den redegørelse som erhvervs og vækstministeriet

offentliggjorde for nylig og som

da også se at regeringens strategi virker i redegørelsen om erhvervslivet og reguleringen to tusind og tolv fremhæves nogle af de tiltag som regeringen har igangsat og lad mig bare nævne et par konkrete tiltag som allerede er gennemført og som

det første har vi fjernet fedtafgiften det har medført administrative lettelser for erhvervslivet for cirka fyrre million kroner

slat penge regeringen og socialdemokraterne har også indført en erklæringsstandard for mindre virksomheder som forventes at kunne give en besparelse for

af deres omkostninger til revision det kan også mærkes helt konkret regeringen og socialdemokraterne har også gjort virksomhedernes kontakt til det offentlige nemmere gennem digitale løsninger i to tusind og tolv har virksomhederne fået deres egen side

redegørelsen om erhvervslivet og reguleringen giver en samlet status for indsatsen i to tusind og tolv og hvis vi bevæger os ind i amvab universet

at de administrative byrder efter den metode

sænkes med baggrund i den brede indsats for enklere regler som allerede er lanceret er det besluttet ikke at fastsætte en ny kvantitativ målsætning for reduktionen af målbare administrative byrder i stedet har man igangsat et arbejde med henblik på at skabe et overblik over effekten af de mange forenklingstiltag som vi gennemfører for tiden men som ikke kan opgøres efter amvab metoden af de årsager

det fremsatte forslag og jeg skal hilse fra sfs ordfører som desværre ikke

være til stede og meddele at sfs indstilling

er en ganske god målsætning men det er også alene en målsætning og derfor kan det undre noget at regeringen og regeringspartierne ikke kan støtte det

burde være muligt i folketinget at have en fælles ambition om at nedbringe byrderne og så også stemme for det her jeg synes jo trods alt det er en vigtig debat vi får for som

blev nævnt under det sidste beslutningsforslag

virksomheders rammevilkår jo ikke alene at man har lav skatteprocent eller man

er en stor omkostning for dem og der synes vi

oplagt at man gør en stor indsats for at få de

b fire og tyve til afstemning her i folketingssalen i

præcis det samme som venstre og konservative gør i dag netop at man skal nedbringe

medforslagsstiller på forslaget når man nu alligevel valgte at kopiere

åbenlyst enige i budskabet når vi selv har fremsat præcis det samme tidligere

i øvrigt sige at vi også kan støtte venstres udspil

lave et byrdestop for virksomhederne frem mod næste valg for

synes det er utrolig vigtigt for virksomhederne at de ikke blot ved at der er ro på skattepolitikken

hvordan ens afkast og andre ting

i forhold til om det nu er rentabelt at investere men det er også vigtigt at man ved at

til nye skatter og afgifter men også i forhold til byrder men jeg synes

vi behandler nu og det forslag som dansk folkeparti

dansk folkeparti meget magtpåliggende at de administrative byrder ikke kunne måles alene ved hjælp af

at kigge efter en ny vej til at nå målet om at virksomhedernes administrative

et er at måle de administrative byrder ved hjælp af amvab metoden noget andet er hvordan virksomhederne opfatter og oplever de her administrative byrder i virkeligheden det er for mig at se slet ikke omfattet

skal bare være helt sikker på at ordføreren rent faktisk har læst det beslutningsforslag som dansk folkeparti

der kan komme med konkrete tiltag derfor synes jeg stadig væk godt at man kan støtte det her forslag for

bare siger at vi trods alt i fællesskab burde kunne stå inde for at man nedbringer de

i øvrigt også godt stå inde for fra spørgernes partis da vi havde behandlingen af

det rent faktisk er sådan at her ligger en ny metode som erhvervslivet er glad for og som viser sig giver resultater er det så ikke langt bedre end at skulle holde sig til

nogle procentuelle tilgange med den risiko at man lige præcis nøjes med at fokusere på nogle områder som kan give nogle procenter

at den gennemsnitlige levealder skal stige med en år inden to tusind og femten for eksempel

altså en fælles målsætning

køber ikke den idé om at fordi man alene her fra folketingets side

lettet med tre hundrede og halvfjerds million kroner målt med den her amvab metode

heller ikke dy mig for i den her sammenhæng lige at nævne den

vækstplan som vi fremlagde forleden som altså letter skatterne for erhvervslivet med godt ti milliard kroner frem mod to tusind og tyve begge dele gør det nemmere at drive virksomhed og vil være med til at skabe job i danmark det borgerlige forslag i dag går ud på at vi skal sætte et bindende mål for reduktion af byrderne målt med den her amvab metode regeringen er fuldstændig enig i målet

som blev offentliggjort i går

at lave et virksomhedsforum hvor vi har indkaldt virksomheder og erhvervsorganisationer til at sige hvor skoen trykker det er nemlig sådan at en byrde

være meget stor for erhvervslivet uden at den nødvendigvis bliver opfanget med den her amvab metode

høre på virksomhederne de kom sidste år med en lang række forslag til lettelser og regeringen har valgt at ville gennemføre fem og firs procent af de forslag tidligere i dag har vi haft en diskussion om nogle konkrete forslag til lettelser hvor vi jo netop sagde at et af dem der blev foreslået er vi faktisk i gang med at lave om så der kommer helt sikkert flere lettelser end dem vi allerede har vedtaget vi har valgt at lytte til virksomhederne selv

og det har vist sig indtil videre at give lettelser på tre hundrede og

amvab metoden vi mener at det at lytte til virksomhederne er den rigtige vej at gå det

i fremtiden og det har allerede virket med de ord kan vi ikke støtte

enkelte forordning

er godt eller om det er mere bureaukrati der er skidt

der foregår en hel del i europa der øger

for virksomhederne inden for kødindustrien fordi man kræver af kødindustrien at de i højere grad måler hvad det er de sælger

kød af forskellige typer sammen det er jo en

indgå i de her målinger over byrder

noget der er hestekød så er det hestekød og ikke noget der er blandet sammen medmindre der står at det er

omfanget af byrder på erhvervslivet og så skal vi alligevel sænke den samlede mængde af byrder

par andre eksempler på byrder som garanteret vil klikke ud som værende nogle som øger den samlede mængde af byrder

vi går for eksempel ind for at man pålægger virksomhederne at de skal tage flere praktikanter det er jo en byrde det er der ingen tvivl om

vi vil gerne have at man tager flere i fleksjob og flere langtidsledige

sådan er det ikke og der vil jeg sige til forslagsstillerne at jeg tror man kan finde et sted hvor byrdemængden er vokset eksplosivt og bliver ved med at eksplodere og det er de byrder der kommer fra bruxelles

flere og flere regler bliver lavet dernede bliver administreret dernede og domstolen der afgør om det er i overensstemmelse med eu reglerne foretager de i luxembourg lobbyvirksomheden for at påvirke lovgivningen foregår i luxembourg eller bruxelles eller

jeg ikke imod internationalt samarbejde og internationalt samarbejde giver selvfølgelig byrder det giver sig selv men hvis man virkelig mener noget med det her og ikke ikke

en byrdereduktion der virkelig battede noget ude i virksomhederne statistik det gælder også eurostat som har et enormt system

det er enorme mængder af statistik der skal afleveres

et beslutningsforslag og så vil vi kigge meget positivt på

altså må vi have lov til at lægge lavere rammer for bonusordninger end det eu har vedtaget det vil være meget vigtigt for os når vi skal se

man altså enhedslisten har det jo som bekendt med eu på den måde at når der kommer noget fornuftigt fra eu støtter vi det og når der kommer noget skidt fra eu stemmer vi imod vi har aldrig nogen sinde haft en religiøs holdning

byrder allerede er lettet ganske betydeligt og det kan vi jo alle sammen kun glæde

virksomhedsforum er blevet nedsat og kommer med forslag til hvor man kan lette byrder og det er vi alle sammen rigtig glade for det er blevet nævnt at den offentlige sagsbehandling er blevet effektiviseret

skal glæde os over alle sammen dog skal vi lige have i baghovedet at noget af det som jo virkelig kan føre til effektivisering er en øget digitalisering men at digitaliseringen

have nogle negative konsekvenser her klokken elleve ni og halvtreds

henvendelse fra en revisor som sidder og indrapporterer selskabernes regnskaber

erhvervsstyrelsen via virkdk

blevet nævnt her han skriver så at det system

indtaste alle årets tal da regnskabet jo er lavet inden

skema når man så samtidig oplever at systemet gentagne gange går ned og der på ens skærm optræder fejlmeddelelser ustandselig ja så bliver man faktisk noget harm der er jo kun en til at betale for den tid der bruges og det er virksomheden klienten

skal have med når vi taler om at lave byrdelettelser

og ordførerne fra regeringspartierne peger jo på

amvab metoden kun opfanger nogle ting men ikke alt og derfor skal vi udvide perspektivet det er vi sådan set fra liberal alliances side helt indstillet på

vi så de gode forslag som kommer fra virksomhedsforum og vi så at alle nærlæser liberal alliances afbureaukratiseringskatalog hvor der er adskillige gode forslag til at lette virksomhedernes byrder

her i dag og hvor vi sætter en konkret målsætning med reduktion af ti procent indtil to tusind og

jeg tror de ville blive rigtig glade derude hvis vi kunne

kan låne penge og skabe vækst og på den måde finansiere de projekter man skal i gang med

er at det skal være lettere at være virksomhed både følelsen og oplevelsen men også realiteterne bag det at være virksomhed og selvstændig skal være lettest muligt derfor

kommer jeg her med et godt gratis råd til

erhvervs og vækstministeren at det altid er

i ti år som minister er

det nemmere at nå de mål i forhold til de samarbejdspartnere man skal have til at implementere det her og

vi havde i den daværende vk regering et mål om at vi ville lette byrderne med fem og tyve procent og det lykkedes

det var med hjælp fra alle mulige og

vi havde det eksplicitte mål at vi skulle lette det med fem og tyve procent

roligt sige til erhvervs og vækstministeren at den måde vi fik vredet armen om på kollegaer styrelser og alle mulige andre

at vi kunne henvise til at der var et konkret mål derfor var det da også

med beklagelse at vi noterede os at man fjernede det konkrete eksplicitte mål da den nye regering

også på den baggrund at man skal se forslaget fra venstre og

folkeparti at hvis man sætter et nyt mål

yderligere forbedringer altså yderligere ti

lettelser for virksomhederne så bliver det nemmere at nå i forhold til den dialog der skal være med de relevante offentlige myndigheder

alle er jo enige om at byrderne skal ned og derfor er det

man bedst kan opnå den mulighed jeg erkender og

at det på revisionsområdet har betydet rigtig meget men det er også godt og alting skal selvfølgelig tælles med men hvis man skal videre

skal man tage imod det forslag som v og k kommer med her om at man sætter nogle mål nogle krav ind om at man vil lette byrderne

regeringens side det er ment positivt og konstruktivt så vi får et

vejen frem for at få lettet byrderne betragteligt

med den vækstplan som regeringen lagde frem forleden dag men der er flere måder vi kan angribe den her problemstilling på og en af dem er at vi har opmærksomheden rettet mod de

jeg er helt med på at der er forskellige former for byrder og der er også nogle byrder som kan have en positiv effekt også for erhvervslivet men det vi her har fokus på

er altså de administrative byrder dem der ikke umiddelbart er forbundet med en konkurrenceforbedring

en uhyre vigtig opgave det er en central del af at forbedre virksomhedernes konkurrenceforhold og rammevilkår det er en helt nødvendig proces og jeg tror også man må erkende at det er en fortløbende proces

stiller venstre og konservative en betydelig mere ambitiøs målsætning på det her område end den nuværende regering har stillet i udsigt i dag har regeringen kun som målsætning at de samlede administrative byrder skal være lettet i to tusind og femten og man må sige at formuleringen skal være lettet rummer meget elastik det er ikke forpligtende

foreslår v og k en konkret målsætning vi ønsker nemlig at optimere indsatsen og strategien for at lette erhvervslivets administrative byrder og vi foreslår at byrderne reduceres med ti procent inden to tusind og femten målt i forhold til to tusind og elleve da venstre og konservative var i regering arbejdede vi målrettet med at nedbringe virksomhedernes omkostninger i forbindelse

de administrative pålæg også dengang iværksatte vi tiltag for at forbedre konkurrenceevnen og frigøre ressourcer til virkelyst og produktudvikling det er stadig vores hensigt at arbejde ad det spor og det arbejde vi dengang satte i gang lykkedes i høj grad ifølge erhvervs og selskabsstyrelsens officielle tal er virksomhedernes administrative byrder faldet med fire og tyve

procent målt ved den såkaldte amvab metode byrderne faldt fra et niveau på tredive

i to tusind og et til tre og tyve

det lykkedes vk regeringen at nedbringe de administrative byrder for erhvervslivet med cirka

nittentusind frigivne fuldtidsstillinger de frigivne ressourcer har været med til at skabe øget vækst og velstand

nu skal vi fastholde de opnåede resultater

og vi skal fortsætte med at lette de administrative byrder for virksomhederne det er på tide at der opstilles en ny kvantitativ målsætning for reduktion af administrative byrder naturligvis er vi mange som sætter pris på at regeringen nu har sat fokus på erhvervslivets rammebetingelser men vi mener at man skal gøre mere for at øge regelforenklingen og lette de administrative byrder for dansk erhvervsliv vi ser også positivt på at regeringen har nedsat et virksomhedsforum som skal identificere problemer med bebyrdende regulering og komme med forslag til regelforenklinger men vi mener ikke at det initiativ kan stå alene vi mener at der fortsat er brug for et kvantitativt mål som kan være baseret på den såkaldte amvab metode eller for den sags skyld en anden form for talmæssig måling det mener vi af

med til at disciplinere fagministerierne og begrænse indførelsen af nye byrder for det tredje beskæftiger regeringens virksomhedsforum sig kun med eksisterende lovgivning og med det fokus

modvirker vi ikke i sig selv at der indføres ny bebyrdende lovgivning det problem kan vi undgå hvis vi indfører et kvantitativt mål der har et mere helhedsorienteret perspektiv et kvantitativt mål kan virke som et værn mod ny

vil et kvantitativt mål give et incitament til at foretage en passende prioritering af regelforenklingstiltagene på den måde kan det tilgodeses at der sættes ind der hvor forenklingerne har størst effekt på de administrative byrder

jeg konstaterer i dag at der

regeringen i forhold til de gode intentioner som forslaget er udtryk for er så afvisende det er som om man slår om på automatpilot og bare skal afvise hvad der kommer fra oppositionen jeg er helt med på at amvab metoden ikke er fuldstændig

i forhold til at afspejle oplevelsen af eller for den sags skyld den reelle byrde af administrativ karakter for virksomhederne men så kunne vi

heroppefra af fru mette bock vi kunne udvikle et nyt system som var mere dækkende og afspejlende virkeligheden vi kunne også se hinanden i øjnene og konstatere at vi sandsynligvis aldrig finder et system som tager højde for alle problemstillinger samtidig men at man udmærket kan køre flere indsatser sideløbende vi anerkender jo at det er en glimrende proces som regeringen har sat i gang med virksomhedsforum og det som det forum kan

fremkomme med af nye ideer og tiltag og som regeringen så vil tage til sig det er glimrende men det ene udelukker jo ikke det andet det her er et forsøg på at vi på det

er mere ambitiøse end det regeringen hidtil har signaleret

mange og for omkostningstunge administrative byrder i det her land

med til at begrænse væksten for virksomhederne og dermed er de også med til at hindre at vi får skabt den værdi i erhvervslivet som der potentielt er mulighed for og det er også med til

implicit at medføre at vi får de job i danmark som vi kunne have fået vi har jo alle sammen tror jeg i og for sig den fuldstændig modsatte intention og lad os da så prøve at være en lille smule konkrete og samarbejdsorienterede og i detaljen tage fat på det som kan lette stenene fra virksomhedernes vej sådan at de kan koncentrere sig om det de er gode til nemlig at skabe produktion skabe udvikling handle i det hele taget skabe merværdi og job til gavn for os alle sammen og som forudsætning for velfærdssamfundet jeg håber virkelig at regeringen undtagelsesvis vil se en smule nuanceret på forslaget selv

er kommet fra oppositionen og undlade den rene og skære automatpilotreaktion

ordet

siger det firkantet rigid polemisk stil som ikke afspejler den ånd som det her forslag er fremsat i nemlig viljen til at samarbejde om at forbedre nogle vilkår i forhold til erhvervslivet så vi kan

det dødvande vi befinder os i lige nu og som er skæbnesvangert for os alle sammen nemlig at erhvervslivet

har tiltro til det politiske system at

kan regne med det og at der ikke sker vilkårligheder på den måde at man i den ene situation

skatte og afgiftslettelser for så i den næste nogle få måneder senere at indføre nye

fra virksomhedernes side har tillid til

regeringen og tror på at den linje der er lagt

bliver fulgt det er nemlig det som den nuværende regering ikke har formået at udvise derfor er der skabt den mistillid

nogen folketingspolitikere for at tænke sådan

at det her forslag der kommer fra erhvervslivet er så lille det

at kigge på det jeg tænker faktisk på et helt konkret forslag som herre kim andersen selv har

kunne aflevere årsregnskaber på engelsk hvis man ønsker det der er jo formodentlig næsten ingen hvis

værdi i det men det er noget der betyder meget for virksomhederne så jeg spørger bare helt upolemisk kan man forestille sig den

er at se fremad det er at er at samarbejde det er at erkende at

vi står med nogle problemer i forhold til dansk erhvervsliv som er tårnhøje

ender med at fjerne grundlaget for det velfærdssamfund vi kender i dag hvis ikke vi står sammen om at forbedre rammevilkårene og bringe os på omgangshøjde med de lande vi normalt sammenligner os med

vi skal også hjælpe erhvervslivet med at fjerne byrder som måske umiddelbart synes små men som for den enkelte

synes jeg vi skal bruge de værktøjer som nu er tilgængelige for os og jeg synes vi skal

redder virksomhedernes konkurrenceevne det siger vi bestemt ikke men vi siger at det er er vores lille bud

at kvalificere processen og de er med til at stille nogle målsætninger op som jeg tror at den nuværende regering

gerne sige at jeg tror at noget helt helt centralt

jeg også var lidt inde på før omkring virksomhederne og investeringer og dermed

hvor begreberne tillid og tro på fremtiden

det i sig selv kan sådan set være værre end en

med de initiativer der tages bliver truffet nogle beslutninger som virksomhederne har tillid til og tror vil holde

tage beslutninger som i situationen af den enkelte opfattes som en byrde men som for fællesskabet og for den sags skyld også for den enkelte på sigt er et aktiv og en nødvendighed så tingene er nuancerede og vi skal håndtere de her vanskelige problemstillinger omkring erhvervslivet nuanceret og med blik for forskelligheden også ude i virksomhederne men det det drejer sig om er at vi nu erkender problemstillingerne

hører altså at vi tilvejebringer den fornødne tillid som er det fuldstændig fundamentale grundlag for at virksomhederne

deltagere fra kl og byggebranchens erhvervsorganisationer på baggrund af de anbefalinger som arbejdsgruppen så er kommet med har klima energi og bygningsministeren

det overordnede formål med

kommunerne og en nedbringelse af sagsbehandlingstiden for byggesager med lovforslaget indføres der

for det første en regel om at kommunerne skal fastsætte og offentliggøre deres servicemål for sagsbehandlingstiden i byggesager det er vi i venstre begejstrede for og jeg vil i den forbindelse gerne understrege i forhold til nogle af de høringssvar der er kommet ind at

at det skal være op til den enkelte kommune at sætte disse mål for sagsbehandlingstider og vi tror på at det kan give en øget konkurrence mellem kommunerne

indføres der en certificeringsordning for transportable konstruktioner altså cirkustelte festivaltelte og scener og den slags og denne ordning vil forenkle processen

foretages en byggesagsbehandling den form for afbureaukratisering mener venstre selvfølgelig også er godt for det tredje udvides en række bestemmelser der har til formål at forebygge større ulykker i og med bygninger det kan venstre også kun bakke op om for det fjerde udvides reglerne om forebyggelse af større ulykker i bygninger her gøres det tydeligere at de afgørelser som er truffet efter byggeloven kan påklages til statsforvaltningen og desuden får ministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler om klageadgang det mener venstre også er fint for det femte ønsker ministeren at forbedre mulighederne for at myndigheder kan

danskernes personlige energioplysninger for at fremme satsninger på energieffektiviseringer for eksempel ude i kommunerne i form af målrettede kampagner med mere det kan venstre til gengæld ikke støtte som

håber vi at vi kan blive enige om at dele lovforslaget op så vi kan få lov til at støtte alle de gode tiltag

i dansk folkeparti

de fleste af de gode intentioner der ligger i

sagsbehandlingstider på

nogen idé om hvor længe ens byggesagsbehandling

variere meget fra kommune til kommune

dårlig måde at gribe det an på så vi hilser

kommunerne skal melde noget ud

man som virksomhed eller borger har

ideen om at

altså cirkustelte festivaltelte og den slags ting

byggesagsbehandling eller nogen form for kontrol med området

konstruktioner altså telte

kan implementere nye eu regler

som regel der har en lidt mere ukritisk tilgang til eu og regler der kommer fra eu end vi har i dansk folkeparti så vi kan egentlig meget godt lide at vi har hånd i hanke med tingene og at tingene kommer en tur forbi folketingssalen

endelig vil jeg sige at venstres ordfører var inde på på noget af det rigtige og på noget som vi

alle de her registreringer af den enkelte husstands energiforbrug

vi bryder os egentlig ikke om ideen om at kommunerne skal skal bruge oplysningerne til at føre kampagner over

udvalgte boligejere

der bliver givet mulighed for at personhenførbare energioplysninger bliver videregivet til forskere eller bruges til forskning

de oplysninger der er bliver videregivet i

der ikke sker en utilsigtet offentliggørelse af folks sådan ret

oplysninger om deres energiforbrug så jeg skal sige at

indstilling til lovforslaget

at det forhåbentlig også skaber en positiv konkurrence mellem kommunerne mellem kommunerne som faktisk får mulighed for at kigge hinanden over skuldrene da servicemålene vil blive offentliggjort

ser jeg det som et win win forslag hvis konstruktionen er certificeret

skal der ikke byggesagsbehandles ved hver eneste opstilling det vil spare både tid og ressourcer hos både telt og sceneejerne og i kommunen samtidig går man ikke på kompromis med sikkerheden så

tilhængere af hele lovforslaget jeg vil

det der har været lidt diskuteret nemlig bbr oplysninger

at vi vi ved noget om hvilken type opvarmning der er

stadig gældende så der er ingen diskussion om de ting som nogle

selvfølgelig helt åben for at vi får de ting belyst i i udvalgsarbejdet men

kan altså også godt se nogle gode formål

at have så gode oplysninger som muligt vi har jo et register i forvejen og det er der

man spørger mig sådan lidt personligt måske nok nogle problemer i at få til

være så effektivt som muligt men en af de ting der gør at det

er jo rent faktisk også at man har de relevante oplysninger og at de hele tiden er ajourført hvad jeg ved på nogle andre områder indimellem er et problem med det register vi har

noget vi tit diskuterer og derfor synes jeg måske

nogle klager men man synes at der har været tid nok

vil sige helt ærligt til ministeren at det synes jeg ikke er tilfredsstillende der har været tale om tyve dage det er i underkanten i forhold til det justitsministeriet mener

lovbehandling og selv om man kan hævde at de enkelte elementer i det her lovforslag er små

at overveje det det andet jeg vil sige som jeg finder er problematisk er den begrænsning i

man har private virksomheder til at tage sig af

ikke i de offentlige myndigheder har nogen der er i stand til at foretage en bedømmelse af om disse afgørelser er rigtige eller ej man har ikke den faglige

hvorvidt de formelle ting er overholdt

have lovgivningen ændret så den kan blive i overensstemmelse med praksis normalt er det jo en uskyldig ting

at det er dybt betænkeligt at konsekvensen af at man har private virksomheder til

at den måde de håndterer det på

vi kommer til substansen kan kontrolleres af myndighederne og

faktisk er problematisk og jeg ikke sikker på at løsningen på den udfordring er at få

jeg deler helt dansk folkepartis dybe skepsis over for den tanke at man skulle overlade det til skiftende ministre i det her folketing

beslutte hvad det var for nogle eu regler der kunne implementeres uden behandling i folketinget

fald have udbygget noget mere i udvalgsarbejdet hvad

god ordens skyld sige ikke nogen særlig mistro til at den nuværende minister på området ville begå nogen afgørende fejl

har vi vel stadig væk hvis han ikke har allieret sig med andre og større magter mulighed for at påpege det og korrigere det men

til kommende ministre og selv om jeg nærer stor forventning til at den nuværende minister kan sidde i rigtig rigtig mange år så

trods alt man kan jo ikke undgå valg næsten

det der handler om sagsbehandling

nogle klare mål for hvornår sagerne bliver behandlet og hvor lang

rigtig rigtig god idé som jeg måske kunne ønske mig blev et generelt krav til kommunerne

er der den risiko når man opstiller den slags krav på nogle områder og ikke på andre

skævvridning af kommunernes fokusering sådan

det er et led i den almindelige erhvervsvenlige holdning fra regeringens side at det er vigtigere når det handler om byggesager end når det handler om

en enkelt bemærkning om det med oplysninger om varmeinstallation jeg deler helt

set det virker fornuftigt og naturligt og jeg er sikker på

et seriøst udvalgsarbejde kan blive overbevist om

det at persondataloven stadig gælder også på det her område nok er

at der er enorme forskelle på området så lidt større

selv om man kan sige at den idé burde serviceorienterede kommunalbestyrelser jo nok selv kunne finde på men her kommer altså en hjælpende hånd bestemmelsen om at spare en masse

hvad det ellers hedder ser vi også som et positivt tiltag som vil indebære en mere effektiv sagsbehandling og en billiggørelse for ansøgerne som kun skal søge om lov en enkelt gang og apropos diskussionen om byrder for en halv times tid siden så har vi jo et rigtig godt eksempel her

muligheden for at registrere varmeinstallationer som kan være nyttige i forbindelse med energirenoveringer også virker velbegrundet hvis vi er

så vi også kan se hvad den enkelte familie bruger i energi

forstå at persondataloven skulle afskærme det problem ellers vil vi holde øje med det så alt i alt vil jeg sige at det er et godt lovforslag

meget sund fornuft som det her så var det jo herligt at være energiordfører

at reglerne er ensartet landet over så det er de samme regler der gælder over det hele

energikampagnerne og den viden man så skal give til offentligheden om sit forbrug og hvordan man er beskyttet af persondataloven og så videre det vil vi spørge ind til under udvalgsarbejdet inden

af finanskrisen og at der derfor bliver gennemført betydelig færre byggearbejder end i de gode år i nullerne når en virksomhed eller en borger så alligevel vælger at bygge nyt eller bygge om så er det vores pligt som politikere at sørge for at sagsbehandlingen ikke udgør en hindring men tværtimod kan medvirke til at byggeprojektet hurtigt og effektivt bliver omsat til konkret byggeri derfor er byggesagsbehandlingen et vigtigt rammevilkår for byggebranchens produktivitet og for byggebranchen som sådan da en hurtig sagsbehandling giver mere aktivitet hos byggefirmaerne og dermed

derfor nedsatte jeg sidste år en arbejdsgruppe med repræsentanter fra byggeriets erhvervsorganisationer og kommunernes landsforening

kan gøre for at gøre det her bedre på baggrund af de anbefalinger der er kommet fra den arbejdsgruppe

to ting overordnet set for det første foreslår regeringen at

det vil sige offentligt oplyse hvor lang tid det tager at få behandlet en byggesag det er min forventning at kommunernes aktive stillingtagen til det i sig selv vil bidrage til

sagsbehandling og samtidig blive lettere for virksomhederne og borgerne

for det andet ønsker jeg at forenkle reglerne for ejere og brugere af transportable konstruktioner

og festivaltelte og det kan gøres ved indførelse

ikke byggesagsbehandles hver eneste gang

tid samtidig med at der stadig er et godt sikkerhedsniveau med disse

mere effektiv byggesagsbehandling

nogen hemmelighed at jeg faktisk ønsker at komme et spadestik dybere derfor har vi også i regeringens vækstplan som blev offentliggjort i tirsdags lagt op til at der skal

indføre en gebyrmodel der skal medvirke til en

grad af ensretning og gennemskuelighed i gebyropkrævningen vi ser gerne at vækstplanens initiativer hurtigst muligt får effekt så vi går på

efterfølgende fremlægger vi forslag til en ny gebyrmodel som kan skabe

i regi af regeringens kommende byggepolitiske strategi

vurdere hele organiseringen af byggesagsbehandlingen helt fra bunden samtidig vi ser på hvordan digitale værktøjer kan

har været lidt bekymret over det var vist dansk

der specifikt nævnte den bekymring

forestillede sig at man var et elnetselskab der skulle estimere hvor meget elnettet skulle forstærkes og om et øget elforbrug ville medføre behov for at forstærke dele af elnettet så

oplysninger så også i planlægningsformål kan der være god grund til at

kan virke som en slags gabestok der er

sige til dansk folkepartis ordfører at

på indsamlingen af oplysninger

kun finde sted under iagttagelse af reglerne i persondataloven som flere har nævnt og det betyder i praksis at det kun er tilladt at offentliggøre oplysninger i en samlet eller bearbejdet form

kan henføres til enkelte husstande og det er noget

datatilsynet om de er enige i og

mulighed for at oplysninger om enkeltpersoners eller husstandes energiforbrug

fastsætte de her forskellige sagsbehandlingstider det

dansk folkeparti og enhedslisten er

ministeren nu kunne finde på at misbruge

vælte nye eu bestemmelser ind i dansk lovgivning

så er det en helt forståelig bekymring jeg vil dog gerne berolige ordførerne lidt ved at

bemyndigelsen alene anvendt ved mindre justeringer

og ikke kun koldt brugsvand man kan måske undre sig over

men det er det og der har vi altså tænkt at vi måske skulle spare det ærede folketing for at skulle ned på det detaljeringsniveau i implementeringen af direktiverne så det er baggrunden det er klart

at kunne implementere helt nye retsakter uden om folketinget det vil jeg gerne garantere herfra det sidste

at den ikke har været så lang som vi egentlig gerne ville

utilfredsstillende når ikke høringsfristen kan opfyldes til punkt og prikke vi har rigtig meget lovgivning i den her folketingssamling og vi har

som helhed fra regeringens side at få fordelt det nogenlunde

skal laves i den sidste måned af folketingssamlingen her og det gør at

det er selvfølgelig aldrig helt tilfredsstillende endelig har enhedslisten så udtrykt bekymring

at det retssikkerhedsmæssigt er betænkeligt at klageadgangen begrænses sådan at der alene

over retslige spørgsmål det er klart at når man beskærer en klageadgang

jo altid betænkeligt men lige præcis den her ændring er det altså min vurdering faktisk ikke har betydning for borgernes retssikkerhed for når virksomheder efter bygningsloven

kunne vurdere og det er kun den her del altså den tekniske del som klagemyndigheden afskæres fra at vurdere der kan fortsat klages til energistyrelsen over selve sagsbehandlingen

vurderet produktet har foretaget den tekniske godkendelse efter de rigtige regler det er helt almindelig forvaltningspraksis at klageadgangen til en delegerende myndighed i

retslige forhold

jeg har svaret på de fleste spørgsmål men man er naturligvis velkommen til også

stille spørgsmål skriftligt jeg ser frem til

fortsætte drøftelserne om de enkelte elementer i

ønsker at få flere oplysninger

få gjort noget ved det men jeg synes faktisk at ministeren

forsimpler det en lille smule når han siger at det er for at give energiselskaberne

jeg kunne få ministeren til at bekræfte

vi kunne også tænke at det ville være godt for miljøet hvis vi

i alle vores biler for at vi så kunne komme efter de folk som ikke kørte miljømæssig

eller andet sted bør være en grænse for hvor meget myndighederne

i et bestemt område som gør at man kunne gøre det smartere og som gør at det giver mening i det område fordi de har fjernvarme eller ikke har fjernvarme eller hvad

snæver elforsyning i forhold til behovet hvis de gerne

man må ikke bruge det til at sætte enkelte borgere i gabestok man må ikke bruge det til at offentliggøre særlige borgeres måde at forbruge ting og sager på eller på nogen måde blande sig i hvad de borgere i

gøre derhjemme så det er for at kunne danne sig et overblik

at det

at de ældre generationer som forlader arbejdsmarkedet i de her år er større end de unge generationer som kommer ind

det betyder jo isoleret set

på arbejdsmarkedet i årene frem mod to tusind og tyve hvis man bare lader stå til

bliver der stadig færre til at forsørge stadig flere hvis man lader stå til

at forbedre vores levestandard for at skabe velstand

natur også begrænse vores muligheder for at skabe velfærd i hvert fald sådan i klassisk forstand forstået som at finansiere vores uddannelser

veje og hvad vi har og det er jo en af grundene til at hverken denne eller måske som det sidste

tidligere regering har ladet stå til men tværtimod har lagt en kurs en reformkurs hvor det har været helt centralt at sørge

at vi er flere til at sikre forsørgelsen flere der er i arbejde så det korte svar på spørgsmålet er at regeringen håndterer den her åbenlyse udvikling i antallet af ældre og yngre ved at gennemføre reformer som sikrer at flere af os er i arbejde

dagsorden fordi det er store tal vi har

gennem de reformer som er gennemført øges antallet af os der er i arbejde og dermed også den beskæftigelse der følger det er også reformerne der skal sikre at vi er dygtige

kompetente når vi er på arbejdsmarkedet og dermed også er med til at skabe flere job der kan give baggrunden for vækst og velstand med den kurs som er lagt med regeringens

der er i arbejde i to tusind og tyve det er faktisk lidt flere end gennemsnittet de sidste tredive år til trods for at der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder reformerne modvirker dermed det demografisk betingede fald

og dermed også i beskæftigelsen og vi er godt i gang med at føre det ud i livet i december to tusind og elleve vedtog folketinget tilbagetrækningsreformen den styrker beskæftigelsen med i alt

lovgivning de initiativer indebærer bla

aldersgrænsen for tilbagetrækning gradvis øges fra to tusind og fjorten og på sigt

følger arbejdstiden med levetiden når vi lever længere

vi også mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet

godt eksempel på at vi har tænkt demografien ind i den måde vi fører økonomisk politik på sidste sommer gennemførte vi to reformer en skattereform

og fleksjob skattereformen øger beskæftigelsen med i størrelsesordenen ellevetusind tolvtusind personer frem mod to tusind og tyve gennem en markant nedsættelse af skatten på arbejde reformerne af førtidspension og fleksjob øger beskæftigelsen med cirka fem tusind personer fra to tusind og tretten til to tusind og tyve reformerne skal bidrage til at færre ender på langvarig passiv forsørgelse at flere får lov til at bidrage og være på arbejdsmarkedet det er godt for den enkelte og det er også godt for samfundsøkonomien i sidste uge fremlagde regeringen forslag som sigter mod at studerende gør deres uddannelser færdige hurtigere i den her uge har vi fremlagt forslag der sigter på at flere kontanthjælpsmodtagere kommer i uddannelse og beskæftigelse eller måske endnu mere præcist at unge ikke bliver kontanthjælpsmodtagere men i stedet for kommer i uddannelse og gør den færdig og kommer på arbejdsmarkedet med regeringens

de to reformer tilsammen styrke beskæftigelsen med i størrelsesordenen otte tusind personer frem mod to tusind og tyve

vi peget på at der stadig væk er muligheder for at ændre den måde der bliver aktiveret på integrationen kan blive bedre det er vigtigt at kunne rekruttere kvalificerede medarbejdere også internationalt og der er også mulighed for at gøre noget ved det sygefravær som stadig væk plager nogle steder alt sammen skal det være med til

at øge antallet af os der er på arbejdsmarkedet sørge for at flere er i beskæftigelse og dermed jo også at færre er på passiv overførsel

med vækstplan dk bygger regeringen nu videre på den ambitiøse dagsorden som vi satte med danmark i arbejde vækstplanen skal skabe grundlaget for flere private job og fastholde et markant fokus på uddannelse og på øget beskæftigelse med vækstplan dk gør vi det mere attraktivt

og det er helt afgørende for danmarks vækstmuligheder at få gang i den private sektor igen det handler om at genskabe tilliden til fremtiden og sikre danske virksomheder et godt udgangspunkt så vi er klar til at gribe opsvinget

og efterspørgslen stiger igen med planen tager vi et vigtigt skridt

på vejen til fornyet fremgang og jobvækst som samlet skal løfte den private beskæftigelse

de arbejdspladser skaber vi ved at skabe grundlaget for at dansk økonomi kan vende tilbage til normale konjunkturer

trækker dem ud af arbejdsstyrken lige nu og her

til gengæld gør den enkelte dygtigere smartere mere produktiv og dermed får vi jo også mere ud af det som samfund på længere sigt

regeringen har siden vi fik ansvaret

en lang række initiativer for at holde hånden under beskæftigelsen det har vi blandt andet gjort med offentlige anlægsinvesteringer skattelettelser investeringsvinduet for virksomheder det rekordlave renteniveau understøtter også beskæftigelsen og den ansvarlige linje i regeringens politik finanslovaftalerne budgetloven reformerne bidrager selvfølgelig til at sikre at der er tillid til dansk økonomi og dermed lave renter

under krisen har vi fortsat en høj beskæftigelse hvis man ser det sådan i den historiske sammenhæng og sammenligner det med andre lande

ikke nogen tvivl om hvor indgribende det er i den enkelte familie når langtidsledighed plager

man kan sige andet om men der

langtidsledigheden er lav både hvis vi sammenligner os med andre lande og hvis vi ser det i den historiske sammenhæng under hele krisen har langtidsledigheden været på et lavere niveau end på noget tidspunkt i den første halvdel af det første årti det illustrerer jo meget tydeligt hvad strukturreformer kan bidrage med det danske arbejdsmarked er i dag sundt der er høj fleksibilitet der er mange som skifter job hvis man mister et kan man få et andet det er det ikke alle der kan men det er der heldigvis mange der kan det er takket være en lang række af arbejdsmarkedsreformer og den aktive politik på arbejdsmarkedet det afspejler sig selvfølgelig også i at vi i dag har en betydelig lavere strukturel ledighed end vi havde i nitten halvfemserne

færre bliver låst fast i ledighed med alt hvad dertil hører af dybe sociale konsekvenser for den enkelte og for familierne og det er jo også muligheden for at flere kan komme i gang igen når væksten på et tidspunkt tager til afslutningsvis regeringen er en reformregering det er gennem reformerne vi skaffer flere i beskæftigelse

vil der være over halvtreds procent af danskerne

i beskæftigelse i to tusind og tyve det er meget både i historisk sammenhæng og internationalt set samtidig samtidig med vi laver reformer som måske

en lang række initiativer som holder hånden under beskæftigelsen her og nu og som skal gøre danmark klar

mange forskellige grunde til

er vigtigt at holde fast i princippet om at det skal kunne betale sig at arbejde sådan bør det være og sådan skal det være men desværre er det langtfra altid sådan i danmark i dag på trods af en række mere eller mindre gode initiativer også fra denne regerings side står vi fortsat over for massive udfordringer i det danske samfund der er færre der skal forsørge stadig flere

også ifølge regeringens egne tal vi har i danmark alt for få mennesker på arbejdsmarkedet og alt for mange som er uden for arbejdsmarkedet og hvis man kigger isoleret

bliver tallene faktisk endnu voldsommere at denne situation er fuldstændig uholdbar

at gøre opmærksom på vi har ved flere lejligheder nævnt den skræmmende historiske udvikling der dokumenterer at antallet af folk på overførselsindkomst i den arbejdsdygtige alder er steget med over fire hundrede procent over fire hundrede procent siden starten af nitten tresserne fra cirka tohundredetusind

tres til cirka

to tusind og tolv en udvikling der i sig selv er temmelig paradoksal fordi reallønnen jo i samme periode

er altså blevet betydelig lettere at klare sig selv som årene er skredet frem

dag flere og flere på offentlig forsørgelse endnu mere skræmmende blev det da det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning kora for nylig kunne berette at der i år kun vil være tre af landets kommuner hvor over halvdelen af befolkningen er i arbejde kun tre og her behøver vi ikke engang det store historiske perspektiv for at dokumentere en alarmerende udvikling et kig på tallene bare tilbage i to tusind og ni afslører nemlig at der altså for blot fire år siden var

hvis vi så anlægger et internationalt perspektiv

bliver hovedet for alvor slået på sømmet

som blev lanceret for ganske nylig kunne således bevidne at vi i danmark har den suverænt største andel af offentligt forsørgede borgere

de lande som vi normalt sammenligner os med suverænt og hvor andelen af personer på offentlig forsørgelse har været faldende siden to tusind og syv både i sverige og i tyskland har den ja ganske rigtigt været opadgående her i landet hvorfor står det så

det er jo unægtelig et spørgsmål som trænger sig på grundene er uden tvivl mange men én skinner nu mere igennem end andre nemlig incitamentsstrukturen eller

sige måske mere præcist den håbløse ineffektive incitamentsstruktur som vi har i danmark det kan nemlig for rigtig mange mennesker reelt set ikke betale sig at tage et arbejde fordi gevinsten er meget lille faktisk fremlagde analyseinstituttet agenda så sent som i går en analyse der viser at gevinsten ved at tage et arbejde for en betydelig gruppe af kontanthjælpsmodtagere er under ti kroner i timen under ti kroner i timen hold så det tal op imod en anden agendaanalyse som viste at syv og

hvis de får mere end tre tusind kroner ud af det om måneden

to og tyve ud af hundrede svarer at de kun vil tage et arbejde

der skal immer væk arbejdes en del timer om ugen

til en nytte af langt under ti kroner i timen for at nå et niveau hvor de fleste overhovedet vil overveje at tage et arbejde hver gang vi i liberal alliance forsøger at rejse den debat bliver vi mødt med argumentet om

de tal som jeg lige har læst op men snarere er at der ikke er job at få og at det er det der skal gøres noget ved

er vi i liberal alliance for så vidt enige i at selvfølgelig skal der skabes job derfor imødeså vi også regeringens

rygterne forud for den gode løsning i marts som vi blev stillet i udsigt var ganske lovende og stort

og halvtredstusind nye arbejdspladser i den private sektor i to tusind og tyve det var det der var overskriften på alle netmedierne i tirsdags sådan

med en marginal sænkning af selskabsskatten og fravalget af nogle ellers planlagte afgifter

skulle bøtten åbenbart for alvor kunne vendes

og bevares ved første øjekast så man da også elementer som man bør rose regeringen for men som det også vil fremgå af debatten senere ser man tydeligt

på vegne af venstre dansk folkeparti konservative og liberal alliance

af regeringen førte reformpolitik åbenlyst ikke har løst de strukturelle problemstillinger på det danske arbejdsmarked ved at skabe flere job

sikre at det kan betale sig at arbejde

at der skal være en økonomisk gevinst ved at tage et arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse og beklager at regeringen ikke har mere fokus på denne problemstilling i

det er folketingets opfattelse at regeringen indtil nu har ført en meget slingrende kurs i forhold til at øge arbejdsudbuddet folketinget opfordrer regeringen til at søge mere stringente ambitiøse og langsigtede reformløsninger der sikrer at det kan betale sig at arbejde folketinget opfordrer endvidere regeringen til at få løst det strukturelle paradoks hvor en række danske job varetages af udenlandsk arbejdskraft

eksplosive udvikling som vi har set i tallene skal den udelukkende kunne henføres til

det private arbejdsmarked så uanset hvordan vi

bare konstatere at der er en stigende forsørgerbyrde som skal håndteres alt i alt ifølge regeringens egne tal

som er på en eller anden form for overførselsindkomst og herudover

sektor har udgifter i form af overførselsindkomster bygning af veje og alle andre mulige andre ting og sager og offentlige ansatte de penge skal reelt set i den sidste ende komme fra private virksomheder og derfor stiger den byrde og det er selvfølgelig

for få børn

har hørt fra økonomi og indenrigsministeren

er det cirka fifty fifty i to tusind og tyve med

i arbejde og hvor mange der ikke er i arbejde det er jo de mest optimistiske tal som vi har at gå ud fra på nuværende tidspunkt faktum er jo at det at det med pensionsalderen har vi indvirkning på her i folketinget

at lægge stemmer til er et af de redskaber som vi har valgt herinde for at prøve at begynde at dæmme op for det men

så er der stadig væk en enorm udfordring

samfund at så mange danskere holdes uden for arbejdsmarkedet og dermed ikke er en del af fællesskabet man kan vel sige at det i virkeligheden er en af de allerstørste udfordringer for det danske samfund for vi skal

taget initiativ til denne vigtige debat

meget langt hen ad vejen enig med liberal alliances ordfører herre anders samuelsen i beskrivelsen af den kæmpe udfordring vi står over for men allervigtigst er naturligvis selve debatten om hvordan vi får vendt udviklingen så flere kan blive en del af arbejdsmarkedet og færre fremadrettet parkeres på offentlig forsørgelse for venstre

helt afgørende at det skal kunne betale sig at arbejde det har altid været og er fortsat en vigtig ledetråd for venstres politik at det skal kunne betale sig at yde en indsats og sådan lidt populært sagt skal det kunne betale sig at stå op om morgenen tage af sted på arbejde og bidrage til fællesskabet frem for at

være passiv og modtage offentlig forsørgelse for eksempel i form af kontanthjælp det nytter derfor ikke at vi har opbygget et system hvor det desværre for alt for mange ikke kan betale sig at stå op om morgenen og dermed være en del af fællesskabet finansministeren

at mere end fjortentusind danskere rent faktisk ville have mere i disponibel indkomst hvis de overgik til offentlig forsørgelse det duer bare ikke vi ved også at mere end syvoghalvtredstusind danskere på overførselsindkomst har en gevinst på mindre end tusind kroner om måneden ved at komme i job det duer bare heller ikke sammenligner vi os med andre lande

flere på offentlig forsørgelse i danmark og dermed går vi jo glip af en stor arbejdskraftressource men vi har også forholdsmæssigt langt højere offentlige udgifter til forsørgelse end man har i andre lande

sikre at vi kan opretholde og allerhelst som også ministeren var inde på naturligvis videreudbygge det danske velfærdssamfund

at vi fortsætter ad det reformspor som blev lagt af den tidligere regering vk regeringen gennemførte således fra to tusind og et og frem til valget i to tusind og elleve en lang række reformer hvis formål var at bidrage til at øge arbejdsstyrken og det skete rent faktisk alene fra to tusind og ni og frem til valget i to tusind og elleve gennemførte vk regeringen reformer der øgede arbejdsstyrken med mere end

til syvoghalvtredstusind danskere i to tusind og elleve

hvad det danske samfund ikke har brug for er den slingrekurs vi desværre har oplevet fra den nuværende regerings side når det drejer sig om at øge arbejdsudbuddet først ja så forbedrede regeringen vilkårene for kontanthjælpsmodtagerne blandt andet ved at afskaffe kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen og give kontanthjælpsmodtagerne ret til at holde mere ferie alene de forslag bidrog til at reducere arbejdsudbuddet med op til tre tusind fuldtidspersoner siden er regeringen vendt på en tallerken det er vi glade for og nu har man fremlagt et udspil til kontanthjælpsreform der skal øge arbejdsudbuddet med når det er fuldt indfaset samlet tre tusind seks hundrede fuldtidspersoner altså lidt mere end en nulstilling i forhold til

og tilbagetrækningsreform for i denne sammenhæng blot at nævne de vigtigste derfor valgte vi også at

en skatteaftale med regeringen vi valgte også at gå med i en førtidspensions og fleksjobreform sammen med regeringen ligesom vi er klar til at forhandle den nye konkurrenceevnepakke nøjagtig som vi ser frem til de kommende forhandlinger om en reform af kontanthjælpen men for nu at sikre at regeringen ikke mister modet og vender tilbage til slingrekursen har vi foreslået regeringen at vi sammen indgår en aftale om et byrdestop der sikrer trygge rammer for danske virksomheder så de ved hvilke rammer de har at agere inden for

at investere inden for faktisk er et byrdestop en udstrakt hånd fra vores side til regeringen for med et byrdestop undgår man at komme i en situation hvor regeringen ville blive tvunget af sit parlamentariske grundlag til at vedtage det modsatte af hvad den netop har aftalt

så så det handler kort sagt om at holde fast i de ændringer som vi forhåbentlig

gennem forhandlinger i venstre fremlagde vi vores bud på en kontanthjælpsreform og

jeg desværre ikke har tid til at gennemgå

op til de forhandlinger vi bliver indbudt til af regeringen når det drejer sig om at

væsentligt bidrag til den diskussion som vi netop har her

var et væsentligt bidrag op gennem nullerne til netop at øge arbejdsstyrken

at en del af personskattelettelserne blev gennemført ved at man indførte andre afgifter

også afgifter som blev pålagt dansk

på arbejdsindkomst til til beskatning af andre områder men samlet set kan jeg ikke bekræfte at skattetrykket som herre leif lahn jensen spørger ind til blev øget med fire og

milliard kroner

slet ikke det skattereformerne handlede om

bidrage til at udvide arbejdsstyrken og det er det den her forespørgsel handler om den handler om hvor vigtigt det er og

arbejdskraft til rådighed som virksomhederne efterspørger det er jo en kendt sag at

som vi i dag må betale prisen for

det er derfor at rigtig mange arbejdspladser i dag flytter til udlandet

i beskæftigelse jeg synes at netop

to tusind og tolv og en analyse fra kora

i danmark begge analyser understøtter det vi

liberal alliance fremhæver i deres forespørgsel at økonomisk redegørelse

siden to tusind og ni hvilket selvfølgelig er et naturligt krisetegn det forsøger regeringen konstant at

ved at sikre vækst i danmark og skabe arbejdspladser i undersøgelsen kora er målgruppen alle danskere fra vugge til grav og ikke kun dem i den arbejdsduelige alder her ser vi den samme udvikling som i den økonomiske redegørelse eftersom undersøgelsen desuden arbejder med prognoser der ikke medtager de reformer som regeringen har gennemført eller

i arbejdstøjet og ikke ligger i hængekøjen

med reformerne er blandt andet at øge den andel af

der er i arbejde her er det selvfølgelig vigtigt at nævne tilbagetrækningsreformen der netop sikrer at flere

længere tid men det

at fastholde de her mennesker i arbejde netop ved at have fokus på forebyggelsesfonden regeringens allerede gennemførte skattereform og reform af førtidspension og fleksjob er også rigtig gode eksempler begge reformer øger beskæftigelsen i danmark fremover skattereformen ved at sætte skatten markant ned på arbejde reformen af førtidspension og fleksjob ved at skabe rammerne for en mere aktiv tilværelse for syge medborgere de to tiltag

den strukturelle beskæftigelse med sekstentusind syttentusind personer i to tusind og tyve

tredivetusind flere beskæftigede på langt sigt derudover er regeringen netop kommet med

vil hæve beskæftigelsesandelene deriblandt su reformen og kontanthjælpsreformen med vores

su reformen råder vi netop bod på at unge mennesker er for lang tid om at gennemføre deres uddannelse og dermed komme ud på arbejdsmarkedet regeringens

de unge et kærligt skub væk fra passiv kontanthjælpsforsørgelse og ud i uddannelse eller arbejde de to forslag vil øge beskæftigelsen med otte tusind mennesker på sigt dertil kommer

ved at vi får flere syge væk fra langvarig passiv forsørgelse og i gang igen med regeringens nye vækstplan

ekstra fokus på at styrke den danske konkurrenceevne det skaber først og fremmest arbejdspladser men løfter også danskernes uddannelsesniveau en ting er at skabe større arbejdsudbud men det nytter ikke noget hvis arbejdsstyrkens kompetencer ikke matcher den efterspørgsel der er uddannelse er derfor en hjørnesten i regeringens reformprogram vi vil ikke bare have den bedst uddannede generation i danmarkshistorien altså dygtige unge vi vil også prioritere efteruddannelse meget meget højt det er klart at når man skal være længere tid på arbejdsmarkedet skal vi også bruge ressourcer på at gøre dem der skal være på arbejdsmarkedet dygtigere og det gør vi blandt andet ved at investere samlet en milliard kroner i efteruddannelse med vores nye vækstudspil konklusionen på regeringens ambitiøse reformarbejde er altså at det vil være over halvdelen af befolkningen der er i beskæftigelse i to tusind og tyve

med at sige selvfølgelig være svært men det vil ske men det kræver naturligvis også en målrettet indsats i danmark og det kræver fortsat opmærksomhed på vækst beskæftigelse og økonomisk

så fantastisk at tage to milliard

kontanthjælpen for at sænke selskabsskatten

job var det ikke bedre at man satsede mere på at sænke afgifter jeg ved godt det også er med i vækstpakken

kontanthjælpen og to milliard

bedre liv og de tilfører så også samfundet flere penge det

de får et godt liv og samfundet bliver rigere

at få de her mennesker i uddannelse

vi forhåbentlig gør og der er rigtig rigtig mange her der støtter den kontanthjælpsreform så lykkes det rent faktisk på sigt også at tilføre

mulighed for at bruge de penge til at skabe endnu mere udvikling i samfundet

klassisk socialdemokratisk politik

og hvad sker der så samtidig

for at skabe arbejdspladser hvis ikke vi sørgede for at de mennesker fik det godt

fuldstændig ligegyldigt at der ikke var ret mange arbejdspladser

det som venstre glemte dengang de havde regeringsmagten

investere i mennesker det er det vi gør nu og det er vigtigt

arbejdsgiverne også skal have nogle rigtig dygtige folk at tage af

det godt

fordi vi på sigt skal have råd til en bedre velfærd det hele går hånd i hånd og det er netop derfor at det er rigtig rigtig vigtigt at

at de her mennesker kommer hurtigt igennem systemerne og hurtigt godt

når det virkelig går stærkt igen det er klassisk

lahn jensen og det handler om kontanthjælp jeg kan forstå at kontanthjælpen til en række unge under tredive år skal forringes for nogles vedkommende med flere tusinde kroner om måneden

kommer i arbejde næste år og næste år igen og hvor mange af disse mennesker vil bare blive fattige fordi regeringen nu indfører en ny fattigdomsydelse som erstatning for de gamle

de får en uddannelse vi sørger for at

i dag hvor man tit ser at de her mennesker bliver ladt alene

kommer og siger til mig jeg vil gerne hjælpes med et eller andet men man bruger ikke tid på dem

de her mennesker samtidig med at

uddannelse samtidig med at vi skaber arbejdspladser det er på den måde vi skaber en rigtig god udvikling så de her mennesker kan komme tættere på arbejdsmarkedet

de har fortjent og det er bestemt også det vi vil stå i spidsen for

imod de reformer som den tidligere regering vedtog og

og som i øvrigt også bidrog til at øge arbejdsudbuddet ganske mere end den her klassiske socialdemokratiske politiske plan som regeringen fremlagde forleden dag hvorfor stemte man imod da man havde chancen for at få gennemført det

det skal kunne svare sig arbejde

med den her reform det var nok også derfor venstre var med så derfor synes jeg det er en ret god reform og derfor er det en helt anderledes skattereform

og virksomheder har det rigtig rigtig godt og kan tjene penge og blive her

et rigtig godt arbejde det er det vi forsøger med vækstplanen og det er det jeg

at løfte den strukturelle beskæftigelse med cirka ni tusind

tage de to elementer ud som ikke blev præsenteret i går men som er en historie for sig nemlig su og kontanthjælp og de to elementer i sig selv vurderer regeringen vil bidrage med cirka syv tusind fem hundrede tilbage er der

som er et bidrag til at forbedre den strukturelle beskæftigelse en tusind fem hundrede kan

til alle de her industrivirksomheder vi kan godt lave talfnidder men jeg synes bare det er vigtigt at sige prøv at

liberal alliance ønsker og som jeg hører liberal alliance sige hele tiden lad os skabe arbejdspladser derfor synes jeg da vi skal gå sammen om

skabe de her arbejdspladser gå sammen om at lave reformer som giver de her mennesker kontanthjælpsmodtagere dem på sygedagpenge alle de her mennesker et meget bedre liv ved at få dem tættere på arbejdsmarkedet jeg synes det er det vi skal koncentrere os om

sekund i tvivl om at hvis det lykkes hvis den vækstplan lykkes

vi får endnu flere i arbejde

skabe et samfund hvor flere skulle være selvforsørgende

hvor der er ottehundredetusind

i en periode hvor det på alle måder er blevet lettere at klare sig selv

reallønnen er steget med over tre hundrede

vi kan købe flere varer vi kan købe flere serviceydelser historisk set har det betydet at beskæftigelsen skulle være steget at færre mennesker

udvikling

helt overordnet set og der er rigtig mange gode ting ved velfærdssamfundet

vil holde fast i men helt overordnet set er det en succes at tre og tyve procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder

der er en masse tal og hvor man kan se helt tilbage til

de forskellige regeringer og de forskellige årstal og det viser sig at

passiv forsørgelse nyrup

den tidligere regering som vi lige er kommet af med

jeg

siger på talerstolen i dag at det er et problem at så stor en andel af befolkningen er på

vi enige om noget

tager man virkelig den opgave seriøst mener man at man tager opgaven seriøst når man fremlægger en vækstplan som øger beskæftigelsen med

ethundrede og halvtredstusind er jo afhængigt af konjunkturer og at man håber på en vækst på to procent

men isoleret set regner man med at

at en kontanthjælpsreform øger beskæftigelsen med

og tredivetusind på kontanthjælp at en su reform øger beskæftigelsen

hundrede er det seriøst mener man så helt seriøst at man gerne vil nedbringe antallet af danskere

hvad nu hvis vi sætter kontanthjælpen så langt ned

og den laveste løn på omkring en hundrede og ti kroner i timen

er tre tusind kroner i i forskel

af arbejdspladser det giver fire hundrede personer det vil sige at løsningen for herre joachim b olsen og hele liberal alliance er fire hundrede personer

liberal alliance skal starte med at

laver fnidder med tallene det synes jeg at

det var skatteomlægninger som vi konservative kunne overbevise venstre og dansk folkeparti om

at man vil sørge for at de cirka fjortentusind mennesker der vil tjene penge på

får ændret deres vilkår sådan at der selvfølgelig er en gevinst ved at gå på arbejde

at lave en god kontanthjælpsreform er jo desværre ikke

alene jeg forstår ikke helt hvorfor vi ikke fik over halvtreds procent af stemmerne ved sidste valg men det fik vi ikke

kan lave en rigtig god kontanthjælpsreform kan sørge for

går rigtig godt igennem så vil herre mike legarth høre at

vi investerer i dem de har fortjent at vi interesserer os for dem og det gør vi med den her reform men hvis vi ikke

eller eller gør de syge raske og stå derude hvis ikke vi

det har den her regering set

derfor jeg står her og smiler og er i så godt humør og håber på at

at virksomhederne har det godt at de gider i det her land samtidig med at vi via de andre reformer

for at de her virksomheder har nogle dygtige sunde folk nogle som synes at det er dejligt arbejde i de her virksomheder

for at de her virksomheder kan have det godt

hvis virksomhederne har det godt lønmodtagerne har det godt så har vi alle det godt og ved i hvad venner

politik er det er at hjælpe mennesker det er at sørge for

rigtig gode arbejdspladser det er det vi gør

hvis vi får den tid vi skal bruge til det

vi endnu en gang kan rydde op efter en borgerlig regering

vidst hvad den ville men det gør vi

beskylde herre leif lahn jensen for at det er hans tankegang jeg tror snarere det er

herre leif lahn jensen i hvert fald ikke have

er vi da klar over at det kan være lidt af

af borgerne der er uden for arbejdsmarkedet

så bare ikke lige lade være med at stikke lidt til

uden for arbejdsmarkedet vi har store årgange af pensionister der forlader arbejdsmarkedet

har hævet pensionsalderen så man skal være længere på arbejdsmarkedet for

klø for dansk folkeparti står ved

der er flere uden for arbejdsmarkedet nu hvad

komme med noget godt bud på det men vi har en krise der i hvert fald har påvirket det

uden for arbejdsmarkedet vi har en politik herinde i folketinget der opfordrer flere og flere unge til at tage en uddannelse

så har vi så en regering der

vi har opfordret flere og flere til at tage en uddannelse så

indfører afgifter

det er for at få flere ud på arbejdsmarkedet

sidste ende det er den her gode klassiske socialdemokratiske politik som

hvert fald ikke redegøre for hvad det reelt

at vi får flere på arbejdsmarkedet det gør man selvfølgelig

oprette flere arbejdspladser de bliver mere konkurrencedygtige og det kan man gøre ved at fjerne nogle af de afgifter

at gøre med at hvis de private

vi lave alle de tiltag vi vil herhjemme

når man tænker tilbage på den tid man har været på arbejdsmarkedet at når der var fremgang i europa

i danmark med en års forsinkelse

når der var nedtur så slog det igennem en år efter

komme til at passe den her gang men indtil da er vi selvfølgelig nødt til at se på hvordan vi

sikrer at vores arbejdsmarked

vil sætte noget i gang og der er boligjobordningen

afskaffer regeringen så

nu her og så sige at

stadig væk benytte sig af boligjobordningen

at regeringen og

ros for at indrømme at der er blevet lavet noget forkert

en forkert rækkefølge også det her med at

i stedet for at se på hvordan reformerne

lavet bedst muligt til mest gavn for dem der skal omfattes

i samme periode har vi set en stigning i antallet af mennesker

kan ikke ledes tilbage til at vi har set en stigning i

steget det er ganske naturligt desværre har man så set

hver eneste gang der er en lavkonjunktur øges antallet af

den her stigning og for at skære den helt ud i pap

og lettere adgang til forskellige former

reallønnen er steget produktiviteten er steget

vores arbejdskraft er blevet mere værd

det eneste der kan gøres for at vende den

udvikling er reformer af vores arbejdsmarked som er langt mere vidtgående end det som der er lagt frem jeg synes et godt mål ville være at vi kom ned på svensk niveau det vil sige

bare spørge vil dansk folkeparti være med til at gennemføre den type reformer

kan øge danmarks velstand så vi kan sikre danskerne bedre private forbrugsmuligheder men også på sigt sikre at det offentlige har nogle bedre forbrugsmuligheder

at presse de dårligst stillede danskere ud

de ufaglærte ud af arbejdsmarkedet der kunne man jo starte med at lukke af og sige vi har ikke behov for mere tilgang til det danske arbejdsmarked så lang tid vi har

arbejdsløshed vi har vi skal vente

niveau der ligner det vi har i danmark før vi kan lukke op for

er jeg fuldstændig klar over at der også er

loft over kontanthjælpen netop fordi det skal

på offentlig forsørgelse

at danskere med de mindste ressourcer ikke kan sælge deres arbejdskraft

det finder jeg hverken rationelt eller særlig menneskeligt fornuftigt at mennesker bliver presset ud af

økonomi og at lukke den arbejdskraft ude af danmark svarer til at lukke alle mulige andre varer ude af danmark fjernsyn produceret i i asien og så videre fordi vi

køber dyre fjernsyn produceret

vi aldrig gøre med den type varer så det der er det helt centrale er at hvis vi skal have nedbragt antallet af mennesker i danmark som

vi nødt til at se på de strukturelle udfordringer vi har i forhold til at det simpelt

presset mindstelønningerne op herindefra med høje ydelser

kompetencer ud af arbejdsmarkedet der synes jeg at vi har en opgave både af økonomisk art og i høj grad af social art

mere eller mindre bytter job indbyrdes

der er om der er titusind reelle ledige job

først og fremmest at sikre at arbejdsgiverne

job og der er nogle tiltag der er sat i gang der medvirker

også se på hvordan vi sikrer at man man får den uddannelse der skal til for at man kan bestride de job der så

millioner hertil har vi så

det giver selvfølgelig et problem på det private arbejdsmarked som i sidste ende er dem der skal finansiere det her

det private arbejdsmarked også afhængig af en god offentlig sektor det er hvad det er

en stigning på en millioner godt nok har vi fået en del indvandrere til landet

erhvervsfrekvens på cirka halvtreds procent ifølge

man ikke bare kan henvise til at det er på grund af at folk

og firstusind resten en million er den udfordring vi har foran os

årsag men tilbage står altså en gruppe hvor man

høj kontanthjælp vi vil gerne

vil gerne have starthjælpen genindført

så det er sådan et tiltag vi måske kunne

for sig selv og for samfundet generelt jeg vil gerne medgive at der i mange år ikke har været et tilstrækkeligt politisk fokus på at inkludere flere medborgere i vores arbejdsfællesskaber det har betydet at der over en længere årrække er kommet flere personer på offentlige ydelser tallene kender vi det er netop derfor at denne regering er så optaget af at få vendt

det er uholdbart på længere sigt ikke at gøre noget det er også i det lys man skal se regeringens

ambitiøse reformspor jeg kan ikke nævne alle tiltagene men i flæng kan jeg nævne tilbagetrækningsreform skattereform reform af førtidspension forbedring af su system og jeg kunne fortsætte fortsætte

nu har regeringen lagt en dugfrisk vækstplan for danmark frem en banebrydende og historisk ambitiøs plan med vækstplan dk gør vi det mere attraktivt at investere i danmark vi styrker konkurrenceevnen og vi lægger fundamentet for en styrkelse af privat jobskabelse vi siger til erhvervslivet i kan roligt sætte i gang i kan roligt investere og i kan roligt ansætte igen for vi vil levere gode og stabile rammevilkår

til gavn for vækst og beskæftigelse alt imens

også har fokus på offentlige investeringer og renovering af den

sektor hvor vi løfter kompetencerne og investerer i mennesker

når regeringen ønsker at gennemføre reformer

handler det i bund og grund om at ruste os til de udfordringer dansk økonomi står over for det handler om at genskabe fremdriften i dansk økonomi det handler om at forny den danske arbejdsmarkedsmodel altså flexicuritymodellen det handler om at bekæmpe ledigheden

på offentlige offentlige ydelser og flere til at blive selvforsørgende på det danske arbejdsmarked reformerne virker også i en krisetid ja især i en krisetid er det vigtigt at

designe og gennemføre reformer for nu at bruge en kliché så handler det om at udvise rettidig omhu

det noget denne regering er opsat på med regeringens reformkurs vil der være over halvtreds procent af befolkningen der er i beskæftigelse i to tusind og tyve det er væsentligt at bemærke det er lidt mere end gennemsnittet over de seneste tredive år til trods for at der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive

at tage livtag med den regulære udfordring fra det demografisk betingede fald i arbejdsstyrken og beskæftigelsen

hvad er det for en udfordring vi står over for

både er en strukturel udfordring og en konjunkturbetonet udfordring en udfordring på lang sigt men også her og nu på kort sigt regeringen er passioneret optaget af at løse begge udfordringer jeg vil derfor hilse det velkommen hvis partierne uden for regeringen også ville kvittere for dette og fremadrettet støtte regeringens reformspor samt regeringens egentlige målsætning nemlig at give flere danskere bedre muligheder for at lykkes med deres drømme

to procent om året plus de tiltag der allerede

en forventet vækst på to procent om året vi har lige fået

så er det jo også for at skabe en højere vækst

og halvtredstusind flere arbejdspladser

tusind og tyve jeg mener det er vigtigt med et holistisk syn

ser på alle de initiativer herunder også lavere selskabsskat

og siger at den øgede vækst skal give fremgang

jeg vil spørge hvor stor er

arbejdsmarked bliver den sænket fra nul

hvor stor er stigningen på det private arbejdsmarked hvad er forventningen der for at opnå et resultat med flere arbejdspladser der må jo være en stigning i væksten

vi kan tale om en vækst på to

øger vi

synes da at df burde glæde sig over at vi skaber så mange nye

øger man væksten i det private og så er man afhængig af at væksten i usa og tyskland og

og halvtredstusind arbejdspladser når vi ved

usa nu læste vi lige at der

problemer i usa de skal jo spare

så stor derovre vil det ikke smitte af

og halvtredstusind arbejdspladser som forventet

komme så stor en vækst i sydeuropa at det vil medføre en så stor stigning i

når kapital er så mobil som kapital er

kapital og investeringer ikke styrer uden om danmark

det andet det om offentligt ansatte er

vi øger jo faktisk væksten i de offentlige udgifter

er det en vækst på nul procent procent gennemsnitligt så det der med at vi vil fyre

skal sættes ned hvad er det så for et problem man løser er det sådan at der er manglende opsparinger manglende formuer i de her store selskaber der betaler selskabsskat eller er kendsgerningen at de sådan set har masser af penge men at de ikke investerer

deres vurdering at de ikke her og nu kan være sikre på at

er større end nyinvesteringerne sådan at vi faktisk æder af kapitalapparatet

det jo udtryk for at

mange virksomheder er i gang med en

og vælger at flytte investeringer til udlandet det er en dårlig ting for det koster arbejdspladser det betyder lavere produktivitet og det koster også på konkurrenceevnekontoen derfor skal vi både sikre et højere langsigtet afkast af de investeringer som

vi sikrer et attraktivt afkast så lavere selskabsskat er med til at forøge afkastet af investeringer

vælger vi at udvise rettidig omhu og sige når de andre lande som danmark konkurrerer med sverige og andre økonomier som

går ned i selskabsskat så gør vi det også

der mere tale om en nøgtern kalkule af hvad der bedst kan svare sig

ikke er det eneste saliggørende det er netop derfor at det er et værktøj blandt flere værktøjer

vi ved at vores investeringsklima er udfordret og at investeringer styrer uden om danmark hvad gør vi så vi øger afkastet af at investere i danmark og det gør vi

at finde det passende leje den passende balance mellem på den ene side at det skal kunne betale sig at arbejde for det skal det jo og på den anden side at vi også sørger for helt rimelige og anstændige vilkår for at

folk som er mest udsatte i vores samfund det det jo handler om hele tiden er at sikre at der er rimelige og anstændige betingelser for at føre et socialt liv

optaget af at det skal kunne betale sig at arbejde også for den sidste restgruppe

nogle gange bliver fokuseret på men grunden til at vi har et dansk velfærdssamfund er

det er dansk og det har vi indrettet på vores måde når vi skal løse nogle af de udfordringer der udestår så må det være

derfor gennemfører vi en skattereform

liberal alliance egentlig også burde være

liberal alliance ikke være med til at tage ansvar

liberal alliances ordfører tidligere

jævnfør økonomisk redegørelse for to tusind og tolv som liberal alliance jo også henviser til i deres forespørgsel og det svarer så til niveauet i starten af to tusind og seks inden ophedningen af økonomien

af

men det er jo rigtig godt

udsving i erhvervsdeltagelsen fx fordi flere vælger uddannelse når jobmulighederne er mindre gode hertil kommer konjunkturvirkninger fra den aktiveringsindsats der foregår uden for arbejdsmarkedet og som følger udsving i ledigheden desværre

dem man kalder usynlige arbejdsløse altså dem som ikke er berettiget til kontanthjælp og derfor heller ikke optræder i statistikken

at folk er på overførselsindkomst og der vil

et problem at vi har et samfund hvor kvinder

er det et problem at unge er på su så der er lige adgang til uddannelse

side men vi skal selvfølgelig se på de mange mennesker der er uden for arbejdsmarkedet og som vi

skal give en hjælpende hånd så de i

måske kan komme til det skal have en hjælpende hånd

overførselsindkomst og uden for arbejdsstyrken men som kan

et arbejde der giver dem indhold i deres liv

liberal alliance jo en pointe

i dag der er uden for arbejdsmarkedet

mange forskellige årsager til men når folk har

det er fysisk eller psykisk så mener vi fra

hånd om de problemer

hvem der er uden for arbejdsstyrken og hvorfor

er

ikke har et arbejde til at få et og de mennesker som

og som kan komme videre i systemet skal vi også hjælpe jo længere tid man er på kontanthjælp jo sværere er det at få fodfæste på arbejdsmarkedet og det er derfor

rigtig gode elementer

i kontanthjælpsreformen

pointere er netop det med at vi skal se på de forskellige

er startet på en uddannelse i en krisetid

der ikke nogen bedre idé end at tage fat i mange af de unge som måske tog et ufaglært job før og sige tag en uddannelse det er bedst for jer selv og det er bedst for samfundet og når de ryger over på

nødt til at lave et system hvor vi belønner dem der tager et arbejde i stedet for at ligge på sofaen hjemme man er arbejdsmarkedsparat man får tilbudt et job og så skal man

job skal man have mere i indtægt end hvis på offentlig forsørgelse altså er til at sænke den offentlige forsørgelse sådan at det til enhver tid i alle sammenhænge skal kunne betale sig at arbejde

prøve at finde de bedst mulige løsninger til at få flest mulige mennesker ind på arbejdsmarkedet

systemet det provenu bliver

kommet med et udspil det skal bidrage

og sygedagpenge og andre ting hvor

arbejdsløs

arbejdsstyrken ind i arbejdsstyrken så det er jo to forskellige ting

nej det

sige at væksten i det offentlige skal være

procent og stigende med årene

er det der skal til for at man kan holde status quo

arbejdsstyrken ved at sætte ned som

sammen med radikale og socialdemokratiet

mindsket arbejdsstyrken i det

med trettentusind personer det er det foa selv har regnet ud status

er sf med til at øge

for arbejdsstyrken og arbejdsløse mennesker det

og sygedagpenge og og som vi gerne

få løftet ind i arbejdsstyrken og fundet job til

og derfor vil vi jo gerne

er lagt frem er der ellevetusind flere offentligt ansatte i

til det er jo også dem der er arbejdsløse

hvor væksten i det offentlige falder fra nul

tyve det må da være lidt af et problem at sf er med til

folkeparti politik at man skærer og så øger

det anerkender jeg det er klart at en del af finansieringen kommer herfra men der bliver stadig væk ellevetusind flere

selv om det er meget alvorligt ikke at kunne få et arbejde

oven i købet er syg fysisk eller psykisk eller har været så langt væk at man har andre problemer end arbejdsløshed det er jo

jeg kan forstå at liberal alliance gerne vil have sat fokus på men så må jeg også igen sige at man skal kigge på de specifikke tal og når vi har rekordoptag på uddannelsesinstitutionerne i en krisetid

omkring fem og firs procent af dem er kvinder

også nogle der skal gå på barsel når de heldigvis får nogle

tælle med nu er de på en overførselsindkomst fordi de går på barsel

bare have fundet ud af om det er den eneste mulighed og

som møder nogle udfordringer i deres liv og det

radikale og andre på centrum venstre fløjen

er blevet indført som vi alle sammen enige om det er så

og firstusind tilbage er der cirka en million at tale om

cirka kommet tohundredetusind flere arbejdsløse man er gået fra tredstusind til

stigning på tohundredetusind det er altså mere end en fordobling så det kan ikke

men kvinderne har selvfølgelig en andel men det er jo ikke nødvendigvis sådan at der burde være den sammenhæng at fordi der kommer kvinder

jeg kan forstå logikken i forhold til sygedagpenge eller førtidspensionister men i forhold til hvor mange der egentlig er på offentlig forsørgelse har jeg svært

folkepensionister det er vi begyndt at tage fat på i en erkendelse af at vi

så eksplosiv stigning det går jeg ud fra at ordføreren er enig i

have nogle få timer om ugen på arbejdsmarkedet hvordan kan de

hjælpes til at bidrage til samfundet

og sige er den gruppe for stor er der nogle mennesker

men min pointe var bare at når arbejdsstyrken bliver forøget med en million

samtidig får en række velfærdsydelser man ikke havde i nitten

alligevel men en ting står lysende klart for mig efter have lyttet til sfs ordfører og det er at sf ikke synes at det er en god idé at gøre sådan som regeringen lægger op til nemlig at spare på

su og kontanthjælp for blandt andet at sænke selskabsskatten

det bringer mig så til nu forud for at vi skal i gang med

her i folketinget om regeringens vækstplan at spørge om sf synes det er en god idé at fjerne momsfradraget for visse virksomheders brug af hotelovernatninger at større virksomheders omkostninger til

tænke mig at spørge sfs ordfører om altså om man i sf synes at det er en god idé ligesom jeg også godt kunne tænke mig at spørge sf om det er en god idé at genindføre boligjobordningen

ved kontanthjælpssystemet og derfor

kede af og syge af i nogle tilfælde

at give nogle ekstra muligheder til enlige forsørgere så de kan komme i uddannelse er rigtig rigtig godt det at opfordre unge til

være på kontanthjælp i længere tid

det bragte mig så til at spørge til en række af de øvrige elementer der vedrører dansk erhvervsliv

i vækstplanen vi har jo foreslået at at vi laver

været igennem de her ting og vi forhåbentlig når frem til en aftale

lavet et byrdestop så så erhvervslivet har sikkerhed for at det der er aftalt

eliminere og måske ligefrem få fjernet de positive elementer som vi kunne aftale på plads sådan som vi har oplevet det tidligere

det var såmænd bare derfor jeg af nysgerrighed gerne ville spørge sfs ordfører om hvordan sf så egentlig forholder sig til de enkelte elementer nu hvor jeg kan forstå at sfs ordfører ikke synes at det er en god idé at bruge provenuet fra su og kontanthjælpsreform til en sænkning af selskabsskatten så er det da relevant at vide forud for et stort forhandlingsforløb hvordan det forholder sig

er på andre ting herunder en en anden type regulering

fantastisk boligjobordning

at antallet af mennesker i den kraftige stigning der har været i antallet af

i den arbejdsdygtige alder med

end at det er et paradoks befolkningstilvæksten svarer ikke til

end de lande som ligger omkring os

imod at man fjernede efterlønnen

politik skal vi nedbringe

så har man en tilknytning til arbejdsmarkedet

være mennesker som ikke kunne klare sig selv som skulle hjælpes af samfundet jeg ved ikke om

så bliver folk ude på arbejdsmarkedet og arbejder

det er mennesker der godt kunne arbejde så må jeg bare spørge er

at man har afskaffet efterlønnen er det en god idé at man har forkortet dagpengeperioden det øger beskæftigelsen

forholdet mellem dem der er på arbejdsmarkedet og dem der er på overførsel afspejler en lang række forskellige ting som sagt indledningsvis i mit svar på forespørgslen

og dermed jo også det glædelige faktum at

stadig flere bliver stadig ældre en ting man kommer til at sætte stadig større pris på jeg kan se at der bliver nikket rundtomkring det gælder store dele af

det som også er tydeligt i debatten er behovet

være forskellige ambitionsniveauer jeg jeg synes selv det er værd at hæfte sig ved at skattereformen fra sidste sommer faktisk

gør en forskel for rigtig mange mennesker i spændet mellem det at komme ind på arbejdsmarkedet i et lavtlønsjob og det at være på

er at set fra regeringens side

at der både er en økonomisk tilskyndelse sådan at dem der kan

tager en uddannelse på de vilkår der nu gælder for det

for dem der har mødt større større forhindringer i tilværelsen og kan være i en udsat og sårbar position er plads til at gøre det ekstra der skal til for at tage de skridt så man kan komme hen til uddannelsessystemet

nemlig et samfund hvor der er stadig færre ufaglærte arbejdspladser

det måske er et dårligt svar at give nogle at sige ud på arbejdsmarkedet med dig for enhver pris

sidst i trediverne og så er der langt færre af de ufaglærte job så man måske er gået fra det ene til det andet til det tredje

man brug for at have det som en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse for den sags skyld giver i bagagen derfor kan man i kontanthjælpsreformforslaget meget tydeligt se det dobbelte at der for nogle jo selvfølgelig skal være en økonomisk tilskyndelse til at se at komme i gang fordi man godt kan mens der for andre skal være en vej hen til et uddannelsessystem som selvfølgelig skal have den fleksibilitet at give plads

at ja der er nogle der har brug for en økonomisk tilskyndelse til at komme ud på arbejdsmarkedet men der er sandelig også nogle der har brug for

for at få det til at hænge sammen når man vil diskutere

en finansiering af velfærd isoleret set i form af offentlige udgifter og offentlige løsninger af opgaver men også hvordan vi får den velfærd der ligger i at have et arbejde og kunne forsørge sig selv og bidrage til det fælles

to tusind og tyve

arbejdsudbud men også strukturer forstået som de samlede vilkår for at drive

gribe de bedre konjunkturer en af de ting

som vækker meget stor bekymring hos os er jo risikoen for at bedre konjunkturer slår et skarpt sving uden om danmark fordi vi har siddet på hænderne i stedet for at handle og gøre det attraktivt at drive

det er det tal der skal sammenlignes med

står de tal som spørgeren efterlyser herunder jo også konjunkturbidraget

det afspejler en pointe som godt nok er lavtflyvende men som jeg til gengæld er tilhænger af nemlig at lige så vel som politikere ikke kan få al skylden for dårligdom så kommer vi heller ikke

fra reformer der forbedrer vilkårene for det private erhvervsliv tyve milliard yderligere fra reformer der øger uddannelsesniveauet og så yderligere tolv milliard kroner fra reformer af den offentlige sektor

at med de konkrete skatte og afgiftsnedsættelser som ligger i den her plan understøtter man med

at det er et første markant skridt i vækstplan dk men regeringen lægger op til en vedvarende og mere vidtgående tilgang hvor der skal gennemføres yderligere tiltag i de kommende år

det forstås sådan at det er for at komme fra de seks og så op til de tyve

den samlede kage til at vokse i stedet for kun

supplerer jo dels holdbarhed som et synes jeg afgørende økonomisk mål dels strukturel balance som stadig væk er gældende målsætninger i den her planlægning

man sige at de lempelser og de investeringer i uddannelse og de offentlige investeringer

i den her plan alle sammen fuldt finansierede derudover

mener vi fra regeringens side at der er mulighed

reformer som som kan synes blødere for i hvert fald kan vores økonomiske modeller have lidt svært ved at genkende dem

øge velstanden mere nemlig op til

et problem at vi har ydelser til rådighed for folk som har behov for

en misforståelse som sfs ordfører fik

rodet sig ud i det er vi alle sammen enige om

at de skal være der til folk der har behov for dem

der egentlig ønsker at være på arbejdsmarkedet så skal vi gøre noget vi skal også gøre det på en sådan måde at vi sikrer at der er et incitament til at flytte sig fra at være uden for arbejdsmarkedet

ind på arbejdsmarkedet jeg er glad for at vi har kunnet samles om at være

vi nødt til stadig væk hele tiden at blive bedre det er oplagt at vores samfundsøkonomi samlet set hænger sådan sammen at vi har en offentlig sektor som har en række udgifter som vi er blevet enige om den skal have den skal så skaffe nogle penge til at finansiere det altså inklusive

sektor veje sygehuse overførselsindkomst og så videre de penge

skaffe fra indtægter fra den private sektor hvordan skaffer den private sektor sig

vi tror at der er modsætninger mellem at lette skatten og så at øge muligheden for at at betale de ting som vi gerne vil have betalt for når vi øger skatterne

får vi det sværere som erhvervsliv vores erhvervsliv får sværere ved

og så har vi en ond cirkel det er den som vi skal have rettet op på så runder vi lige til sidst vækstplanen der synes jeg

i den når det kommer til stykket jeg har over for den radikale

problemet med at nettobidraget i forhold til beskæftigelseseffekt tilsyneladende kun er en fem hundrede

bidragene fra su reformen og fra kontanthjælpsreformen så

fem hundrede resten kommer

selv pegede på fra en forventning om en vækst på to procent og reformer man har lavet tidligere og så videre og så videre

mere problematisk når man så læser

læse på en sådan måde at regeringen egentlig kun med den pakke som den har lavet her har lavet et delvist bidrag i forhold til det der er dens målsætning

bidrag til vækst skriver regeringen selv at det

har lavet her isoleret set kun kommer med de seks milliard kroner og så skriver man faktisk

i næste afsnit det er et første markant skridt i vækstplan dk men regeringen lægger op til en vedvarende og mere vidtgående tilgang hvor der skal gennemføres yderligere tiltag i de kommende år disse tiltag vil blive konkretiseret løbende fælles for tiltagene er at de vil sigte på en generel forbedring af

vilkår på tværs af brancher inden for fire centrale indsatsområder enten må det betyde

tal eller også betyder det at de ting som vi ikke har hørt om endnu faktisk ikke er vedtaget endnu og ikke er konkretiseret endnu og derfor er vi slet ikke oppe i nærheden af

man læser på side tredive hvor det samme gør sig gældende i forhold til

side siges at der skal komme et øget bidrag til væksten frem

i form af reformer der øger uddannelsesniveauet og beskæftigelsen der står der så i boks

at eksempler på de her indsatsområder er en folkeskolereform jamen den har vi jo ikke vedtaget endnu det vil sige at og halvtredstusind også bygger på en forudsætning om at der kommer en folkeskolereform som kan give et yderligere bidrag eller også har jeg misforstået hvad der står i teksten jeg tror at det måske er væsentligt

vi får det frem i lyset i de kommende dage så vi finder ud af hvor meget der egentlig er rigtigt omkring

forhold til hvad der ligger og er vedtaget nu og hvor

og halvtredstusind i høj grad både bygger på rigtig mange dynamiske effekter som

kunne tillade sig at bygge ind som en del af forudsætningerne og tiltag som vi

et par analyser gallup lavede en for lo her i efteråret hvor man kunne se at omkring fyrre procent af alle

offentligt ansatte vurderede at der var kommet mere bureaukrati i

radio havde en analyse som blev offentliggjort her i starten af året i januar måned

ude at spørge kommunernes kommunaldirektører hvordan de oplevede det og

seneste år var var bureaukratiet for kommunerne

bruge de skattekroner som der nu engang bliver opkrævet så hensigtsmæssigt som muligt

at der er nogen her i tinget det antager jeg der er imod

gøre det mere smidigt og mere hensigtsmæssigt spørgsmålet er selvfølgelig bare hvordan vi så gør det alle har jo

afbureaukratisering regelforenkling osv vi kender alle sammen ordene men alligevel er det gået den anden vej år efter år både under vk regeringen og andre regeringer og også nu under den

at det er passende at vi får en diskussion om hvad regeringen har tænkt sig

gerne bringe vores forslag ind i den diskussion

vi ligesom får sat en retning på og også gerne nogle mål

til de offentligt ansatte så de kan tage sig af de kerneopgaver

i stedet for at bruge for meget tid på passiv administration så det er begrundelsen for

og antallet af regler er vokset og vokset og vokset der er forskellige opgørelser over hvor mange nye regler der er kommet til og vi taler jo altså om en en mængde der kun er øget gennem fire årtier en opgørelse lavet af ugebrevet a4 viser at der siden begyndelsen af

cirkulærer love og bekendtgørelser og så siger de at politikere ikke laver noget

altså et eller andet får vi da fra hånden en anden opgørelse fra aarhus universitet viser at der på folkeskoleområdet i perioden fra nitten tre og halvfems til to tusind og ti er sket en stigning i den samlede regelmængde fra to hundrede og tolv regler til tre hundrede og en og halvtreds regler det svarer til en regelvækst på seks og tres procent det kan med andre ord også holde forskere beskæftiget på området for udsatte børn og unge er der i perioden

to og halvfems til to tusind og ti sket en regelvækst på ni og fyrre procent på begge områder udgør administrative procedurer og procesregler to tredjedele af de nye regler det beskæmmende er derfor ikke kun væksten i antallet af regler men også at størstedelen af de tilkomne regler

to årtier detailstyrer hvordan opgaverne skal løses

hvorfor er det så sådan

er blevet en tidligere departementschef har sagt politik er regler og fordeling af penge

en automatpilot slår nogle gange til når der laves politik vi vil ikke bare sætte mål vi vil også kloge os på hvordan de skal nås så bliver der lavet procesregler fordi vi måske ikke helt har tilliden til at kommunerne og deres medarbejdere helt præcist har fanget hvad det er vi gerne vil have

for det er ikke sådan at når vi trykker på stikkontakten her på slotsholmen tændes lyset i alle otte og halvfems kommuner de gør jo ikke altid som vi tror nogle gange

og heldigvis for det jeg tror sådan set at mange ting lykkes fordi kommunerne tilpasser sig den måde som tingene nu engang er på der hvor de har det konkrete ansvar i klasseværelset hvor læreren er på socialforvaltningen hvor socialrådgiveren er der hvor mennesker er

pointen er jo den jordnære at som udgangspunkt er kommunen og dens medarbejdere i samspillet med borgeren langt bedre til at finde de bedste lokale løsninger end vi er på deres vegne

en klar arbejdsdeling hvor folketing og regering sætter de overordnede rammer og mål og hvor kommunerne opfylder målene inden for rammerne

den offentlige opgaveløsning på resultater frem for opfyldelsen af proceskrav det kan skabe rum til lige præcis det større faglige ansvar og den nytænkning i kommunerne som vi har brug for og som også blev nævnt i begrundelsen for forespørgslen

ja jeg er meget ydmyg over for opgaven for den er stor

meget stor

handler jo selvfølgelig om at fjerne konkrete regler

historien viser jo meget klart

tilstrækkeligt at fjerne enkeltregler det kræver en kulturændring i måden vi styrer den offentlige sektor på og kulturændringer kræver et møjsommeligt og målrettet arbejde

komme i stand både blandt politikere

i at lave regler så sker der i det mindste noget så har vi gjort noget så har vi handlet men

i forhold til virkeligheden

vi glemt at kigge ud af de vinduer der bringer lyset ind på christiansborg

sådan en kulturændring må bygge på tillid på ledelse på kvalitet på faglighed i opgaveløsningen det betyder jo i praksis at hvis kommunen ikke leverer resultater på baggrund af et regelsæt skal vi ikke vedtage nye og endnu mere detaljerede regler så skal vi tænke

nå derhen ad en anden vej eksempelvis vil jeg gå i dialog med kommunerne og med medarbejderne måske er der viden

jeg synes man kan kalde nulfejlsillusionen

når der er sket en fejl vi må acceptere at det sker

tillid til at der bliver lært af dem uanset om det er kommunen som helhed nabokommunen eller medarbejderne for selvfølgelig sker der fejl det gør

det der er farligt er selvfølgelig at lade som ingenting

i stedet for konkret at forsøge at løse det og tage stilling til sagen

ændre kulturen vi har iværksat en række konkrete initiativer for det første

har vi overvejet en ny metode til afbureaukratisering den

skal der også være tryghed omkring og derfor har vi givet den et bureaukratisk navn så ingen bliver forskrækket vi kalder den

styringseftersyn

hvordan styrer vi egentlig og styrer vi

de økonomiske tilskyndelser de anbefalede metoder egentlig understøtter de mål vi gerne vil opnå

lagt lag på lag på lag af forskellige styringsmetoder og så har målet

fortonet sig ideen er at sikre at der er sammenhæng mellem de resultater som vi ønsker for det

regler som ikke understøtter målene skal afskaffes og det vil sige at hvis der ikke er et gyldigt bevis for at udfyldelsen af et bestemt skema understøtter det ønskede

vi er først begyndt med områderne for dagtilbud og beskæftigelse metoden anvendes desuden på

for udsatte voksne og voksne med handicap for det andet fjerner og forenkler vi løbende enkelte regler

det forløbne halvandet år gennemført mindst tre og fyrre regelforenklinger inden for alt fra cirkustelte til brugerinformation der er intet der er for småt eller for stort for den sags skyld for det tredje har vi iværksat frikommuneforsøget som er et godt eksempel på regeringens fokus på tillid ledelse faglighed og kvalitet de ni udvalgte kommuner har fået adgang til at igangsætte over to hundrede og femten forsøg og formålet er at skabe en bedre service for borgerne

styrke det kommunale selvstyre virker forsøgene vil vi udbrede dem til hele landet nogle går meget op i antallet af regler vi går mere op i kvaliteten af regler

god pointe at nogle regler erstatter andre regler og nogle regler forenkler gamle regler nye regler er altså ikke altid af det onde eksempelvis medfører gennemførelsen af frikommuneforsøgene to nye love en lovændring udstedelse af fire bekendtgørelser i alt en og halvfems nye regler frihed fører også regler med sig

vi ændrer et regelsæt til det bedre betyder

kunne få sat regelændringerne lidt i system så de sådan kom i bunker

blødt at tale om det der med tillid og handlerum og

plusord når vi taler om ledelse og styring men det er ikke blødt at tale om tillid og regelforenkling for med tillid følger ansvar og med plads til faglighed følger pligt til faglighed vi fjerner procesregler men står så meget fastere på de mål som skal opnås derfor er det snarere en hård dagsorden

forpligtende dagsorden end en blød

ingen procesregler som man som medarbejder kan gemme sig bag for skolelæreren betyder metodefrihed frihed til at vælge den bedste metode til de børn hun har ansvaret for det betyder ikke frihed til at bruge den samme metode år efter år klasse efter klasse hvis børnene ikke lærer at læse for kommunen

at stå på mål for resultaterne end at gennemføre processer

eksempelvis lettere at slå et kryds i et skema efter tre opfølgende samtaler

kan få mulighed for at passe børnene i en daginstitution i ydertimerne

min tillid til at kommunen har gennemtænkt konsekvenserne både for børn pædagoger og forældre

som for eksempel bedre normeringer i dagtilbud det kribler jo i fingrene for at lave en helt traditionel ansøgningspulje når pengene har svært ved at finde vej til det formål de er tiltænkt så skal vi drøfte sagen med kl igen og igen det er svært at vise tillid

sætte lighedstegn mellem politisk handlekraft og formulering af nye regler

en situation hvor vi er nødt til at få det meste ud af de ressourcer vi har

og sige når vi ikke har penge har vi dog stadig reglerne tværtimod vi får meget meget mere ud af de ressourcer vi har uanset om det er pengene eller om det er os som mennesker politikere og medarbejdere og

gøre papirarbejdet så let som muligt og til gengæld gøre rummet for at vælge de bedste og de mest målrettede løsninger så stort som muligt så kan vi måske stikke en kæp i hjulet

fundet de midler der skal til for at knække kurven og som jeg

min begrundelse for forespørgslen

til den her løsning frem for den anden vi kan se

hvad gør vi så

det afgørende herunder også hvordan det bliver oplevet ude omkring

af den enkelte offentligt ansatte hvor indgribende

vi vedkender os også fra fra venstres side det ansvar vi har haft i

regelmængde og den stigende regelmængde der har været i vores regeringstid

vi afleverede ministernøglerne så var det da et skridt i den rigtige retning

glimt i øjet men også med alvor i den forstand at det jo ville betyde at vi fik knækket kurven så stigningen ikke fortsatte men

jo det vi alle sammen efterspørger

alle regler er af det onde der er faktisk dokumentationskrav som er vigtige i arbejdet det kan være på

hvor man faktisk har det som en ret central del ved treholdsskift på sygehuse og andre steder

i det hele taget hvis man efterfølgende finder ud

der altså noget der skal rettes op er der så sket i behandlingen

også giver mening for dem som skal leve efter reglerne

forstå hvorfor man lige præcis skal udfylde det skema eller

den evaluering eller hvad det nu måtte være for nogle

er der er grunden til det kan man det

er rigtig mange offentligt ansatte som egentlig godt kan leve med at der bliver stillet nogle krav for regler om dokumentation og så videre kan jo også være styrende for rammen for hvad det er man må bevæge sig inden for og dermed også give en sikkerhed og en tryghed

nu engang er blevet ansat til at skulle løse så det synes jeg også vi skal

vi skal turde anerkende og sige højt at vi ikke nødvendigvis behøver

leve i en nulfejlskultur jeg kan henvise til blandt

men det der ikke er ok er at lave den samme fejl to gange eller flere gange

måderne man kan gøre det på nemlig at man viser den tillid

alle sammen nogle som kan begå fejl

får stukket en mikrofon op foran ansigtet

svare på et spørgsmål fra en emsig journalist om

vi laver et indgreb jeg tager fat i ministeren i morgen og nu må hun eller han så tage sig lidt sammen og lave en ny

her område det kan jo lige så godt være at det er opgaveløseren som har løst opgaven på en forkert måde

levet op til det ansvar der er givet og ikke nødvendigvis

er noget galt med det synes jeg også man skal anerkende og have med

er mange elementer i det her men jeg vil sige det sådan at

det er rigtig godt at regeringen har taget det

også gerne have det omsat og derfor er et af spørgsmålene til til ministeren i dag selvfølgelig hvornår hun forventer at vi kan begynde at lære af

og indhøster det så vi gerne at man kom i gang med og dermed også at man satte lidt mere præcise mål for hvad det så

os selv nemlig venstre og dansk folkeparti liberal alliance og

fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at bureaukratiet i den offentlige sektor er stigende med stadig flere love og bekendtgørelser som de ansatte i kommuner og regioner skal indrette sig efter folketinget finder det nødvendigt med en hurtig indsats til at nedbringe bureaukratiet således at de offentligt ansattes tid i højere grad kan gå til aktivt at servicere

folketinget opfordrer regeringen til hurtigst muligt at igangsætte tiltag blandt andet med afsæt i de erfaringer som frikommunerne indhøster

et afgrænset geografisk område at løse de her opgaver uden hensyntagen til de centralt fastsatte regler der allerede er det var den ene del og vi kvitterer

udeomkring i kommunerne kommer nogle gode erfaringer og dem skulle

omsat til konkrete resultater derudover har vi også arbejdet med udfordringsret altså hvor man fra medarbejdernes side faktisk kunne udfordre de eksisterende regler forstået på den måde at man så

er der nogle områder hvor vi siger at vi godt vil prøve at løse det på en anderledes måde end den som reglerne egentlig sætter op det har også været noget af det udeomkring som har gjort at folk har taget deres faglighed og den stolthed der ligger i det mere alvorligt og dermed også

jo over at det er nogle voldsomt øgede krav

det der hedder dokumentation af hvad de går og laver der egentlig er det allerstørste problem de bruger simpelt hen alt for meget tid på at dokumentere hvad de går og laver

nogle få eksempler og jeg tror ordføreren kender dem

time til den borgernære service hvis vi kan bruge det ord tilsvarende sygeplejerskerne der bruger mere end

om dagen en stigning på tretten procent sådan tror jeg man vil kunne gå ned i alle grupper af offentligt ansatte og få de samme tal hvad er baggrunden er baggrunden de her krav om konkurrenceudsættelse i

sektor som tvinger den offentlige sektor til hele tiden

dokumentere måle og veje det man går og gør

relativt meget tid på at dokumentere men det er også nødvendigt af hensyn til at man har treholdsskift

hensyn til patientsikkerheden af hensyn til at man ikke får dobbeltmedicineret og hvad der nu ellers ligger af forskellige ting så der er altså dokumentation som er ret afgørende for at den opgaveløsning og den kvalitet

også er så høj som det nu kan lade sig gøre

og det tror jeg at vi skal tage noget af ansvaret for at

andre i det her samfund som påfører de offentligt ansatte regler og forskellige krav

lokale kommunale regionale krav og måske

institution hvor lederen af forskellige årsager siger jamen vi vil gerne gøre det på den og den måde det beder man så de ansatte om at gøre så det er jo hele paletten rundt men vi

gøre noget ved at lave den rammestyring

der skal til men undgå at vi så påfører

at sige tak til oppositionen for at lægge op til den her debat om

vi har mange regler i den offentlige sektor

derfor skal vi gøre alt for at undgå

overflødige dokumentationskrav dokumentationskrav og

det er en hæmsko for at kommunerne og regionerne

efter de lokale behov regeringen har allerede igangsat en række initiativer der skal komme unødvendigt bureaukrati til livs og øge effektiviteten og kvaliteten i den offentlige sektor til gavn for borgerne vi har lagt op til en omfattende modernisering af den offentlige sektor

er at erstatte uhensigtsmæssige uhensigtsmæssige regler og krav og

friere men forpligtende rammer for kommuner og regioner for socialdemokraterne handler det i bund og grund om tillid tillid til medarbejderne i staten i regionerne og

aktivt tillidsfuldt og i fællesskab vil samarbejde om løsninger på de problemer og udfordringer som vi står over for vi skal med andre ord erstatte regler og kontrol med tillid og fokus på resultater til gavn for borgerne

den arbejdsløse unge murer kommer i arbejde

hvor mange samtaler han egentlig har haft

regeringen er allerede godt i gang

område har vi eksempelvis fjernet muligheden for at tvinge kommuner og regioner til at konkurrenceudsætte bestemte opgaver fordi vi har tillid til at kommunerne og regionerne ved hvordan man får mest velfærd og sundhed sundhed til gavn til gavn for borgerne vi har afskaffet de kvalitetskontroller

i et bureaukratisk jerngreb med afskaffelsen har vi givet plads til at kommunerne og regionerne nu kan fokusere på

det giver plads til nytænkning

at den offentlige sektor hele tiden sørger for den mest effektive og kvalitetsbevidste

regler og krav regeringens modernisering af den offentlige sektor er en langsigtet kulturforandring

den måde som den offentlige sektor bliver drevet på

vi er kommet derhen ved at benytte de tekniske muligheder og ved at få tillid ledelse faglighed og kvalitet til at gå hånd i hånd det er nøglen til et bedre og rigere samfund

vedtagelse som er aftalt mellem s sf radikale venstre og enhedslisten det læser jeg lige op

på afbureaukratisering

at belaste og skabe unødig administration regler er blandt andet til for at sætte fælles retning og skabe sikkerhed og tryghed

det er den enkelte kommune og region som bedst kan vurdere hvordan en opgave skal løses lokalt folketinget opfordrer regeringen

fortsat at fremme en styring baseret på øget tillid og uden

tidspunkt kunne forvente at nogle af de her udmærkede tiltag man søsætter

anerkender ordføreren at det offentlige bureaukrati faktisk stadig er stigende og hvornår forventer ordføreren

vi alle sammen kan gå ind og medvirke til at vi ikke

er regeringen men jo også oppositionen når den skal

jo også være med til at tænke hov skal vi nu ikke lige

så vi alle sammen arbejder efter det nemlig at de får det lettere ude i kommunerne

kunne sådan en model være noget

defineret på en bestemt måde være i en rum tid vi har jo så

et byrdestop altså at man ikke kommer med nye regler og nye skatter og afgifter

nogle af de tanker inde i vores politikker

på forskellige områder og jeg kunne godt forestille mig at det

måske inden for dele af den offentlige sektor var det noget som det kunne friste socialdemokratiet at kigge nærmere på

i socialdemokratiet helt klart villige til at gøre alt for at forenkle det for kommunerne derude netop for at

at problemet har været stigende igennem alle tider man har snakket meget om det

og så alligevel for vi har jo også været igennem processen med regelforenklinger og den tror jeg måske også at vi skal tage op igen parallelt med frikommuneforsøgene i dansk folkeparti er vi meget glade for

venter vi os faktisk rigtig meget af men vi kunne også godt tænke os

et skridt videre for eksempel med regelforenklinger andre steder vi havde jo for en måneds tid siden et ganske udmærket møde folketingets kommunaludvalg og ministeren ovre

og der talte vi om at det måske kunne være hensigtsmæssigt at folketingets kommunaludvalg mødtes med kl en gang imellem

slags ting i nærmeste fremtid det er meget vigtigt at vi herinde på christiansborg også får en fornemmelse af hvad der egentlig foregår ude bag de her mure bag

og ude i det virkelige liv som vi plejer at sige og selv om kl selvfølgelig også

har de alligevel fingeren på pulsen når det drejer sig om

og og cirkulærer og bekendtgørelser som måske er til hinder for for det kommunale servicearbejde det er svært for os herinde at forklare i en tid hvor økonomien er knap og hvor alle skal holde for at

ligefrem være glade hvis der ikke sker fyringer det ser vi jo desværre sker nogle steder

stigninger i antallet af beskæftigede

for administrationen det er altså bedre at man får flyttet nogle penge fra administration

over på det som populært bliver kaldt varme hænder men vi i dansk folkeparti

hvert fald frem til den videre debat og så synes jeg vi skal overveje om vi ikke skulle holde nogle møder direkte med med kl både formandskabet og direktionen

alle sammen gerne at offentlige medarbejdere har tid til mere

har vi nok alle sammen hørt om og nok også

omtalt den her socialrådgiver som bruger mellem halvfjerds

tyve og tredive procent på direkte

møde borgeren men når vi nu alle sammen har fokus på det og vi

radio undersøgelse at en meget stor del af kommunaldirektørerne

oplever at der er kommet mere bureaukrati jeg kan huske at jeg på et tidspunkt under den tidligere regering hørte bertel haarder dengang han var undervisningsminister

skulle man bare skrive til ham så skulle han nok fjerne reglen altså

skrive til ham og han fjernede også nogle regler

opleves sådan derfor har regeringen besluttet sig for det her såkaldte styringseftersyn og det er noget vi varmt bakker op i radikale venstre i eftersynet hvor man er startet med dagtilbud

målet skal for alle medarbejdere stå soleklart

men alle skal kunne målet for deres arbejde i søvne det kræver en anden tilgang og det kræver en anden måde at arbejde på og det kræver at vi

at sige til medarbejderne på jobcentrene at kravene er at de har afholdt så og så mange samtaler at borgeren har været så og så mange gange i aktivering og arbejdsprøvning

skulle man måske hellere sige at medarbejderen skal hjælpe borgeren med at komme i arbejde målet skal i fokus

vi vil heller aldrig få en offentlig sektor uden regler og heldigvis for det men men det er vigtigt at vi nu kommer i gang med det som ministeren

kaldte en kulturændring

kommunaludvalg gribe opfordringen fra herre morten marinus jeg synes det er en rigtig god idé at folketingets kommunaludvalg tager det her emne op diskuterer det med kl

en bedre fornemmelse af hvor det præcis

i det hele taget glade for forespørgslen vi er glade for at folketinget har fokus på hvordan vi styrer den offentlige sektor og vi bakker op om den af

at få nedbragt alt det her med bureaukrati og overflødig kontrol men tillid skal jo

begge veje og derfor var ordførerens parti og mit parti og de to andre regeringspartier jo forslagsstillere

et forslag i november to tusind og ni om at der blev oprettet

et centralt uafhængigt nævn til sikring af de offentligt ansattes ytringsfrihed en vigtig nøgle til forbedringer

er jo at de ansatte tør komme med deres forslag til forbedringer og nogle gange kan det være kritik af ledelsen

risikerer man måske at komme i unåde og blive fyret og den slags så et af formålene med det nævn var lige nøjagtig at vi skulle have

bedre åben dialog i den offentlige sektor og sikre at medarbejdernes gode ideer

kom frem i lyset og blev brugt var det en vej at gå sådan

medarbejderne og at det er der man helt konkret ved hvad

at det er vigtigt at man ikke kun ser på enkeltsager det hvert fald ikke en ting som kan stå alene og derfor kræver det den her vigtige kulturændring som ministeren også talte

det var derfor jeg ville høre ordføreren

om det var sådan en retning vi kunne gå altså at forbedre de offentligt ansattes ytringsfrihed og hvis ikke ordføreren lige vil hægte

på et forslag vi var enige om tidligere måske skal der lige være tid til at genlæse det

fremme de offentligt ansattes kreativitet simpelt hen og frigøre mest mulig af deres tid til det som de

er foretaget her på det seneste hvad er er ordførerens tålmodighed kan man vel sige i forhold til hvornår vi ser en en kurve der går den anden vej

et års tid eksempelvis er det så ok at man stadig væk kan se en tendens der er stigende eller skulle vi gerne på det tidspunkt

er mange regler og meget bureaukrati det er et langt sejt træk

er den vej man skal gå

kernen man skal lave hele kulturen om man skal have det her meget øgede fokus

målet og på hvordan vi får opfyldt målet

meget større arbejdsglæde og meget større initiativ blandt de

som jo blandt andet gik til valg på en tillidsreform

få en fornemmelse af hvad ambitionsniveauet er for regeringen og dermed også for det radikale venstre

radikale siger at vi har et fælles ansvar men det er dog trods alt

hvor meget frihed man har ude i kommunerne så det er klart at målet på sigt skal være at det opleves at man har en større frihed til at udfylde

sin faglighed som offentligt ansat

vel lige at nævne tidstyranniet blandt social og sundhedsassistenter som de selv har påpeget som et stort problem

de føler simpelt hen at de ikke kan udføre deres arbejde tilfredsstillende fordi de skal bruge alt for stor en del af deres tid

nået til en nogenlunde fælles erkendelse af at det er tosset

det er så her at jeg mener og enhedslisten mener at et af de grundlæggende problemer når vi taler om det her er at man igennem mange mange år

presset markedsmæssige styringsinstrumenter ned over den offentlige sektors styringsinstrumenter og er gennemsyret af mistillid til de offentligt ansatte således at kravet om konkurrenceudsættelse faktisk er en vigtig årsag til den misere vi diskuterer

kravet om konkurrenceudsættelse fører os i den stik modsatte retning af det vi

at vi skal have mindre bureaukrati og kontrol fordi konkurrenceudsættelsen kræver at alt bliver målt og vejet og dokumenteret ned i mindste detalje ellers kan man nemlig ikke benchmarke

skal være på sammenlignelige klare økonomiske præmisser det går selvfølgelig helt galt dér hvor man vil måle og veje og dokumentere ting som ikke kan måles og vejes såsom menneskelig omsorg

som de mange hundredetusinde offentligt ansatte specielt i social sundheds og uddannelsessektoren er ansat

skal vi starte med at begrænse kravet om markedsgørelse af den

sektor både den markedsgørelse der ligger i indførelsen af bestemte ledelsesprincipper

kravet om udlicitering når man ser på regeringens forslag til en vækstplan

det desværre ikke den vej det går der tales ganske vist

af den offentlige sektor og effektivisering og afbureaukratisering

fra de nuværende fem milliard kr der ligger i den gældende

til hele tolv milliard kr uden at det konkretiseres hvor

for at der skulle være nye tider på vej i forhold til begrænsning af bureaukrati og overflødig kontrol det er jo stikord som resultatstyring ændringer af arbejdstider og arbejdsforhold det vil sige ændring af visse regler nemlig de overenskomstbestemte regler som regeringen

direkte andet end som forhandlingspart og det er

stikord som økonomistyring og benchmarking vi har endnu til gode

det lyder som om der er noget nytænkning på vej spørgsmålet er så

i stedet for den konkurrencestyring som alle andre partier end enhedslisten er så glade for ja det er jo indlysende vi skal sætte tillid til de offentligt ansatte i stedet for tillid til at de har taget jobbet fordi de gerne vil beskæftige sig med uddannelse pleje og omsorg for andre mennesker tillid til at de gerne vil skabe en effektiv offentlig sektor hvor borgerne får mest muligt for pengene tillid til at de godt tør pege på de steder hvor der efter deres opfattelse måske bruges for mange ressourcer og at de godt tør pege på ændrede arbejdsgange det eneste der skal til er selvfølgelig at de offentligt ansatte får en tryghed for at de ikke selv bliver arbejdsløse hvis de kommer med sådan nogle forslag eller bliver fyret fordi

det er jo derfor at jeg tidligere har nævnt og gerne vil gentage her at vi bør starte med at gennemføre det som de tre nuværende regeringspartier og enhedslisten foreslog i november to tusind og ni det forslag handlede nemlig om en sikring af de offentligt ansattes ytringsfrihed og et af formålene var netop at udvikle metoder

de ligger ret højt på listen mit spørgsmål

at lufte i sit indlæg jeg tror ikke han

gør det men det var dog nogle tanker han havde

skal man også samtidig forpligte sig til at fjerne en anden jeg siger ikke dermed at det skal én regel for én regel men

princip var det noget som man måske kunne overveje i enhedslisten også

øger unødig kontrol med de offentligt ansatte eller stiller uhyrlige krav til

dokumentation af hvad den enkelte offentligt ansatte gør

kommer til at fylde alt for meget af den offentligt ansattes arbejdstid jeg er helt sikker på

skulle ordføreren være i stand til at finde et enkelt eller to der ikke helt lever op til det jeg står og siger her så vil jeg gerne kigge på det og finde ud af hvor det gik

eller

som egentlig i den første del bar lidt karakter af en minister der

måde har givet op over for maskinen altså ruller hele historien ud om

hvor længe og hvor mange nye regler der var kommet og at

og det på trods af at der jo i regeringsgrundlaget forhåbentlig

den offentlige sektor og dets bureaukrati

måde vi lever på som mennesker i det hele taget

vedkender sig ligesom et ansvar for at den maskine ruller vi har alle et ansvar og om ikke andet

minister i samråd på en enkeltsag så skal enten oppositionen eller ministeren vise muskelkraft og så får vi en ny regel og sådan det er det er jo en meget kendt øvelse øvelse

kommunalpolitikere siger at christiansborg blander sig alt for meget og

vi drukner i bureaukrati så det er jo

lykkedes heller ikke med den formulering i regeringsgrundlaget

når nu historieforløbet er så langt men hvordan

noget ved det er jo et fælles ansvar

spørge lidt ind til ministerens forventninger eller visioner på hele

kan det jo være en vej ind i det til virkelig alvorligt at få markeret at der er større frihedsgrader

større frihedsgrader betyder også færre regler

jo dokumentere og undersøge og det er jo meget godt fordi det er et forsøg

lykkes men spørgsmålet er

hvad er visionen og intentionen med det er målet det vi kan se i dag hvor frikommuner laver forsøg på at være mere frie er tanken at hvis ikke der dukker resultater op der taler imod det så skal det så hurtigt som muligt omfatte alle kommuner

man har gennemført nogle forsøg vi savner

meningen er nu er det jo kun på et antal områder

visionen at volumen også kan udvides

noget der omfatter flere eller skal vi afvente det der bureaukratiske offentlige systems afdækning af om det lykkes inden man tør gå videre så har det en lang gang på jord så tager det lang tid og så bliver det stadig væk meget bureaukratisk og en langsommelig udvikling i den her afbureaukratiseringsproces så hvis ministeren vil leve op til sine egne formuleringer i regeringsgrundlaget

vil udvide det til resten af kommunerne i danmark

er flere emner og områder der kommer ind i den pulje det kunne være en vej til at vi kunne holde en forespørgsel om et par år hvor vi havde et helt andet resultat end vi har i dag i stedet for at vi bare i dag står sådan og taler lidt i overskrifter

tiltrådte at nu er bureaukratiet stadig stigende og det viser med al ønskelig tydelighed hvor svært det er at håndtere det og hvor svært det er at gøre det mindre men ikke desto mindre har vi jo en fast overbevisning om at vil medvirke til at minimere bureaukratiet

mindre administration vi er i en tid hvor der er færre penge til rådighed og derfor gælder det selvfølgelig om at vores embedsværk vores administration såvel i kommuner

reelle ydelser i stedet for at bruge dem på bureaukrati

byrderne skal væk vi skal fjerne de stopklodser

har taget på sig det kræver prioritering det kræver at vi

skrællet alle de unødvendige metoder

frikommunerne og udfordringsretten er nogle rigtig gode tiltag som kan være med til at blotlægge hvor

er der er nogle ting der er fuldstændig overflødige

vi har sølet systemet ind i administration og bureaukrati

er meget enig i den dagsorden som andre har rejst om at så snart vi får best practice

hvordan man kan gøre det her på en bedre måde

det implementeret landsdækkende

men det er også et fælles

at så står folketingspolitikerne på christiansborgs hovedtrappe og fortæller at nu kræver de indgreb nu kræver de at der bliver indført nye love nye regler nye metoder

enkelte problemstilling i stedet for at have tillid til ledelsesansvaret så den må vi også tage på os

jo lidt det samme med ministrene de til enhver tid siddende ministre bruger halvfems procent af deres tid

at beskytte sig mod angreb og forsvare sig i stedet for

erkende at den måde vi nogle gange bruger ressourcerne på

været en berigende debat og jeg glæder mig til at følge den og medvirke til at få løst de

tid før man kan se resultaterne af det til det som er

i vejle som vi oplever som noget meget positivt

også med at det at det carsten koch udvalg som beskæftigelsesministeren har bedt om

vil indgå i det så vi hurtigt kan komme

hvis det nu viser sig at der både er positive frikommuneerfaringer

åbenlyst i forhold til til det øvrige jeg synes også

en en positiv ting hvis der

opfordring har egentlige møder med

folketingets arbejde og måden at gøre tingene på

vi prøver at komme hen til at man i højere grad kan udbyde en funktion

gøre det samme som det har været gjort før

finde det meningsfuldt at være medarbejder i

det er en ting som jeg synes man skal lægge til

se om man kan hjælpe borgeren til i højere grad der

meget frem og tilbage om

at mulighederne er større end de fem milliard kr vi anslog i danmark i arbejde og derfor har vi sat kravet op til

det er penge som bliver i systemet og jeg synes det er

synes det er en politisk forpligtelse altid at have blikket rettet mod hvem

behovet hvem har brug for at

om vi kan få fat i kulturen den kultur

egentligt regelskabende synes jeg er den ambition man må have

også at ændre den kultur som skaber de regler og som gør at det første svar på et kritisk spørgsmål er

er det fordi jeg synes det er en meget væsentlig politisk opgave og det er en væsentlig opgave for

identiteten som politiker at man ikke kun ser sig selv som lovgiver

regeludsteder og regelopfølger

som en der påvirker kulturen og måden tingene bliver gjort på og forståelsen af

at se på om opgaverne egentlig hænger sammen har vi egentlig en klar beskrivelse af målene med vores

og har vi så den styring der skal til og det frirum der skal til

til den sidste behandling af af frikommuneloven

jeg har da i hvert fald hørt dansk folkeparti

siger jamen vi vil gerne undervise på engelsk altså ikke i dansk

på ryggen af den kommunale service

men det giver friheden og erfaringerne må jo vise

men for at det måske kan blive noget som man kan vælge at gøre fordi det lige præcis er den frihed

som er forpligtende jeg jeg noterede mig med eftertanke det

en del uger siden nemlig at

af det krævende ved frikommuneforsøget

en god idé så vil vi gerne gøre det og se at få det testet af

et meget godt eksempel på det her med at tage ansvar for de opgaver man har ansvaret

lægger man lige mere end det dobbelte oveni jeg vil gerne høre ministeren om ministeren kan løfte sløret lidt mere for hvordan man har tænkt sig at

ministerens bemærkninger til nogle enkelte af de områder der nævnes

der skal sælge varer eller hvad

der hedder at ændre på arbejdstidsregler og arbejdsforhold hvad forestiller ministeren sig der og det sidste

gør noget for hvor mange ressourcer vi bruger hvor meget tid bruger vi selv

både det konkrete med enkeltregler

alle velfærdsområder efter i sømmene og

forskellige typer af styring lagt oven på hinanden og så

er økonomisk styring hvad er regelstyring hvad er

hvad vi kan få ud af frikommuneforsøgene hvis man ser på

have tiden til rådighed til de forskellige ting som skal gøres

det kommer til undervisning hvornår er man sammen med børnene hvornår forbereder man sig hvornår holder man møder med sine kolleger hvornår gør man noget helt

være en myndighed som spørger hvordan kan vi hjælpe med at i opfylder selvfølgelige krav til arbejdsmiljøet til miljø i øvrigt på en måde sådan at at vi gør det på den mest

set godt at vi kan komme dertil hvor man kan være serviceorienteret og myndighed på samme tid

det gør en kæmpe forskel hvis man som virksomhedsejer eller opstarter iværksætter bliver mødt med respekt for det man gerne vil i stedet for med mistænksomhed

meget gerne vil opfylde kravene men jeg tror også at de forventer at blive respekteret

at sige om her tiltag man nu har sat i værk

styringseftersyn og forskellige andre ting hvordan vil ministeren vurdere om de så har virket i tilstrækkelig grad

danmarks radio og andre gode kræfter formodentlig vil lave nogle analyser igen

nogle analyser som man så vil lægge til grund for at vurdere om det stadig væk er for lidt eller for meget eller hvordan det ser ud med det

de tre og fyrre regelforenklinger som jeg allerede har nævnt de to hundrede og femten frikommuneforsøg som er nævnt og resultaterne af af styringseftersynene og så selvfølgelig

bagvedliggende ideer hvad er planerne hvad er de forskellige strategier for de er jo ikke nødvendigvis de samme digitalisering

arbejdstidsregler er en anden vej der er mange veje til så at sige det samme nemlig at modernisere

den offentlige sektor det prøver vi at samle på en sådan måde

ville være overambitiøs hvis jeg mente at jeg kunne sætte

særligt tal som samlede det hele og så

om to år men jeg tror at vi kan skabe en helt anderledes klarhed over hvad

det er noget som de offentligt ansatte også vil anerkende har virket i forhold til nu er mindre bureaukrati og større tillid jeg er med på at der ikke

magisk tal som man kan stille op og så er

at der var nogle andre elementer eller delelementer eller hvad det måtte være så ministeren kunne sige det er den her

så ud for to år siden jeg tror ikke

at ringe rundt til tres forskellige kommunaldirektører men men på en eller

hvis man modsat har haft en oplevelse af at

man stadig væk optaget af om den ledige kommer i arbejde

eller andet sted er det jo tankevækkende når

lave en ændring af den måde hvorpå vi fører tilsyn med de steder

som børn der ikke kan bo hos deres forældre opholder sig

helt rigtigt og ordentligt vi har ikke haft det før og vi har brug for at kvaliteten øges hvordan skal vi veje det op

at vi ændrer udbudsreglerne og giver et større rum for kommunerne til

det der har affødt alle reglerne det er jo sikkerheden for at også pengene bliver brugt helt derude og

af regler så man altid

overholdt reglerne det er sådan den kultur der måske er skabt så det er jo lidt en fælles sag om vi kan få

få skabt det sådan at det ikke er den gammelkendte kultur om at en opposition hele tiden skal være på vagt

få skabt en mere åben struktur

kan man ellers svare

det jo også den politiske kultur der skal have et eftersyn det andet er at jeg håber at det er

der skal være orden i økonomien

uanset hvordan vi vender og drejer skatteyderne

som de først skal tjene og derefter indbetale til statskassen

bliver brugt til til gengæld tror jeg også der er en forventning om at de bliver brugt på en måde som er fagligt kvalificeret og hvor der bliver taget ansvar for det konkret derfor mener

at jeg tror at viden om hvad der egentlig foregår er helt afgørende

en hjemmeside som netop kommer til at hedde

for at kunne samle både enkelteksempler og

som netop inddrager de kommunale led for det er jo ikke kun politikere her i salen der har en rem af huden eller den kultur det er også vores kolleger

grundlæggende end som så og derfor er det også et godt tema i et kommunalt valgår hvordan man egentlig med de kommunalbestyrelsesmedlemmer man vælger

til fagligheden og den konkrete ledelse på

at vi inden for de næste fire uger går i luften med en hjemmeside hvor man ved selvsyn kan konstatere om der sker noget

vi har en løbende diskussion og at man følger med i

der er noget at byde på og om man som politiker selv lever op til de ambitioner man har end at

nu kigger vi væk og passer vores gøremål i øvrigt og så om et år må ministeren stå til regnskab for om der er sket dette eller hint det er måske

i virkeligheden sådan en meget klassisk måde at drive politik på og ikke et led i den kulturændring som jeg egentlig oplevede der var

tre linjer op folketinget opfordrer regeringen til hurtigst muligt at igangsætte tiltag blandt andet med afsæt i de erfaringer som frikommunerne indhøster og endvidere at sætte klare mål for nedbringelsen af bureaukratiet

og det jeg appellerer til er fuldstændig i tråd med det

vi også nødt til at sætte nogle mål for os selv og det synes jeg ikke har noget som helst at gøre

ministeren at henvise til en hjemmeside

har stor respekt for den omlægning af arbejdet som kommunalbestyrelserne har ansvaret for de nye skolestrukturer de tre og fyrre regelforenklinger som er gennemført

som er godkendt de sidste kommer med i lovforslaget

den konservative ordfører mener er ingenting det er luftigt det er ukonkret det er ikke noget særligt vi i blå blok vil have et tal

der var ideen med den her forespørgsel at blå blok

som også ministeren har været inde på og de tiltag som man vil igangsætte blandt andet det her styringseftersyn

til hvad jeg ved om det for jeg tror det er godt at man ligesom systematisk kan gå nogle områder igennem med en tættekam og sige hvad virker og hvad virker ikke selvfølgelig under forudsætning af at man får inddraget relevante aktører til det arbejde men det antager

flere har været inde på omkring frikommuneforsøgene

er der skal afgøre om det er gode resultater eller

dårlige resultater der kommer ud af forskellige tiltag for det er jo også mange gange en subjektiv vurdering og afgørelse jeg tror de fleste regler hvis ikke alle

anden forstand er blevet indført af velvillige politikere med forskellige formål og så har der

nogle kriterier eller hvad ved jeg

nogle gode erfaringer som vejle kommune eller hvem det

den proces og jeg håber og opfordrer til at vi så også rent politisk her i salen

embedsfolk der sidder i nogle nogle forskellige stillinger og skal bedømme den del af det jeg tror vi også politisk skal ind over for at sige det er de her resultater vi gerne ser gennemført til konkret lovgivning

på forslaget men alligevel luftede tanken om

sagt at en regel er om jeg så må sige lige så god som en anden regel altså en til en men dog kunne det

sted måske være et princip som kunne være med til at disciplinere os fra folketingets side altså hvis man hele tiden havde det

bare har det for øje og så måske prøver at komme med nogle forslag i den retning det

forskellige tiltag i den her boldgade vi satte et mål omkring at vi skulle

sænke bureaukratiet for virksomhederne med fem og tyve procent inden for en given periode der var så en måling

og man selvfølgelig mene om hvad man

bundlinjen var at der var fokus på det både i ministerierne og udeomkring i virksomhederne og organisationerne

vi mangler lidt lidt mere håndfast det sådan set ikke en mistillid til at ministeren ikke ønsker at levere det tror set hun gør ønsker i hvert fald om hun så gør det konkret må vi så se på et senere tidspunkt

en streg i sandet og sige ok nu er vi her hvor skal vi være henne om et

ikke fordi vi skal finde et tal som så skal være lavere end et andet tal på et senere tidspunkt men vi må på en eller anden måde kunne blive enige om hvad

tidspunkt evaluere de indsatser der er blevet gjort her i tinget og dermed

om vi skal gøre mere eller om det bare skal køre stille og roligt som

vores forslag til vedtagelse på den måde som vi selvfølgelig har vi har også været inde over at vi har foreslået et regelstop for små og mellemstore virksomheder det er igen rettet mod virksomhederne men noget tilsvarende kunne man vel overveje at arbejde med med inden for den offentlige sektor måske på udvalgte områder i en periode for at se om det

kunne give den den stabilitet og ro jeg har i hvert fald hørt flere grupper folkeskolelærere og andre som siger lad os nu få ro i en periode så vi kan udføre vores arbejde uden at vi skal koncentrere os om nye regler og forordninger

nogle ting som vi bør overveje i forskellige sammenhænge jeg vil gerne

ligger på linje med men som alligevel også har forsøgt at konkretisere debatten her og det tror

afgørende for at vi kan komme videre så det ikke blot er skåltaler og andre vidtløftige bemærkninger men at det

vi skal binde os selv op på

er drøftelser der foregår på en god

og konstruktiv måde den vil vi selvfølgelig gerne fra regeringens side

folketingssalen til det politiske indhold vil jeg sige at vi fuldt ud deler

de mennesker der hvert år oplever at

forsørgelsesgrundlag mens de fortsat er

sygemeldte og endnu ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet

eksempelvis borgere der fortsat er i

at deres sygedagpenge stopper at

står uden forsørgelse med den enorme usikkerhed det giver jeg tror i øvrigt ikke at

usikkerhed det giver for mange af vores sygedagpengemodtagere at man lever med den risiko at ens sygedagpenge

kan ophøre så problemstillingen er relevant løsningen er i regeringens øjne at vi kombinerer

stærkere aktiv indsats end den vi kender

lige så vigtigt det er at sikre at vi har et ordentligt

socialt sikkerhedsnet at der er forsørgelsesgrundlag for vores sygemeldte lige så vigtigt er det jo at understøtte at mennesker kommer hurtigst muligt tilbage

har vi foreslået fra regeringens side en

hvor vi ophæver varighedsbegrænsningen

giver mennesker der fortsat er sygemeldte muligheden for at overgå til et ressourceforløb med en tværfaglig koordineret indsats derudover

er det regeringens forslag at vi laver en en ottende forlængelsesmulighed der lægger sig oven på

de syv forlængelsesmuligheder der i dag gælder på sygedagpengeområdet

de borgere der har en livstruende sygdom

man ikke kan forlænges efter de eksisterende regler det gælder blandt andet på på hjerte og kræftområdet

sikre de mennesker der i dag står uden forsørgelsesgrundlag vi har fremlagt en model vi synes er rigtig god

den tidligere regering hele tre gange har vi

forslag om at ophæve varighedsbegrænsningen på sygedagpenge

ministeren brugte ordene vi vil kombinere en ophævelse af varighedsbegrænsningen på sygedagpengene med en tidlig indsats men er det det der ligger i ministerens

jeg jo risikere at gå hjem som en rigtig glad mand så det vil

ikke spå om vi er just gået i gang og der er masser af uafklarede spørgsmål

de forhandlinger og bruger vores energi

er at der er mennesker der i dag står uden forsørgelse selv om man fortsat er sygemeldt og kombinerer det med en revurdering efter seks og tyve uger og derefter en en aktiv

men jeg er nødt til at spørge ind

ministeren brugte altså i det første indlæg vendingen vi

at ophæve varighedsbegrænsningen for sygedagpengene kombineret med en tidlig indsats

en ophævelse af varighedsbegrænsningen på sygedagpengene tværtimod

forkortes sygedagpengeperioden fra to og halvtreds til seks og tyve uger og den ydelse man derefter overgår til medmindre man bliver omfattet af en af forlængelsesmulighederne er ikke sygedagpenge men en kontanthjælpssats

problemstilling at der er sygemeldte der i dag mister deres forsørgelsesgrundlag vi foreslår ikke en blind ophævelse af varighedsbegrænsningen vi foreslår

samtidig med at vi igangsætter den nødvendige aktive indsats

vores borgere det er i vores øjne den rigtige måde

løse de problemstillinger på der er på sygedagpengeområdet det kan man så have forskellige holdninger til men ikke desto mindre

selv af den overbevisning at de sygemeldte borgere der i dag oplever at deres sygedagpenge ophører og at de ikke har noget at leve for

som det vi har til behandling her

det er naturligvis al ære værd at enhedslisten på den måde forsøger at holde regeringen fast på de mange løfter som den gav ikke bare før valget men jo også som

udarbejdede og som de i øvrigt var ret mange dage om at blive enige om i venstre er vi ikke enige med enhedslisten i at det er en god idé at fjerne varighedsbegrænsningen i sygedagpengesystemet vi ønsker faktisk at fastholde et sygedagpengesystem hvor man ikke risikerer at komme for langt væk fra arbejdsmarkedet

sikre at man selv om man bliver ramt af sygdom får mulighed for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet al erfaring siger nemlig at det er den bedste måde hvorpå man har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet al erfaring viser jo netop at jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet desto vanskeligere er det at komme tilbage vi er godt tilfredse med varighedsbegrænsningen men selvfølgelig også de forlængelsesmuligheder der findes i dag og vi er faktisk optaget af at finde en løsning på det man sådan kort fortalt kan kalde de livstruende sygdomme så vi er meget åbne over for den ottende forlængelsesmulighed som ministeren også

foregår der jo i øjeblikket et forhandlingsforløb i beskæftigelsesministeriet så også af den grund kan venstre ikke støtte enhedslistens forslag her og jeg skal meddele at det konservative folkeparti som ikke har mulighed for at være til stede heller ikke kan støtte enhedslistens forslag

retten til sygedagpenge efter de gældende regler otte tusind om året af den gruppe er der cirka ni hundrede der kommer i arbejde de er altså raske nok til at arbejde tillykke til dem og heldigvis for det men resten er ikke raske nok til at arbejde og de er ifølge kommunernes vurdering heller ikke syge nok til at få tilkendt førtidspension det er jo den gruppe mennesker vi hele tiden har villet tilgodese med det her forslag så er det bare jeg spørger synes ordføreren virkelig at det er rimeligt at mennesker skal gå voldsomt ned i indtægt

en situation en uforskyldt situation hvor de ikke er raske nok til at arbejde og heller ikke syge nok til at få tilkendt en førtidspension synes ordføreren virkelig at det er rimeligt og hvorfor skulle en sådan ordning bringe disse mennesker nærmere arbejdsmarkedet det vil jeg

at mennesker skal gå i et vakuum som det herre finn sørensen beskriver det er ikke rimeligt derfor har vi lavet en førtidspensionsreform som gerne skulle medvirke til at personer som har en ressource selvfølgelig får mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet fleksjobreformen skulle gerne kunne rumme nogle af de personer som herre finn sørensen taler om det er i hvert fald venstres mål jeg synes ikke at det er rimeligt at fastholde den gruppe af personer på sygedagpenge det hjælper dem jo ikke der skal da en indsats til så de får mulighed for

der er i stand til historisk at kunne se tilbage men mig bekendt har der altid eksisteret en eller anden form for begrænsning i vores sygedagpengesystem netop ud fra at man ikke skal parkeres varigt på sygedagpenge hvis man er ramt af en en eller anden arbejdsnedsættelse så skal man jo have fundet en vej tilbage til arbejdsmarkedet hvor man får mulighed for at bruge de ressourcer som man har

det den forsørgelse som samfundet stiller til rådighed så det er jo ikke sådan at man ikke har nogen forsørgelse hvis ikke man er berettiget til at

man har andre forsørgelsesmuligheder det er sådan vores velfærdssamfund er indrettet og det synes jeg faktisk er udmærket det ønsker jeg ikke at ændre på jeg kan ikke de statistiske tal for hvor mange der gennem årene

varighedsbegrænsningen

jeg kan ikke udviklingen det kan jeg ikke ryste ud af ærmet og det beklager jeg meget men igen er det

et faktuelt spørgsmål som jeg vil anbefale herre jørgen arbo bæhr

at stille til ministeren det har hun bedre muligheder for at kunne svare på

forsørgelsesnet i vores fintmaskede

præmissen for kontanthjælpen er at man kan få kontanthjælp hvis man er berettiget til

hvis man ikke er berettiget til at få kontanthjælp

er det fordi man har anden mulighed for forsørgelse det kan være gennem en ægtefælle eller det kan være ved at man er formuende altså at man har en formue det er præmissen for vores kontanthjælpssystem så når herre christian juhl siger at det

fordi det nederste sikkerhedsnet er ingen forsørgelse så er jeg uenig i den definition

nederste sikkerhedsnet i det danske velfærdssamfund sådan at forstå at hvis man ikke har anden forsørgelse så er man berettiget til kontanthjælp

rask af ingenting at have altså underforstået om man bliver mere rask

af ikke længere at være berettiget til

man kan konstatere at det er afgørende vigtigt at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet selv om man er på sygedagpenge al erfaring viser faktisk at det er vigtigt at man har en tilknytning

enten til sin arbejdsplads eller en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet det er den bedste sikkerhed for at man får mulighed for at vende tilbage og det kan jo være det er i et fleksjob at man vender tilbage

mens de ligger på operationsbordet eller en situation hvor depressionsramte og andre bliver raskmeldte via en skrivebordsøvelse og mister deres indkomst uanset at de ikke endnu er i stand til at tage et arbejde det er situationen i dag og det

for en afskaffelse af sygedagpengebegrænsningen helt overordnet vil vores model betyde for det første at ingen mister deres

er syge for det andet at livstruende syge medborgere sikres sygedagpenge uden en tidsbegrænsning og fremover skal man kort og godt koncentrere sig om at blive rask og ikke om hvorvidt man mister sin indtægt for det tredje vil regeringen sætte tidligere ind og målrette indsatsen til den enkelte borger når man slås med mere komplekse problemer det handler både om at vi skal sikre forsørgelse

at sætte ind så man bliver hjulpet hurtigere til at komme tilbage til arbejdsfællesskabet derfor er det vores udspil at der skal investeres i nogle bedre forløb for de sygemeldte derfor skal vi simpelt hen have en højere ambition om at hjælpe de mennesker som har brug for det

det her heller ikke nogen spareøvelse faktisk kommer det forslag som regeringen har fremlagt til at koste i omegnen af en hundrede og tredive til

million kroner på den korte bane og der er hårdt brug for det rigtig mange af dem som i dag styrer direkte mod varighedsbegrænsningen

har komplekse men også diffuse lidelser har ondt i livet lider af forskellige ting som folk har svært ved at sætte navn på og rigtig mange af dem bliver hverken raske eller lykkeligere af at gå rundt

at de mister forsørgelsen det er ganske enkelt ikke godt nok når vi hører om enkeltsager hvor man lader den sygemeldte gå

næsten rammer begrænsningen og pengene er ved at løbe ud

vi gøre langt bedre opsummerende kan jeg derfor sige at vi er fuldstændig enige med enhedslisten om at vi skal have ændret den nuværende situation hvor man kan ende i et sort hul uden en krone på lommen når vi alligevel ikke bare støtter det fremsatte beslutningsforslag er det fordi de sygemeldte også har andre problemer end forsørgelsen vi har brug for en samlet

er i økonomisk balance og som både sikrer sygedagpengesystemet uændret for de store store flertal

som også gør en særlig indsats og hurtigere indsats for de otte tusind ni tusind der lige nu har allersværest ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet det lægger regeringens reformforslag op til

går fra sygedagpenge og over i et ressourceforløb så vil der efter skat være en forskel på tusind kroner

for at man har den lidt lavere ydelse

frem til at ydelsen ikke stopper når man rammer de to og halvtreds uger

kan blive raskmeldt henne ved skrivebordet selv om man stadig væk er syg men hvor man også kan ende i en situation hvor man ingenting har der siger vi at det faktisk

for eksempel som forsørger i et halvt år vil få tusind kroner mindre om måneden

udløbsdato for dem jeg tror at rigtig mange mennesker vil have nemmere ved at koncentrere sig om at blive rask hvis det er det perspektiv de har end hvis de kan se frem til

stemmekvæg for en regering der har givet dem et løfte og

egentlig ligeglad med enhedslisten

sur fornemmelse for enhedslisten at regeringen løber fra

har lovet det er nok ikke den rigtige måde eller så har enhedslisten

stille krav til regeringen hvis de skulle have noget gennemført

er det for en lille gruppe der kommer under den ottende forlængelsesmulighed de kan få sygedagpenge

dem der kommer ind i ressourceforløbet vil jeg ikke kalde

om til en anden ydelse kontanthjælpsydelse der så ikke er ægtefælleafhængig

en afskaffelse af varighedsbegrænsningen

konsekvent over for regeringen

løbet fra nogle løfter men hvordan det nye system

udfærdiges er for tidligt at sige nu når vi sidder og forhandler der

er kommet fra regeringen vi skulle jo gerne se om vi komme frem til et

bliver samlet op så der ikke er nogen der helt mister

blev indført i nitten halvfems af den daværende

radikale minister aase olesen

og det var stort set et enstemmigt folketing

enhedslisten eksisterede ikke i nitten en og halvfems det var alle mulige andre fraktioner så vidt jeg husker

stort set alle partier i folketinget der stemte for at

nogle af dem der er på sygedagpenge i dag et af de problemer som vi også kan se er at man ude i kommunerne ikke tolker reglerne på samme måde som vi gør herinde når vi har

ministeriet så kommer der vejledning ud

så tolker de reglerne ude i kommunerne på en måde

kører de alligevel efter den gamle vejledning det sker nogle gange ude i kommunerne så kommer der en masse klagesager

nogen der bliver frataget sygedagpenge uden at der

er hold i det der er mange der får omstødt

skyldes jo som jeg ser det at kommunerne tolker det forkert

hvordan den nye lovgivning

kunne ordføreren ikke bare lige kort forklare hvorfor ordføreren synes at det er en god idé

en situation hvor otte tusind mennesker

mister deres sygedagpenge og hvoraf kun en meget lille del af dem er raske nok til at komme i arbejde resten er

ydelse

er de ikke raske nok til at komme i arbejde er det rimeligt og hvorfor synes dansk folkeparti det er en rimelig situation at bringe mennesker i at de

nitten halvfems var der nogle der gik

på sygedagpenge fordi der ikke blev gjort en indsats derfor blev varighedsbegrænsningen indført det er måske også derfor

de har lavet varighedsbegrænsning i sverige nu det plejer altid at være sådan at

derfor er det også fornuftigt at se på hvordan man kan samle

se hvad det ender med og hvad vi kan blive enige

fysisk arbejde er mere syge end de rige i det her land det vil sige at overklassen er mindre syg og har bedre muligheder for

men hvis nu vi tager udgangspunkt i at sygdom er hver mands herre og

er det nogle gange svært i hvert er svært at selvhelbrede

man står i en magtesløs situation og og er overladt til kommunerne og til sygehusene

straffer man de syge hvis de er syge i lang tid i stedet for at straffe det system som måske er årsag til at de ikke får en behandling og som måske er årsag til

være kommet tidligere tilbage på arbejdsmarkedet det var det der manglede derfor er

kommunerne gik i gang noget tidligere det

så er der selvfølgelig en restgruppe og det er der hvor regeringens forslag er at

det er det vi skal til at forhandle om og hvad resultatet bliver af de forhandlinger kan jeg selvfølgelig

samtidig skal sygemeldte have en hurtigere og bedre indsats end i dag det er udgangspunktet for en ny sygedagpengemodel

hos rigtig mange sygemeldte og ikke mindst deres familier denne utryghed berører langt flere borgere end dem der ender med at falde for varighedsbegrænsningen regeringen vil fjerne

utrygheden frem for at bekymre sig om økonomi skal sygemeldte i stedet bruge deres kræfter på at komme på benene og tilbage til arbejdsmarkedet

det også vitalt for regeringen at vi finder en gennemtænkt og balanceret løsning på den fælles udfordring ingen bliver rask af at få sygedagpenge jeg mener at vi med vores model adresserer begge forhold hensynet til tryghed

kan hjælpe den syge tilbage på arbejdet

tvinges til at fokusere fuldt ud på varigheden og på falddatoen derfor er vi også meget tilfredse med at regeringen i det netop fremsatte forslag til en ny sygedagpengemodel

er syge det er synes vi en meget stor ting at absolut ingen sygemeldte mere skal komme ud for at stå helt uden forsørgelse vi lægger stor vægt på at der i det samme udspil også er fokus på en forbedret støtte og hjælp til den sygemeldte en indsats

skal være tværfaglig og helhedsorienteret vi ved at den fremlagte model kritiseres for at operere med en nedsat ydelse til sygemeldte som efter seks og tyve uger ikke kan forlænges efter en af forlængelsesbestemmelserne den kritik forstår vi naturligvis godt men det her er det muliges kunst og vi vægter det altså højt at der både er udsigt til en indholdsmæssigt mere individuel

at ingen mere skal frygte at komme til at stå helt uden forsørgelse

men ser frem til at vi måske kan

at man kan bevare sine sygedagpenge indtil den dag hvor det er afklaret om man kan fortsætte på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår om man skal

det jeg lige har læst op er jo i fuld overensstemmelse med det forslag enhedslisten

og det som står i regeringsgrundlaget så hvad er det for en ny

ny erkendelse sf er nået til

det er jo rigtigt det står der også nu vi mener med den model vi er med til at lægge frem nu

man har mulighed for at gøre det på et meget tidligere tidspunkt og faktisk også mere kvalificeret og med med en sundhedsfaglig indsats ind over meget tidligere i en en koordineret kommunal indsats

nogle nye redskaber vi giver

regering og

derfor at der er så mange der spørger hvad regeringen egentlig vil og

hvis vi kunne hjælpes ad med at gøre det skarpere

på den slags øvelser men en af regeringsparterne som vi hørte før og af høflighedsgrunde ikke

på radikales vegne ingen bliver rask af at modtage sygedagpengene man kunne næsten forledes til at tro at den sætning

så skal man lade være med at give sygedagpenge hvad siger sfs ordfører til sådan en sætning ingen bliver rask af

mennesker en mulighed for at være forsørget så længe de er syge og vi giver mennesker en bedre mulighed for at få hjælp til at blive raske fordi vi også styrker indsatsen

og det muliggør ikke

den vigtigste grund er at en fjernelse af

sygedagpenge vil medføre at flere mennesker vil blive

det tværministerielle udvalg som er

det her område er kommet frem til at mellem

ville forblive på offentlig forsørgelse

det primære mål må jo være at bringe folk tilbage på arbejdsmarkedet et system der fastholder mennesker på offentlig forsørgelse

i øvrigt ved gør mennesker mere syge er ikke et system som hjælper mennesker tværtimod

er et rigtig dårligt forslag vi vil godt kvittere for at regeringen

synes vi er rigtig fornuftigt ikke mindst

gennemført det ville have medført at flere mennesker

kommer lidt flere mennesker

hvad der er jo ikke er nogen ønsker allermindst de mennesker

hovedsagelig at kommunerne ikke løfter det ansvar de skal i henhold til sygedagpengeloven nemlig at sørge for en tidlig og helhedsorienteret indsats

man får hjulpet mennesker lang tid før de kommer i den

at tage initiativ til

lars bostholm som er arbejdsmarkedschef i guldborgsund kommune som har været en af de kommuner som har

succes med at få folk tilbage på arbejdsmarkedet når de

har den effekt at borgeren får en enorm egeninteresse i at samarbejde med os om hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet derfor kunne jeg godt frygte at hvis

lige forlænge sygemeldingen og gøre det sværere for os at få borgeren klar igen det element at sygedagpenge er midlertidige det bruger vi meget i vores informationsarbejde

nogle af de problemer som herre finn sørensen beskriver her men

så den anden side af det det har så også en effekt at der er en varighedsbegrænsning på sygedagpenge

det kan skyldes mange ting tror jeg

hvor hvor det kræver en stor indsats

at vende tilbage kan det at der også er en stopklods

være på sygedagpenge gøre at

vores mulighed for at skabe job så der også er job som folk

vende tilbage til på arbejdsmarkedet så jeg synes at

det offentlige måske mere end i noget andet land

spørgsmålet

komme på forskellige forsørgelsesordninger når vi har øget kompensationsgraden altså givet flere penge på de her overførselsindkomster så kan vi se en direkte korrelation

kommet flere mennesker på de her ordninger

det er fuldstændig empirisk bevist så der er altså en sammenhæng mellem at man

gør det mere økonomisk attraktivt at være der og

tiltrækker mennesker det er ikke det samme som at sige at der er folk der ikke er reelt syge og som ikke skal have hjælp men der er altså den her balance som vi

konstatere at når man ser på udviklingen i de reale disponible indkomster over de sidste år så må man sige at man har en højere levestandard i dag altså at man kan købe flere varer dag når man er på overførselsindkomst end man kunne for for eksempel ti år siden så det er blevet mere

at økonomisk utryghed i sig selv kan være en meget væsentlig barriere for at blive rask og vi var enige om og jeg citerer fra vores beslutningsforslag der er behov for både bedre opfølgning og ophævelse af

det sagde vi i en erkendelse af at ophævelse af

problemet i sig selv der skal en øget indsats til i kommunerne i form af tidlig indsats og helhedsorienteret sagsbehandling

jeg citerer igen fra vores beslutningsforslag fra dengang der er derfor under alle omstændigheder et presserende behov for at ophæve varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge citat slut vælgerne handlede derfor i god tro da de ved valget i to tusind og elleve stemte på et af de fire partier der stod samlet om dette forslag i forventning om at løftet ville blive indfriet vælgerne blev også glade og det gjorde enhedslisten også da vi så regeringsgrundlaget under overskriften færre mennesker skal leve i fattigdom står der

regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge i stedet vil regeringen styrke den aktive indsats citat slut det var og er ikke til at misforstå men så begyndte vores bekymringer

det lykkedes heller ikke at få det med begrundelsen var at det skulle gøres ordentligt i februar to tusind og tolv blev sagen sendt i et tværministerielt udvalg der skulle komme med en indstilling inden sommerferien altså sommerferien to tusind og tolv imens fortsatte medierne med at bringe det ene eksempel efter det andet på mennesker der blev frataget sygedagpenge selv om de ikke var raske nok til at vende tilbage til arbejdet men heller ikke syge nok til at blive tilkendt førtidspension det har drejet sig om cirka tyve personer om dagen hvoraf de fleste enten blev sat ned på kontanthjælp eller helt mistede forsørgelsesgrundlaget på grund af kontanthjælpsreglerne det betyder altså

at cirka otte tusind mennesker helt unødigt er kommet i denne situation på grund af regeringens tøven i denne sag det var ikke sket hvis regeringen med det samme havde benyttet sig af sit flertal sammen

det havde jo så været værd at vente på hvis valgløftet rent faktisk var blevet indfriet men skuffelsen var stor blandt vælgere patientforeninger og hos enhedslisten da regeringen omsider meldte ud her i begyndelsen af februar

så varighedsbegrænsningen sættes ned fra to og halvtreds til seks og tyve uger hvorefter den stadig sygemeldte overgår til kontanthjælp dog uden ægtefællemodregning det svarer til et indtægtstab på et sted mellem godt tre tusind kroner og knap syv tusind kroner om måneden det holdt lidt hårdt her i debatten men det lykkedes da at få den socialdemokratiske ordfører til at indrømme at det

flytte penge fra ydelserne og over til den tidlige indsats som ordføreren sagde nu kan man godt pludselig acceptere

at kommunerne og sundhedssystemet ikke sørger for at leve op til sygedagpengelovens krav om en tidlig og helhedsorienteret indsats og derfor er alt for længe om at få afklaret de langtidssyge så de hurtigst muligt kan hjælpes tilbage på arbejde eller blive visiteret til førtidspension det står desværre klart at vi ikke kan få flertal for vores forslag her i dag og regeringspartierne afviser at indfri et klokkeklart valgløfte på trods af at det eneste nye er at de netop er blevet regeringspartier og at de har overtaget vk regeringens økonomiske politik i bredeste forstand som der står i regeringsgrundlaget det eneste sådan rigtig gode ved den her debat var sfs ordførers store ærlighed ordføreren indrømmede jo

nu er en økonomisk prioritering og må jeg tilføje når vi ser hvad regeringen i øvrigt har fremsat af planer siden hen

en ny virkelighed der handler om at der skal være luft til skattelettelser til aktionærerne i de største og mest velpolstrede virksomheder i det her land det er bare for småligt ikke mindst når man ser på at der er tale om en beskeden udgift sammenlignet med de beløb regeringen har tænkt sig at bruge på at lempe selskabsskatten og andre skatter og afgifter der først og fremmest kommer nogle af de rigeste her i landet til gode regeringen vil nu indlede forhandlinger med folketingets partier om regeringens udspil til ændring af sygedagpengereglerne disse forhandlinger møder enhedslisten selvfølgelig op til hvis vi bliver inviteret med det formål at forbedre de nuværende regler men vi håber selvfølgelig at ministeren vil nå til den erkendelse at det bedste ville være at leve op til det man har lovet vælgerne

joachim b olsen stå og afvise vores forslag fordi han har en helt anden filosofi og noget af det vi måske lige overvejer og som gør at vi ikke bare lige opsøger den situation som herre joachim b olsen

kunne jo være en vis frygt for at herre joachim b olsen

ved et kommende folketingsvalg

der kommer noget der er værre ok

sætter op

der sker om forhåbentlig mange mange år når der kommer en ny socialdemokratisk regering måske sker det aldrig det kan være de forsvinder inden da men hvis det nu skulle ske

i socialdemokratiet vi kan bare føre den politik vi har lyst til

gør præcis hvad vi siger de brokker sig lidt der kommer lidt overskrifter i medierne

den ikke kan samle flertal for et forslag fordi enhedslisten stemmer imod det så er det regeringens valg

af det og så kender vi jo nogle parlamentariske spilleregler men når vi ikke opsøger situationen det kan være regeringen gør det

om at frygte noget som helst det handler bare om at kunne huske en lille smule tilbage på den anden side af det sidste folketingsvalg og så vil det jo

lysende klart at enhedslisten vil få langt mindre indflydelse i et folketing hvor herre joachim b olsen

har en bestemmende indflydelse end vi har med den nuværende sammensætning

og klager over at at den nuværende regering fører blå politik

har der været nogle citater om det var så nok ikke

det men der er alligevel ingen konsekvenser så kommer

mulighed for at påvirke det så jeg ved ikke hvad

herre bent bøgsted har hørt i min tale jeg har sådan set bare ridset op hvad enhedslistens princip

og det er at vi arbejder for at forbedre almindelige menneskers vilkår

de forbedringer vi kan skaffe et flertal for

til en kortvarig forlængelse af dagpengeperioden

imod når vi kommer med et forslag der kunne forbedre vilkårene for langtidssyge

jeg har såmænd bare ridset op hvad enhedslistens principper er for arbejdet i folketinget og dem følger vi og dem kender regeringen udmærket

af regeringens generelle økonomiske politik som vi på det seneste har set et rigtig skrækkeligt eksempel på nemlig med den såkaldte vækstplan

og dér er vores opgave i folketinget

prøve om vi kan overbevise regeringen om at den skal lave nogle forlig med enhedslisten til gavn for almindelige mennesker i det her land

jeg også vil prøve at spørge herre finn sørensen om er

støtte til regeringen sådan en blankocheck som enhedslisten har udstedt man

fremsætte det her forslag vel vidende at det ikke har en kinamands chance for at blive vedtaget

så sidder man til forhandlinger og der får man heller ikke noget som helst gennemført fordi regeringen jo ved at herre finn sørensen jævnfør

sagt her i aften under ingen omstændigheder kunne finde på at vælte regeringen er det sådan det forholder sig

for et forslag fordi både enhedslisten og den borgerlige side stemmer imod

går den jo allermest på at fru ulla tørnæs fuldstændig iskoldt

det er helt i orden at mennesker

og ikke raske nok til at komme tilbage i arbejde men heller ikke så syge at

noget man kan blive bedrøvet over når det samtidig bliver pakket ind i en masse ord om omsorg for syge mennesker og hvad ved jeg

jo absolut ingen indflydelse har man er oven i købet nødt til

vise for fuldstændig åbent tæppe at man ikke har haft tilstrækkelig indflydelse på regeringen til at man kunne få gennemført det

aftalt før valget og som man fik aftalt blev en del

ligefrem at skulle vise for åbent tæppe at man ikke har nogen indflydelse overhovedet på

hvor går grænsen for hvor meget herre finn sørensen skal udstille sin manglende

indflydelse på regeringens politik

da fru ulla tørnæs var beskæftigelsesminister

social dumping jeg kan godt forstå at ordføreren er voldsomt optaget af

så kunne det jo blive nemmere at spille

det spil man gerne vil spille for at komme tilbage til regeringsmagten

beslutningsforslag om at den kontante og skattefri udbetaling af efterlønsbidraget ikke skal have betydning for beregning af kontanthjælp uanset udbetalingstidspunktet vil betyde at der skal ske ændring

i lovgivningen med tilbagevirkende kraft da udbetalingsvinduet jo som det nok også er enhedslisten bekendt er lukket

første oktober to tusind og tolv

samtidig med udbetalingen af efterlønsbidraget for at kommunen skal se bort fra den kontante og skattefri udbetaling

politiske aftale og det er enhedslisten oplyst om for personer der har

regler har baggrund i den lovgivning der udmønter

og udmøntede aftalen om en senere tilbagetrækning fra maj to tusind og elleve og fremgår af en bekendtgørelse derfor kræver en ændring af reglerne tilslutning

også for at understrege at der er tale om en særlig undtagelse til hovedreglen om at kommunen ikke kan yde kontanthjælp

til andre forsørgelsesmuligheder herunder formue jeg synes det er vigtigt at pege på at en vedtagelse af beslutningsforslaget

som foreslås af enhedslisten vil betyde at formue der hidrører

den kontante og skattefri udbetaling af efterlønsbidraget altid vil være undtaget

derfor kan kan regeringen ikke

udbetalt af ens indbetalte efterløn ikke modregnes i kontanthjælpen så kom der en ny bekendtgørelse den sjette marts hvor der lige pludselig var

skal bare spørge ministeren er det måske

medlemmerne fra a kassernes side fordi der er et ord der er ændret nemlig samtidig

der er kommet i klemme fordi der ikke er

den præcise ordlyd er det selvfølgelig dybt ulykkeligt hvis det har ramt

nogle borgere men det ændrer ikke på

vi ikke ønsker at støtte beslutningsforslaget her

det der såkaldte vindue blev åbnet op i april hvori det fremgår at

vejledning inden den nye vejledning kom

alle steder derfor mener jeg at når der har været lovsjusk som jeg vil kalde det så skal det være ministeren der står inde for

en kontanthjælpsmodtager der vil komme

understrege det nok en gang der skal altid vejledes

udsteder jeg hverken vejledninger eller bekendtgørelser det gør ministeren men jeg skal som lovgiver og dermed medansvarlig for den lov der er grundlaget for de vejledninger som ministeren har udstedt være den første til at beklage hvis der

undervejs det mener jeg

er det er det mindste man kan gøre men jeg vil gerne understrege at vejledninger cirkulærer bekendtgørelser er ministerens

så det spørgsmål herre jørgen arbo bæhr netop har stillet mig er et spørgsmål som herre jørgen arbo bæhr må stille

herre jørgen arbo bæhr fik fra ministeren men det er ikke en begrundelse for at stille det til mig for det er ikke mit område det er ministerens ansvar og det er ministeren der må svare på det spørgsmål

enhedslisten kan stille mig til ansvar for cirkulærer og andet der udstedes under ministeransvar fra beskæftigelsesministeriets side jeg forsøger blot at fortolke ministerens svar til enhedslisten og intet andet det vil jeg gerne understrege og jeg forstod på ministeren at der ikke var sket fejl men at der måske var nogle ting der

præciseres i en vejledning og det har jeg faktisk respekt for at ministeren så har sørget for blev bragt i orden når alt det her så er sagt synes jeg det er vigtigt at holde fast i hovedreglen for hvornår man er berettiget til kontanthjælp

seks måneders periode i to tusind og tolv reglerne om udbetalingen indebar at udbetalingen i den periode ikke skulle anses som en formue ved beregning af kontanthjælpen hvis udbetalingen fandt sted til en arbejdsløs person der samtidig modtog kontanthjælp

personligt at det var et godt forslag der friholdt de mennesker som var på kontanthjælp i de seks måneder

det gøre at de resten af deres tid hvis de kom på

udbetalt så derfor støtter socialdemokratiet ministerens indstilling

par spørgsmål nummer fem og seks

hvor det fremgår når efterlønsbidragene

det bemærkes i den sammenhæng at der ved udmøntningen af tilbagetrækningsreformen med hjemmel i den eksisterende bemyndigelsesbestemmelse i § femten i lov om aktiv socialpolitik vil blive fastsat

hidrører fra en ekstraordinær udbetaling af indbetalte efterlønsbidrag på gunstigere vilkår for personer

og som benytter muligheden for at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt på de gunstigere vilkår i to tusind og tolv vil dette betyde at disse udbetalinger af efterlønsbidrag ikke får indflydelse på beregningen af kontanthjælp

jeg går jo ud fra at

vil indgå i kommunernes vurdering og at de lever op

hvis ikke kommunen

lever op til det som ministeren har skrevet

så er der vel grundlag for at

kan rejse en sag imod kommunens tolkning af reglerne

ved også at jeg i hvert fald

andre der var i samme situation hvor kommunen når de har lavet beregning af kontanthjælp

lader det stå på kontoen så siger svaret fra ministeren

så indgår det i den formue man har

det udbetalt og så bare lade det stå

bruge det på et senere tidspunkt jeg kender i hvert fald

det udbetalt og der har kommunen ikke gjort

regres eller frataget dem kontanthjælpen

hvordan kommunerne agerer

også noget de skal rette sig når ministeren har skrevet det og

selvfølgelig lægge sag an

det er uberettiget men man kan ikke lade pengene stå i lang tid som herre jan johansen også var inde på

at der er en jurist

der vurderer hvordan situationen er i forhold til vejledningen forhold til de svar som ministeren

være sådan at hvis der er nogen der føler at at de er blevet klemt så må de jo få en jurist at se på sammenhængen en

måske ved lidt mere om det og kan tolke lidt på det i forhold til hvad kommunens folk gør

leve op til det som står i loven og de

ind på hendes konto og så står det som en formue det er sådan jeg tolker

jeg er stadig væk ikke jurist og så må herre jørgen arbo bæhr få en jurist til at se på det

at der er tale om en særlig undtagelse

og denne regel tilsiger at kommunen ikke kan yde kontanthjælp hvis en person har formue der kan dække det økonomiske behov den generelle formueregel er en følge af at kontanthjælpen så at sige er sidste skanse i

økonomiske sikkerhedsnet jeg vil også

at en vedtagelse af beslutningsforslaget vil bevirke at formue der stammer fra kontant eller skattefrie udbetalinger af efterlønsbidrag altid ville være undtaget fra at skulle dække en persons økonomiske behov så samlet set

kan radikale venstre ikke

sit efterlønsbidrag

kunne få beregnet en ydelse når de havde spist formuen op også formue som hidrørte fra udbetaling af efterløns og fleksydelsesbidrag som aktuelt stod på deres konto vi ser sådan på det at vi må erkende at det jo desværre ikke

de præcise grænser der sættes for at være omfattet eller ej af en særlig ordning opleves rimelige af alle især naturligvis ikke

som ikke når inden for ordningens grænser det er jo netop det vi taler om her altså en særlig gunstig ordning hvor der undtages fra kontanthjælpsreglernes almindelige bestemmelser om formue

ganske særlig situation

ser vi også sådan på det at reglerne er ret klare

i øvrigt følger samme model som blev brugt i forbindelse med udbetaling af sp midlerne endvidere har jeg fået oplyst at en ændring af reglerne i virkeligheden også vil kræve tilslutning

forligspartierne bag tilbagetrækningsaftalen hvilke

også må indrømme jeg ikke anser for en reel mulighed

de her situationer hvor mennesker føler at de

indtil da var der nogle vejledninger som jeg forstår nogle synes har været uklare mens andre siger nej de var ikke uklare og alle

de oplysninger jeg støtter mig

for personer der modtager kontanthjælp eller starthjælp og som benytter muligheden for at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt i perioden april til oktober to tusind og tolv betyder dette at disse udbetalinger af efterlønsbidrag ikke får indflydelse på beregning af kontanthjælp eller starthjælp

kan ordføreren ikke forstå

medlemmerne som står og skal søge om kontanthjælp

ikke forstår at de ikke er blevet vejledt om

kunne de have fået udbetalt efterlønsbidraget

personer som modtager

som modtager kontanthjælp i den situation hvor de får udbetalt efterløns eller fleksydelsesbidrag

der hvor man administrerer de her regler ved man jo godt at man i virkeligheden skal vente på bekendtgørelsen og

har enhedslisten en pointe hvis det er sådan at der er blevet vedtaget en lovgivning

er blevet forskelsbehandlet hvis mennesker er blevet forskelsbehandlet på baggrund af en lov som er vedtaget inde i folketinget

blevet behandlet ens så er det selvfølgelig et problem men jeg synes

er noget som tilhører ministeren og som ministeren må svare på derfor

skete der noget i deres liv

udbetalt deres indbetalte efterlønsbidrag som udgangspunkt

er det i virkeligheden nogle af dem der har det sværest

hvorfor lavede man en undtagelse

fordi man gerne ville sige at de folk

som udmøntede det angreb på efterlønnen som de borgerlige og ikke mindst de ultrablå radikale havde aftalt før valget herefter har hun klappet hælene sammen gennem bekendtgørelser og vejledninger

ført en efterlønspolitik som hun tidligere var lodret imod som om det ikke var nok har hun skærpet angrebet på nogle af de svageste i forlængelse af efterlønsindgrebet fik dem der har indbetalt år dog lov til at få deres indbetalinger tilbage skattefrit gennem bekendtgørelser og vejledninger

i februar to tusind og tolv blev sendt til brug i a kassernes rådgivning af deres medlemmer blev det slået fast at kommunen skal se bort fra formue som hidrører fra en ekstraordinær udbetaling

for personer der modtager kontanthjælp eller starthjælp og som benytter muligheden for at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt i perioden april til oktober to tusind og tolv betyder det at disse udbetalinger af efterlønsbidrag ikke får indflydelse på beregningen af kontanthjælp eller starthjælp men så

en ny bekendtgørelse den sjette marts to tusind og tolv om kapitalpensioner

personen er kontanthjælpsmodtager og så kommer ordet

synes faktisk at man skal være en form for sprogspasser for at forstå det lille ord samtidig det er faktisk første gang at man overhovedet ser formuleringen samtidig

i bekendtgørelser og vejledninger om dette emne

er den formulering der har været afgørende for at personer der har fået udbetalt efterlønsbidrag før de søgte kontanthjælp er blevet afvist i de tilfælde som

alvorligt og langvarigt syge mennesker

da de modtog sygedagpenge og som blev henvist til kontanthjælp da kommunen efterfølgende standsede sygedagpengene med andre ord snakker vi om langtidssygemeldte som desværre i første omgang blev ramt af at regeringen ikke opfyldte

et slag i ansigtet når de tror at de kan bruge deres egne penge når de har fået udbetalt deres efterlønsbidrag et konkret eksempel er et sygemeldt foa medlem som mistede retten til sygedagpenge den første maj to tusind og tolv

i starten af april ud fra en overbevisning om at udbetalt efterlønsbidrag ikke ville blive modregnet i kontanthjælpen hvis hun havde ventet med at hæve

til den første maj ville der ikke

hvis hun havde vidst dette havde hun selvfølgelig ventet med at hæve bidraget

såvel ministeren som de andre ordførere

men har været ude for en hændelse så de måske bliver tvunget til at hæve deres egne indbetalte penge til efterløn

frataget muligheden for at få kontanthjælp fordi de har hævet deres egne penge det er svært at forstå

for dem selv jeg vil opfordre til at prøve at forstå

og for nogles vedkommende står over for at deres dagpengeret snart ophører

magtpåliggende for os igennem en længere periode at gøre hvad vi kan og igangsætte en række initiativer for at afhjælpe de problemer vi står over for jeg tror

mange af de mennesker der står over for at deres dagpengeret kan ophøre her i første halvår af to tusind og og tretten

dagpengereformen og den valgte indfasning deraf står de pludselig over for det meget svære at deres dagpengeret risikerer at ophøre det er der al

det har der også været fra regeringens side

og det vil der fortsat være jeg er ikke mindst glad for den uddannelsesordning vi har aftalt

de borgere hvis dagpengeret ophører her i første halvår og tretten får mulighed for at gå i gang med uddannelse

de er sikret forsørgelse derudover har vi jo taget en en række

initiativer i beskæftigelsespolitikken

har regeringen netop fremlagt en større pakke for at sikre vækst og skabelse af flere private arbejdspladser i danmark og ligegyldigt hvordan man vender og drejer det

det bedste svar på arbejdsløshed jo

i fællesskab som samfund bliver bedre til

skabe fastholde og udvikle arbejdspladser i vores samfund ikke mindst i den private sektor som

den vej regeringen ønsker at gå og derfor stemmer vi også nej til beslutningsforslaget her som jeg synes

det ønske vi har om et arbejdsmarked der er reelt

side og fra regeringens side imod det har vi i øvrigt været igennem rigtig mange år

det fundament vores beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedspolitik skal stå på

en central del af vores dagpengesystem ligegyldigt hvad man måtte mene om den to årige dagpengeperiode til den er holdningerne som bekendt forskellige så synes jeg den vigtigste opgave der står

er at sikre en beskæftigelsespolitik der er i stand til at understøtte at mennesker kommer hurtigt i arbejde

årevis år efter år på dagpenge er hverken løsningen på de lediges problemer eller

jeg tror også man må sige at det på mange måder har taget længere tid at få vristet danmark fri af krisen end mange først havde forventet derfor er der behov for en ekstraordinær indsats

når vi fremlægger en samlet plan for vækst og arbejdspladser i danmark

en række af de forskellige værktøjer som der peges på fra forskellige sider for at understøtte

et erhvervsklima og dermed arbejdspladser i danmark

selskabsskattelettelser det er helt korrekt og

fremrykning af af investeringer blandt andet boligrenoveringer så det er altså en en samlet pakke og det er

at man får et stærkere fundament at stå på i stedet for som der har været eksempler på at spilde lediges tid så jo man har ret til at blive behandlet ordentligt det er grundlaget for vores velfærdssamfund det bør også være grundlaget for alt hvad vi foretager os i beskæftigelsespolitikken

dagpengene er en relativt høj

en manglende løn i tilfælde af ledighed men nej selvfølgelig skal den ikke være ubegrænset

nogle hænger fast i langtidsledighed hvad jeg jeg personlig betragter som som noget af det allermest

at der blev foretaget en halvering af dagpengeperioden så når vi frem til folketingsvalget i to tusind og elleve

som både indeholdt et nyt politisk flertal en ny regering

en meget meget stor opbakning til de partier som

de nye regler på dagpengeområdet den virkelighed i folketinget anerkender og respekterer og overholder vi selvfølgelig

ligegyldigt hvad man måtte mene om dagpengereformen i to tusind og ti synes jeg den vigtigste opgave er at sikre en beskæftigelsespolitik som får mennesker i

også set med de arbejdsløses briller er vigtigere at at mennesker kommer hurtigt i arbejde end at man med det her beslutningsforslag

at hvis ikke man er i stand til at finde et arbejde eller i øvrigt

komme i beskæftigelse hvad hvad metoder man end måtte tage i brug skal man være garanteret dagpenge

i rigtig rigtig mange år og det

af dagpengeperioden af en varighed der sikrer genoptjening af en ny dagpengeperiode

er derfor forslaget hedder en jobgaranti så står der hvis dette ikke er muligt modtager den ledige dagpenge frem til han eller hun får tilbudt arbejde

vi gerne vil give de ledige et arbejde

de skal have et tilbud om et ordinært arbejde og hvis

skulle være den tryghed de havde hvis de blev arbejdsløse så nu synes

sådan at samfundet kan sørge for at der er fuld beskæftigelse vi lever ikke i en planøkonomi og jeg tror ikke der er ret mange af os der ønsker at leve i en planøkonomi ej heller i det danske folketing og det betyder selvfølgelig at det

kunne opnå adgang til beskæftigelse indgår

som en del af vores arbejdsmarked vi kan bruge beskæftigelsespolitikken til at understøtte at mennesker når derhen og at forudsætningerne for at man kan indtræde på arbejdsmarkedet er bedst mulige

understøtte at der skabes flere arbejdspladser men samfundet kan ikke ikke sikre en jobgaranti i det danske samfund

ikke anbefale at der er ubegrænset adgang til dagpenge i det danske samfund det har

at det skal være op til den enkelte arbejdsgiver at ansætte dem de mener er mest kvalificerede til jobbet denne uholdbare og kortsigtede løsning vil desuden tvinge virksomheder til at finde på stillinger der umiddelbart er unødvendige afsluttende vil jeg opsummere at venstre ikke støtter b ni og halvtreds det handler om at fremtidens job skal etableres af virksomheder vi kan fra folketingets side bidrage til at forbedre vilkårene for virksomhederne i danmark

enhedslistens statsfinansierede job så skal jeg på det konservative folkepartis vegne

har været i stand til at tilbyde den ledige et job altså er der ikke tale om at vi fastholder den ledige på arbejdsløshedsdagpenge jeg vil bede ordføreren

det ikke rigtigt som jeg siger at hvis de ledige er på dagpenge i lang tid så er det fordi de ikke er blevet tilbudt et ordinært job for hvis de bliver

bortfalder retten til dagpenge

at ansætte det må og skal være en leder i den offentlige sektor der bestemmer hvem man ansætter og man må tage udgangspunkt i at man ønsker den bedst kvalificerede til de opgaver der skal løses uanset om det er i den private eller i den offentlige sektor derfor er vi ikke tilhænger af at man på den her måde forlods skal reservere job til ledige og hvis ikke

at lade den ledige forblive i dagpengesystemet altså at give en uendelig garanti for at hvis ikke

forblive på dagpenge det mener vi ikke er vejen frem og det mener vi slet ikke er den måde hvorpå vi løser det problem som vi tidligere på dagen diskuterede

hvordan vi sikrer at vi har den arbejdskraft og den arbejdsressource som vi har brug for i det danske samfund altså med andre ord hvordan vi får udvidet

engang at diskutere kan jeg høre men arbejdsmarkedet skal også stå til rådighed for de

her beslutning eller en lignende beslutning så sker der det at arbejdsmarkedet arbejdsmarkedet fastholder den ledige uden for arbejdsmarkedet hvis det passer arbejdsmarkedet og det duer jo ikke derfor vil vi med det her forslag sikre at de arbejdsløse mindst hvert andet år kommer ud og

er det ikke fornuftigt at arbejdsløse

kunnet få den arbejdskraft de efterspørger

nødsaget til at ansætte udenlandsk arbejdskraft vi har over halvtredstusind udenlandske arbejdstagere i det danske samfund

sådan set velkomne men jeg synes det er et paradoks at vi samtidig

og tredivetusind arbejdsmarkedsparate som er enten på kontanthjælp eller dagpenge

alt det vi kan det er netop derfor at regeringen hele tiden har fokus på at skaffe arbejdspladser og lave gode indsatser

arbejdsløse vi har styrket jobskabelsen gennem massive offentlige

i blandt andet supersygehuse store trafikinvesteringer i jernbanenettet og grøn omstilling de offentlige

vores allerstørste udfordring lige nu er at sætte gang i væksten derfor har regeringen præsenteret et vækstudspil der understøtter stærke og konkurrencedygtige virksomheder for det er dem der skal skabe arbejdspladser til de mange mennesker der i dag står uden arbejde en forbedring af rammevilkårene for de danske virksomheder kan imidlertid ikke stå alene den nødvendige arbejdskraft skal også være til rådighed og have de kompetencer som erhvervslivet efterspørger

der brug for en aktiv arbejdsmarkedspolitik der hjælper de arbejdsløse videre alt for mange hænger i dag fast i passiv forsørgelse det er en ulykke for den enkelte det er dyrt for fællesskabet og det er hverken progressivt eller solidarisk

formår at hjælpe det enkelte menneske med at dygtiggøre sig og komme styrket videre i job eller uddannelse uanset om vi taler kontanthjælp arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge må systemerne ikke fastholde mennesker vi kan ikke indrette systemer sådan at for eksempel kontanthjælp eller sygedagpenge bliver en sliske hen

permanent udstødelse af arbejdsmarkedet

andet derfor for nylig fremlagt reformudspil på sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet

ansvarliggør den enkelte jeg tror at noget af det mest frustrerende er hvis man ikke har oplevelsen af at stå ved roret i sit eget liv og jeg tror såmænd også at det gælder arbejdsløse derfor skal vi hjælpe de arbejdsløse men ejerskabet for den enkeltes ledighedsforløb skal være hos den enkelte med enhedslistens

om jobgaranti lægger man ansvaret for at komme i arbejde over på det offentlige det mener vi ikke er den

skal selvfølgelig sikre rammerne for jobskabelse og hjælp der understøtter de

vej tilbage i job men vi skal ikke garantere hver enkelt et job samtidig betyder forslaget reelt at det vil være umuligt at opbruge dagpengeretten vi mener ikke at løsningen på den aktuelle arbejdsløshedssituation er en uendelig dagpengeperiode det er vigtigt at

i at ansvaret for at komme i arbejde først og fremmest er den enkeltes

ikke noget nyt i heller ikke for et parti der baserer arbejdsmarkedspolitikken på princippet om ret og pligt for med retten til hjælp følger pligten til selv at tage ansvar for at komme ind på arbejdsmarkedet og bidrage til fællesskabet hvis man kan og når jeg siger hvis man kan

i vores reformer kontanthjælpsreformen og indsatsen

hvis man først gør den pligt at man nøjes med dagpengene og går to år og gør alt det man skal

ordinært arbejde det er vel det der er målet med alt

opgaverne sådan at det er den enkeltes opgave at finde et arbejde det hørte jeg ordføreren sige

arbejde inden for de sidste tretten uger af dagpengeperioden af en varighed der sikrer genoptjening af en ny dagpengeperiode hvis dette ikke

muligt modtager den ledige dagpenge frem til han eller hun får tilbudt arbejde

man ikke får tilbudt arbejde i otte år i ti år i tolv år i femten år i sytten år i en og tyve år

med enhedslisten der sådan set

det er ikke rigtigt for den enkelte at blive fastholdt på dagpenge eller blive fastholdt på en passiv

det er rigtigt for den enkelte at vi sammen med den enkelte gør alt hvad vi kan for at få vedkommende i gang i stedet for at et forslag som det her siger til den enkelte

var jo en en hel del der

nu skulle tilbage til en fire årig dagpengeperiode og enhedslisten havde

det ikke igennem i forbindelse med finanslovforhandlingerne og dengang hvor regeringsgrundlaget blev lavet

at lægge pres på regeringen

er ligesom i det gamle sovjet

i kina bliver alle tilbudt arbejde til en dollar om dagen

noget i den stil og så er de ude som

betød heller ingenting det samfund spillede fallit i kina har de også erkendt at det

i kina i dag har flere millionærer

med at man skal tilbydes et arbejde

staten og tilbyder en et job

to år igen indtil der er tretten uger tilbage og

det er ikke et system dansk

dagpengegaranti ad gangen så må jeg

jo sige ok så nøjes vi med den to årige dagpengeperiode er det så et urimeligt ønske eller et urimeligt krav at man hvert tredje år

sørger for at man får det arbejde er det er det for dansk folkeparti noget helt utopisk at man

tredje år er det så rimeligt at det er den arbejdsløse der skal betale prisen for at der er nogle politikere der ikke kan sørge for at lede det her land sådan at

rimeligt at det er den arbejdsløse

skal er det en rimelig fordeling af ret og pligt

de kan tage kontakt til nogle virksomheder og finde ud af om der er mulighed for at få et job

skal den enkelte selvfølgelig tage det job men vi ved også godt i dag at situationen er sådan

man ikke lyst til at tage et job der kun giver ret til den mindste dagpengesats

modtager den ledige dagpenge frem til han eller hun får tilbudt arbejde lad mig sige det med det samme i radikale venstre

gruppe af vores medborgere som enten har opbrugt eller står til at opbruge deres dagpengeret

vi har handlet på det vi har hele tiden konstant vurderet situationen det er en alvorlig situation og nøje tilrettelagt initiativer som kan medvirke til at løse udfordringerne der må vi også bare sige at

udfordringer der er dog lyspunkter og et af lyspunkterne er

danske arbejdsmarked selv om

en høj grad af jobomsætning hvert eneste år

ikke så høj som man kunne frygte

hvor hårdt vi er blevet ramt af den økonomiske krise i øvrigt så der er lyspunkter og arbejdsmarkedet

men ikke for den gruppe af borgere som netop er i den situation

ud over at række håndholdte initiativer såsom akutpakke og akutjob

regeringen meget ambitiøst og passioneret vil jeg sige slået ind på en reformkurs formålet er at skabe ny vækst høj beskæftigelse

men det er selvfølgelig

under meget vanskelige betingelser det er i bund og grund den bedste socialpolitik vi kan føre

vi mener at velfærd også handler om at kunne få sig et job

er også den bedste måde at sikre

at flest muligt ledige kommer i arbejde

til den enkeltes muligheder i tilværelsen

velfærdssamfundet som sådan derfor vil vi arbejde mod arbejdsløshed

langtidsledighed og arbejde for øget beskæftigelse vi har gennemført

reformer på en lang række områder såsom førtidspension og fleksjob og derudover initieret klimainvesteringer og en udviklingspakke

kommet på banen med en ny og meget ambitiøs vækstplan for danmark så man kan sige

få flere inkluderet i vores arbejdsfællesskaber vi har bare forskellige måder hvorpå vi vil nå den samme

vi

ledige et job

mindst hvert tredje år kunne få tilknytning til en arbejdsplads og

bedre end fire års dagpenge og så

kan give den garanti er det så ikke

ledige det handler netop om at gøre det som er det rigtige i stedet for

som enhedslisten gerne vil men som faktisk undergraver de lediges muligheder på længere sigt hvis ikke der er

fortsat at arbejde for at sikre alle ledige et job og det vil jeg garantere at vi vil arbejde sammen med alle gode kræfter om det er dybt ulykkeligt at vi er i en situation med alt for mange ledige og endnu mere ulykkeligt at nogle ledige står til at miste deres understøttelse hvis der ikke meget hurtigt findes jobmuligheder til dem det tager vi meget alvorligt heldigvis

der løbende initiativer fra regeringen og folketinget for at skabe arbejdspladser i danmark og dermed også job til de ledige som det her forslag sigter på at hjælpe dagpengeperiodens længde kan og bør efter min mening også løbende diskuteres sf var imod en nedsættelse af dagpengeperioden til to år der findes så vidt jeg kan konstatere stadig ikke et flertal i folketinget for en ændring uanset hvad vi så måtte mene

offentlige investeringer med renoveringer af skoler og plejeboliger og øvrige forsømte bygninger veje jernbanestrækninger

den radikale ordfører nævnte lige før en lang række tiltag som den nuværende regering og et flertal i folketinget har besluttet at putte penge i er alt sammen for at bidrage til at skabe job vi vil altså meget gerne arbejde for at sikre job til alle men nogen garanti for job mener jeg ikke at vi kan udstede her og nu fra sfs side

os går projektet altså ud på at sikre at alle

fuldstændig enige i at man selvfølgelig også skal adressere den udfordring der handler om at tage sig ordentligt af folk som er

arbejder vi også løbende på men jeg kan jo stå her og sige nu

vi mener at man løbende skal diskutere og forholde sig til

først og fremmest at sikre alle job og dernæst at sikre alle der ikke kan få job

i øjeblikket med regeringens opbakning i i befolkningen er at befolkningen ikke rigtig

kunne begejstre folk med i hvert fald så sent

som regeringen kan blive enige om men også at sige

vi i øvrigt arbejde ad den vej det synes jeg ikke er nogen dårlig ting at gøre det har ikke noget med noget verdensfjernt at gøre for det eksisterede jo engang der vil jeg høre om ikke sf har nogen

dagpenge og et helt års genoptjening for eksempel en mellemting mellem det og så de gamle regler

politik på det her område er som jeg sagde før først og fremmest at sikre alle job og dernæst at sikre alle forsørgelse

det vil koste hvad det vil betyde for arbejdsudbuddet og

som ikke kan beskrives som andet end et halvkommunistisk planøkonomisk

smadre det danske arbejdsmarked

på dagpengeperioden i danmark

den stadig væk er den mest lukrative dagpengeperiode

komme på dagpenge i danmark skal man have været i arbejde i to og halvtreds uger inden

tre og tredive procent af referenceperioden for at

bedre end i alle andre lande omkring os i

i holland er det i hele to og halvfjerds procent af referenceperioden

i sverige er den femten måneder

også en lang dagpengeperiode i danmark i holland

tre måneder og så kan den forlænges

hvert år man har været i arbejde

kræves en og tyve års arbejde

dagpenge har haft en indkomst på fem og halvfjerds procent af gennemsnitsindkomsten bliver man i danmark og holland kompenseret så man får en dagpengesats der ligger på fem og halvfjerds procent af ens tidligere indkomst i sverige og tyskland er det

storbritannien er det kun halvtreds procent så vi har allerede et meget meget gavmildt og lukrativt

i danmark jeg er ret sikker på at man

komme til at lave reformer af dagpengeperioden igen inden for en overskuelig fremtid

skulle lave en ny reform og der vil

skiven og det er et udtryk for

en eller anden virkelighedsopfattelse som som ikke deles af ret mange

ret mange partier selv om vi er uenige om mange ting

en præmis som er helt skør for det er jo ikke os herinde der skal sikre arbejde til folk vi skal sikre nogle rammevilkår der gør at der bliver skabt nogle job ude i den virkelige verden så præmissen for forslaget er forkert og ude

et stykke arbejde det synes vi ikke er nogen utopisk tanke og det burde være en selvfølgelig

til rådighed for os mindst en gang hvert tredje år det kalder vi en jobgaranti vi har set at

som jo vil halvere dagpengene og har gjort det og fordoblet

har lagt en masse begrænsninger på de arbejdsløse det er tilsyneladende også radikalt anderledes end svaret fra den nuværende regering

fastholder de borgerliges forringelser på dagpengeområdet de forringelser som sf og

fandt usympatiske og det der er meget værre da de blev fremlagt

regeringen fastholder og underdriver hele tiden det problem der er nemlig at rigtig mange mennesker på

forhøjelse står til at miste dagpengeretten tusinde

hver eneste måned i to tusind og tolv opnåede enhedslisten ved finanslovforhandlingerne at udsætte indfasningen af

dagpengeperiode med et halvt år det var ikke nogen løsning på problemet men en udskydelse

skiftede slangen på cyklen der var punkteret næh vi lappede den og regeringens svar på det uløste men men udskudte

for øvrigt sikkert som en naturlov at rigtig mange af de arbejdsløse ville finde sig et arbejde når de stod over for at ryge ud af dagpengesystemet

således har en socialdemokratisk ledet regering nu tilsluttet sig det reaktionære borgerlige synspunkt at de ledige mestendels er dovne og nasser på det generøse danske dagpengesystem det ligger under overfladen når vi diskuterer det og jeg synes det er ubehageligt

det skulle være en hel og dækkende løsning på problemet sagde en af de ledende ministre

så gået er de ledige blevet pisket

allerede i januar måtte regeringen revidere sit skøn over hvor mange der ville ryge ud af dagpengesystemet i første halvår af to tusind og tretten

treogtyvetusind altså mere end dobbelt så mange som regeringen troede i efteråret

mærkeligt når regeringen i alle spørgsmål fastholder

øget udbud af arbejdskraft

arbejdsløshed af sig selv skaber flere

så gået med akutjobbene ja

der er opslået rigtig mange job men der er flere problemer det mest oplagte er at det generelt slet ikke er de langtidsledige der får dem ifølge a4s undersøgelse i slutningen af januar er det under hvert femte akutjob der rent faktisk besættes af ledige helt grelt er det inden for

de private arbejdsgivere der ikke har opfyldt deres lovede kvote

deres dagpenge så meget for finanslovens fulde og hele løsning derudover kan vi konstatere at der langtfra er match mellem de akutjob der opslås og de brancher hvor arbejdsløsheden er højst for eksempel er der opslået tretten

en og halvfjerds akutjob til en hundrede og to og fyrre langtidsledige

en og halvfjerds akutjob til sygeplejersker

hundrede og to og fyrre langtidsledige sygeplejersker

omvendt er kun fem procent af de opslåede job henvendt til ufaglærte

ergo er der problemer i systemet og konsekvensen af at akutjobpakken kun er en meget begrænset løsning

at mange tusinde fortsat vil

falde ud af dagpengesystemet ifølge

samvirke røg fem tusind to hundrede og halvfjerds mennesker ud af

deres dagpengeret i januar måned og sandsynligvis må regeringen endnu en gang revidere deres prognoser om

så længe regeringen ikke målrettet skaber job

til rådighed for arbejdsmarkedet uden at få en chance for at få et job derfor ville det klæde regeringen at turde

give en garanti det kunne også underbygge troen på at deres planer havde et reelt indhold det er derfor vi foreslår en jobgaranti så alle arbejdsløse mindst hvert tredje år har ret til at få tilknytning til arbejdsmarkedet og ikke ender ude hvor man har meget meget svært ved at komme tilbage

sammenhæng mellem ret og pligt jeg forstår at det er regeringens eller i hvert fald arbejdsministerens slogan

og hvis ikke politikken slår til så må det

der udfører og gennemfører politikken som giver garantien for at man så ikke ryger durk ned igennem systemet det er ganske almindelig

og hvad ved jeg det er ganske almindelig velfærdspolitik udviklet gennem generationer af arbejderbevægelsen og det synes jeg vi skal holde fast i og derfor opfordrer jeg selvfølgelig folketingets

to